har afgivet beretning om nedsættelse af en parlamentarisk

personfølsomme oplysninger og et effektivt tilsyn med offentlige institutioner såvel som private virksomheders

danske produktionsvirksomheder der måtte fyre folk under krisen men som nu er begyndt at ansætte igen

der er travlt ordrebogen er fuld og den største bekymring er

optimisme i dansk erhvervsliv for to måneder siden besøgte jeg slotsgården i horsens

med demens slotsgården er et af de mange ældrecentre og plejehjem rundtom i danmark hvor engagerede mennesker knokler for at de mennesker der selv har arbejdet hårdt gennem livet kan få en tryg og værdig alderdom

til vores svageste ældre flere job og bedre velfærd det er balancen i regeringens politik

gennem krisen uden skår i vores solidariske samfund

står vi et helt andet sted end for tre år siden økonomien voksede med næsten en procent i de første tre måneder af året det viser danmarks statistiks foreløbige tal og det seneste år er otteogtyvetusind flere kommet i arbejde ledigheden er faldet eksporten er steget og boligmarkedet har

bliver billedet mere klart danmark er i fremgang og meget tyder på at fremgangen vil bide sig fast og tage til i de kommende år det er forventningen

der har fået det bedre vi har også gennemført markante sociale forbedringer for udsatte børn

danmark er tilbage på sporet

nogle ser velfærdssamfundet som en omkostning der skal holdes nede så den private sektor kan vokse

jeg tror på et samfund hvor vi tager ansvar for hinanden og får alle med jeg tror på et land med tryghed og ordentlighed jeg tror på et frit lige og solidarisk danmark

så det offentlige forbrug kan vokse med lidt mere end tre milliard kroner hvert år når vi kommer frem til år

blevet til to og tyve milliard kroner ekstra om året sammenlignet med nulvækst og to og tyve milliarder kroner er en forskel der kan mærkes det er mere end vi bruger

gymnasier og erhvervsuddannelser tilsammen

det er ikke luksus

flere penge når der kommer flere ældre der skal til lægen eller på sygehuset når vi skal indføre ny og bedre kræftbehandling

effektivt et eksempel når borgeren bliver genoptrænet hjemme og ikke på hospitalet

for den enkelte og billigere for kommunen og regionen

og tyve vil vi frigøre tolv milliard

at arbejdet bliver tilrettelagt bedre og den offentlige sektor bliver mere

og bruges der hvor de gør mest gavn for danskerne regeringen fører en politik i balance

og tyve og vi har sociale

i en grøn togfond og på sundhedsområdet

ikke acceptere at det er bankkontoens størrelse der skal bestemme hvornår du får tid hos lægen og derfor har vi afskaffet fradraget for sundhedsforsikringer regeringen ønsker et stærkt offentligt sundhedsvæsen

flere ældre patienter og flere kronisk syge

og halvtreds million kroner regeringen vil heller ikke acceptere at nogle former for sygdom regnes for finere end andre i mange år blev psykiatrien forsømt jeg ved ikke om det skyldes fordomme eller at psykiske sygdomme er mindre synlige end fysiske

en depression mennesker med psykisk sygdom skal have samme vilkår som alle andre patienter

forholdene for dem der arbejder i psykiatrien skal også være bedre de to ting hænger sammen

vi har oplevet situationer der har skadet patienter og medarbejdere vi har oplevet tragiske tilfælde hvor det endte med drab det er forfærdeligt og ingen kan desværre garantere at det ikke sker igen

fremmest arbejder vi målrettet på at løfte hele psykiatrien vi har givet flere sengepladser til de psykiatriske afdelinger

og sårbare børn og unge får hurtigere hjælp nu tager vi et skridt videre for tre uger siden offentliggjorde regeringen en langsigtet plan for en ny og moderne psykiatri vi vil tilføre psykiatrien en

udbygge den ambulante psykiatri det er en historisk investering jeg synes det er på tide så er det heldigvis muligt at komme sig

styrke rehabiliteringen

få det til at lykkes ledere og medarbejdere på sygehuse og i botilbud lægen i almen praksis sagsbehandleren i jobcenteret og du og jeg som naboer kolleger patienter eller pårørende

mennesker skal behandles med ordentlighed og respekt

deres arbejde

meningsløs aktivering

deres situation det skyldes ikke medarbejderne på jobcentrene

understrege

regeringen vil sætte den enkelte i centrum for arbejdsløse er ikke ens

mennesker med forskellige erfaringer og

på uddannelse af de arbejdsløse

på de ledige der har mindst uddannelse

målet er at flere ledige skal i varig beskæftigelse

det bedste vi kan gøre for den enkelte og for fællesskabet er at give folk mulighed for at arbejde når vi har historisk høje

arbejde til malere murere og elektrikere rundtom i landet

så er det med ét mål for øje arbejdspladser gennem mange år har danmark haltet efter for eksempel sverige og tyskland når det handler om at blive mere produktive og vores konkurrenceevne er blevet svækket vi skal styrke erhvervslivets vilkår så vi kan fastholde gode og vellønnede job her i danmark

i fuld gang sidste år

den største vækstplan i mange år med markante skatte og afgiftslettelser i år har regeringen fremlagt en stor vækstpakke med næsten halvfems forslag

de skal supplere hinanden tilsammen betyder de

for at skabe arbejdspladser i danmark

nemmere at skabe job vi vil nedbringe den tid som stat og kommuner er om at klare sager for virksomhederne for eksempel de halvtredstusind byggesager som kommunerne behandler hvert år

finansiering vi forlænger vækstlåneordningen for mindre virksomheder der ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed for at få banklån

og serviceydelser billigere

det vil give lavere priser på el varme og vand til virksomhederne og forbrugerne lavere omkostninger

er oppe mod en hård international konkurrence regeringen er

fortsat skal være industriarbejdspladser i danmark produktion er vigtig for at skabe job

og udvikling i danmark samtidig har vi høje ambitioner for vores miljø og klima det giver grønne arbejdspladser

at bygge vindmøller eller solceller derfor lemper vi virksomhedernes udgifter til rumvarme med samlet fem milliard kroner frem mod

vi sænker pso afgifter på energi med seks milliard

på alle niveauer

danmarks bedste kort i den globale konkurrence derfor skal vi give

at blive dygtigere er nok den stærkeste kraft til at forandre et menneskes liv og til at forandre vores samfund

altid være en mærkesag for regeringen

om to måneder starter børnene i en ny folkeskole

får mange lærere deres skemaer for næste skoleår der skal arbejdes på nye måder der bliver stillet andre krav og der er nye muligheder børn lærere forældre pædagoger og skoleledere

at få det til at fungere

og samarbejdsformer som skal prøves af og som måske bliver bedre i

alting virker som det skal fra dag et forandringer kræver noget af os men de giver mere

har de yngste elever fået en ekstra time fra klokken tretten til fjorten hvor pædagoger og lærere står for lege med bogstavlyde og matematik det går så godt at skolen også bruge pædagogerne i de ældste klasser på naur sir skole i holstebro har eleverne prøvet at blive længere på skolen

i tureby på sjælland er der faglig læsning i

det kræver tid til at fordybe sig

en langt bedre forståelse af stoffet

og nye måder at lære på

på den sammenhængende og afvekslende skoledag som mere end en halv million børn vil møde efter sommerferien

hvad vil de efter sommerferien

skal i gang med en ungdomsuddannelse

jeg

det går den vej

ingen uddannelser er finere end andre vi skal anerkende en stolthed og en glæde

praktisk arbejde danmark har brug for procesoperatører mediegrafikere tandklinikassistenter og de

i ti år

flere timer og et fast timetal med det klare mål at uddanne flere og bedre på de faglige uddannelser regeringen vil arbejde videre med at forbedre vores uddannelser

når så mange unge tager

på universiteterne uddanner vi for mange nogle steder og for få andre steder det er nogle af de spørgsmål vi skal tage fat på vores uddannelser skal have en høj kvalitet

den kræver samarbejde på skoler og uddannelsesinstitutioner

er med i aftalen om folkeskolen og i aftalen om erhvervsuddannelserne

hvor vi taler åbent med hinanden og finder løsninger

og hvor vi viser at vi kan mere sammen end hver for sig det lykkedes eu norge og færøerne at blive enige om en aftale for makrelfiskeriet jeg håber at det også kan lykkes at finde en løsning for sildefiskeriet det er en sag som kunne have udfordret vores rigsfællesskab men både færøerne og danmark

ikke at slå skår i vores forhold landsstyret har haft en forståelse for danmarks situation som medlem af både eu og rigsfællesskabet

hvor vigtigt det er for et menneske

at danmark og grønland arbejder sammen om hvordan vi kan give de juridisk faderløse mulighed for

grønland har brug for at udvikle sine erhverv

kan udnytte sine råstoffer bedre i morgen vedtager vi følgelovgivningen til den grønlandske storskalalov

udlændinges opholds og arbejdstilladelser på plads for storskalaprojekter i grønland det er en forudsætning for at for eksempel det store jernmineprojekt i isukasia kan sættes i gang

og indlandsisen trækker sig tilbage få steder er det tydeligere end ved jakobshavn isbræ ved ilulissat som jeg besøgte i marts måned sammen med

ban ki moon

klimaforandringer de grønlandske fangeres vilkår ændrer sig når isen smelter i andre dele af verden bliver mennesker udfordret af tørke eller kraftige regnskyl regeringen vil arbejde for et ambitiøst resultat ved fns klimatopmøde i paris til næste år og vi arbejder for at eu går

for klima og energipolitikken danmark har interesse i ambitiøse internationale mål danske virksomheder er førende inden for pumper vindmøller og energiteknologi og som samfund er vi langt med den grønne omstilling

ekspertise giver dansk indflydelse

en vigtig del af årets to store erhvervsfremstød de største danske fremstød i asien

spidsen for et meget succesfuldt statsbesøg i kina med et rekordstort antal danske virksomheder

og store dele af den japanske energisektor

den danske eksport af energiteknologi har aldrig

grønt og bæredygtigt samfund

i kina i japan

det gælder også i verdens konfliktområder danmark står ikke på sidelinjen vi engagerer os

ud over vores grænser og det giver os indflydelse

med at få de kemiske stoffer væk fra syrien en vigtig opgave som vi løser på vegne af det internationale samfund og en mission uden fortilfælde

udsendte har ydet på de danske skibe

i afghanistan har vores kampvogne afsluttet deres sidste operation og nu kan den danske lejr pakkes helt ned efter otte års indsats i helmandprovinsen jeg har besøgt helmand flere gange

hvordan danske soldater og udsendte har løftet opgaven

i dansk udenrigspolitik men vi lukker

det internationale samfund skal sikre de resultater vi har opnået derfor vil regeringen drøfte med partierne hvordan det danske engagement i afghanistan skal sammensættes

første januar to tusind og femten fred og sikkerhed er ingen selvfølge

vi har sendt f seksten fly til estland for at støtte overvågningen af luftrummet over de baltiske lande og vi

ud til den trængte befolkning i ukraine danmark har været med til at sikre at eu landene står sammen om at lægge pres på rusland så landet ændrer kurs vi har vist at solidaritet for os i danmark ikke bare er ord

handling

forsvar for fred og frihed i europa forudsætter

med de andre medlemslande i eu det er krisen i ukraine et tydeligt eksempel på

danmark er ikke nogen isoleret ø økonomien i europa og resten af verden har konsekvenser for danske arbejdspladser organiseret kriminalitet kender ingen grænser

ikke vælge til eller fra men vi kan vælge

hverdag i danmark patentdomstolen er et praktisk og konkret eksempel på de muligheder vi har i det europæiske samarbejde

for to uger siden sagde et rungende flertal af vælgerne ja til at danmark skal være med

europa parlamentet gav også et sikkert flertal til de partier som ønsker et stærkt europæisk fællesskab samtidig fik skeptikerne stor opbakning

det op til dem at levere resultater for vælgerne

nogle mener at danmark

ved at samarbejde mindre jeg er ikke

det forholder sig lige omvendt

når vi deltager aktivt i det europæiske samarbejde derfor arbejder regeringen på at være så tæt på kernen i eu som muligt et eksempel europa skal begrænse sin afhængighed af importeret energi af hensyn til miljøet og af hensyn til vores sikkerhed det er en dansk mærkesag

til at begrænse europas energiafhængighed

at vi gør en forskel i samarbejdet

et velfungerende indre marked

så vi ikke konkurrerer på dårlig arbejdsmiljøbeskyttelse eller mangelfuld

mærkesager hvor vi gør en forskel spørgsmålet om velfærdsydelser

også her i salen min holdning er klar

flytte derhen hvor de kan få et arbejde

stor velfærdsstat og det skal eu heller ikke

vi vil arbejde for at eu reglerne fremover afspejler en virkelighed hvor der jo er store forskelle i indkomster og velfærdsydelser

som jeg vil opfordre de ansvarlige partier i folketinget til at bakke op om

som det desværre har været tilfældet med

arbejde

også når det er besværligt

vi skal have modet til at træffe svære beslutninger vi skal have viljen til at samarbejde og komme videre

var for tre år siden arbejdspladser forsvandt familier havde det svært og usikkerheden var stor

ikke mere nu går det fremad

der får en endnu bedre folkeskole

danmark er tilbage på sporet

og nu skal vi holde

ufinansierede skattelettelser eller med ufinansieret velfærd tiden er til en ansvarlig politik

flere job og bedre velfærd et danmark

den pointe så frem for at dvæle ved folketingsåret der er gået vil jeg hellere se fremad men lige et lille tilbageblik først på valgnatten for snart tre år siden sagde jeg at venstre ville være konsekvente konstruktive i vores

har holdt vores løfte hver gang regeringen har været parat til at tage et skridt i den rigtige retning lavere selskabsskat højere beskæftigelsesfradrag lavere topskattegrænse lavere afgifter så har vi været der taget ansvar og gjort skridtene længere end oprindelig foreslået det har været godt for det samarbejdende folkestyre og det har først og fremmest være godt for danmark på det solide fundament af reformer vi lavede i min regerings sidste leveår skattereformen fra to tusind og ni genopretningspakken fra to tusind og ti og tilbagetrækningsreformen fra to tusind og elleve har vi sammen bygget videre og på den måde bidraget til at danmark har klaret sig nogenlunde i de svære kriseår

ikke i mål jeg ved godt at der det næste års tid frem til valget vil blive arbejdet benhårdt på at genskabe det falske skel i dansk politik ved sidste valg var det jo velfærd eller skattelettelser selv om skattelettelserne er der endnu og der endda er kommet flere til næste gang bliver det så velfærd eller udgiftsstop for mig og for venstre er det nu som dengang falske modsætninger

vores ansvar at sikre

holder vores tid ud derfor skal vi videre ikke ved at lukke danmark af ikke ved at håne de virksomheder der flytter arbejdspladser ud af landet for at sikre virksomhedens overlevelse eller de virksomheder der bruger østeuropæisk arbejdskraft for at sikre deres virksomheds overlevelse i danmark ikke ved at lukke øjnene for udfordringerne de mange unge der fortsat tabes i vores skolesystem eller de alt for mange der er placeret på kanten af arbejdsmarkedet men ved at se udfordringerne i øjnene

ved at handle konsekvent

et moderniseret kontanthjælpsloft en jobreform som sikrer at det bedre kan betale sig at tage skridtet fra ledighed ind på arbejdsmarkedet

var der ikke over ottehundredetusind men cirka

og halvtredstusind færre på offentlig forsørgelse

om året det er både god samfundsøkonomi og god socialpolitik for fremtiden skal vi mere målrettet øge vores velstand private arbejdspladser er forudsætningen for velfærd det er en helt grundlæggende erkendelse som mange og

mit eget parti har manglet fra tid til anden vi har glemt at vi kun har råd til en stor offentlig sektor fordi vi har et stærkt erhvervsliv som skaber arbejdspladser og eksport vi fremtidssikrer ikke velfærden ved at bruge en stadig større andel af vores fælles penge på offentlige

vi fremtidssikrer velfærden ved at gøre danmark til et stadig rigere og mere velstående land det kræver at vi systematisk driver byrder skatter og afgifter ned og det kræver at vi genfinder vores sunde fornuft så vi ikke lægger barrierer i vejen for danmarks vækstmuligheder i form af overimplementering af eu regler konkurrenceforvridende danske særregler og så videre for fremtiden skal vi gøre velfærden bedre men ikke dyrere

at det er muligt uanset om man til næste år kan bruge hundrede kroner eller hundrede kroner og tres øre

forbrug men det kræver selvfølgelig at vi bliver enige om at når vi gerne vil bruge lidt ekstra ét sted i den

lidt mindre et andet sted og der er steder hvor jeg mener der skal skæres ned i det offentlige

skal vi for eksempel reformere vores udviklingsbistand til fn niveau vi skal fortsætte reformerne af beskæftigelsespolitikken og vi skal normalisere vores udlændingepolitik

for fremtiden skal flere udlændinge som bidrager til vores velstand hertil balancen i dansk udlændingepolitik skal ændres så vi åbner langt mere op for arbejdskraft og studieindvandring fra lande med et godt integrationspotentiale til gengæld skal familiesammenføringen strammes op og kriminelle udlændinge skal ud vi ønsker et åbent danmark for dem der kan

for fremtiden skal danmark aktivt være en del af europa danmark hører hjemme i europa ikke i socialstateuropa men i et slankt og stærkt europa der samarbejder dybere om det der betyder noget forskning samhandel energi infrastruktur grænseoverskridende kriminalitet og dropper det der irriterer nidkær detailregulering kvindekvoter skolemælksordninger og det er vel at mærke også den lære der kan drages af valget og folkeafstemningen for et par uger siden på en og samme tid en betydelig skepsis og så et rungende ja til den patentdomstol som simpelt hen bare er fornuftig i venstre er vi klar til at tage den lære til os det betyder at vi ikke skal være bange for at spørge danskerne når vi har en god europæisk idé

jeg gerne på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti

folketinget konstaterer at regeringens politik på trods af enkelte tegn på bedring i økonomien ikke har formået at skabe reel vækst i danmark der har samlet set ikke været vækst i dansk økonomi i perioden to tusind

og danmark har udsigt til en af de laveste vækstrater i

der er behov for en ambitiøs vækstpakke der gennem lavere energiafgifter og målrettede initiativer sikrer at det bedre kan betale sig at arbejde og bidrage til væksten i dansk økonomi folketinget beklager at regeringen gennem en afskaffelse af kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen har skabt en situation hvor kontanthjælpsmodtagere har en meget svag økonomisk tilskyndelse til at tage et arbejde folketinget beklager blandt andet derfor at regeringen med lempelser af udlændingepolitikken har svækket integrationen og opfordrer regeringen til igen at sikre en balance i udlændingepolitikken så flere af de udlændinge der kommer til danmark

det der er sigtelinjen vi har ikke taget stilling til

råderum det frigiver skal bruges det skal gøres så fornuftigt som muligt og jeg har meget klart også i mit indlæg her i dag peget på at et af de steder hvor vi virkelig har en udfordring i danmark er i bunden

sammen med det forhold at det for for mange mennesker

et arbejde det vi normalt kalder et lavtlønsjob det truer

set på mange måder sammenhængskraften i vores samfund og derfor er det en prioritet udelukker det så at man også kan lave andre skattelettelser nej selvfølgelig ikke jeg forhandlede selv den skattereform i to tusind og ni hvor vi lavede den største sænkning af marginalskatten siden indkomstskatten blev indført i nitten hundrede og tre

med

jo et faktum hvis man tager højde for løn og prisudviklingen har kommunerne næste år en serviceramme der er mindre end den de har i år så vi turnerer ikke rundt med den slags notater vi turnerer rundt med politik

grundholdning

her lille land er udfordret hinsides konjunkturerne vi glæder os over at det lysner

så regeringen har kunnet bygge videre på et solidt fundament som som vi skabte men det ændrer ikke ved at der er nogle strukturelle udfordringer

der udfører arbejde i danmark samtidig med at vi har det stigende antal kontanthjælpsmodtagere som ikke fejler andet

arbejdsløse så er det et samfundsmæssigt problem vi er nødt til at gøre noget ved helt uafhængigt af hvad der måtte stå

jo lige præcis om nogle finansministerielle beregninger og det fremgår sort på hvidt af det svar som man henviser til at forudsætningen for at de tal

passer er at man fjerner topskatten med de penge der kommer ud af venstres nulvækstpolitik så anerkender ordføreren finansministeriets beregninger og at der faktisk bliver

regnemetoder men det jeg giver udtryk for her er en politisk holdning det er en analyse af danmark som siger at det er et problem at der er nogle balancer der er tippet

men for os er det ikke godt nok at vi har mere end ottehundredetusind på offentlig forsørgelse for os er det ikke godt nok at selv når vi har indfaset den skattereform vi lavede med regeringen for et par år siden

stadig væk være en kvart million danskere som ikke har nogen nævneværdig gevinst af at tage sig et arbejde for os er det ikke godt nok

iagttage en situation hvor vi har en stigning i østeuropæisk arbejdskraft i danmark

set være velkomne nogle skal lave arbejdet i en situation hvor vi samtidig har arbejdsløshed det er vi nødt til at gøre noget ved og det gør vi ikke ved enøjet

lade verdens største offentlige sektor blive endnu større det gør vi ved at lempe nogle rammevilkår for danskerne og erhvervslivet det handler om penge men det handler jo om mere end det det handler om meget mere end

provenuet fra nulvækst til at fjerne

som venstres egen politiske ordfører og adskillige andre har udtalt det til forskellige medier igennem de sidste måneder lad os bare holde os til fru inger støjberg i den her omgang og det konkrete citat jeg læste op før er det eller er det ikke

bruge de midler der kommer fra nulvækst færre penge til velfærd på at fjerne

betyder at man reguleret for løn og prisudviklingen har det samme i morgen som man havde i går og det har kommunerne ikke

nej det er venstres prioritet det er venstres prioritet at lave så målrettede skattelettelser i bunden af indkomstskalaen som vi har mulighed for for at løse det kæmpeproblem vi har i danmark med at for mange danskere er parkeret uden for skabet som i stedet burde være en del af det aktive fællesskab det er vores prioritet udelukker det så hvis der er råderum til mere at vi kunne fortsætte med

at gøre noget ved marginalskatten nej selvfølgelig udelukker det ikke det

flere private arbejdspladser

for mig det skal jeg jo ikke blande mig i men i venstre har vi altså den analyse af danmarks udfordringer at vi har brug for at skabe flere private arbejdspladser og vi har brug for at se på vores skattesystem og på vores arbejdsmarkedspolitik med henblik på at sikre at flere danskere kan få nogle af de arbejdspladser som rent faktisk udbydes jeg har intet imod østeuropæisk arbejdskraft

har set at der har været en stigning

job der ikke nødvendigvis kalder på de store uddannelsesmæssige kvalifikationer samtidig med at vi har en stigning

skal spares nogen stillinger for det første er der en god gang hykleri i alt det her

regeringen har præsideret over en politik hvor der totalt set i dag er seks tusind færre offentligt ansatte end da regeringen tog over og kigger man på de borgernære områder ude i kommunerne

større der er kommet tal i dag frem

på på syttentusind men hvad betyder udgiftsstop udgiftsstop betyder at der er den samme købekraft i morgen som der var i går man kan købe de samme varer

eget storkøkken så kommer der flere offentligt ansatte hvis der er en kommune der i dag laver pensionistmaden selv i eget køkken

udliciterer det så kommer der færre offentligt ansatte men udgiftsstoppet skaber jo det samme rum som der hele tiden har været samtidig med at det frigør de ressourcer der skal bruges til at vi kan drive skatter afgifter byrder

nu kom det jo frem for et par uger siden at venstre har modtaget halvfjerdstusind kroner fra

man har glemt at fortælle danskerne om det har jo så ført til nogle spekulationer om om det var med vilje at man ikke fortalte det hvad pengene er gået til og

gå ind i jeg vil spørge herre lars løkke rasmussen om det

også for venstre og skabe større åbenhed og gennemsigtighed for borgerne hvis nu

vide hvem der betaler herre lars løkke rasmussens

vi ved med sikkerhed er at pakken fjerner de fem tusind arbejdspladser der er skabt

boligjobordningen og de der kommer til på den anden hånd kommer primært ved at man forbedrer forskerskatteordningen

af den økonomiske politik og erhvervspolitikken generelt det handler om at frigøre økonomi til at sætte byrder og skatter og afgifter nederst det handler om at genåbne den del af arbejdsmarkedet for danskere som i dag reelt ikke er åbent

ved systematisk at lave nabolandecheck ved at have et system der sikrer at vi ikke overimplementerer eu regler sådan som fødevareministeren kom for skade at gøre det fornylig

man var ved at forvandle dansk landbrug til

det rene alpelandbrug det handler om en stribe tiltag

skabe noget mere vækst i den private sektor fordi det nu engang er sådan at forudsætningen for velfærd er velstand og velstand skabes

at være til stede her i dag og høre hvordan man nu bygger op til en konflikt mellem velfærd og udgiftsstop

en regering som om nogen har lavet nulvækst ude i kommunerne

kommunerne næste år reelt har færre penge til rådighed end de har i år

lad os da få politikken tilbage jeg anerkender fuldt ud de resultater regeringen har

vi lavede mens jeg var statsminister og som skulle rulles tilbage men heldigvis står der endnu men vi bør da føre en samtale med hinanden om om danmark stadig væk har udfordringer

vi da gøre noget ved og derfor er vores prioritet ikke at lette topskatten vores prioritet er så målrettet som muligt at gøre noget i bunden af indkomstskalaen

det er både det sure og det søde det er det søde skattelettelser og det er det sure kunne man sige et moderne kontanthjælpsloft for

er et problem at regeringen har revet kontanthjælpsloftet ned med den effekt til følge at et kontanthjælpsægtepar er i den situation at den ene skal ud at finde et arbejde til femogtredivetusind kroner om måneden

hvor vi reelt har en kæmpe udfordring i danmark i dag er i bunden af indkomstskalaen hvor gevinsten

at flytte sig fra ikke at være på arbejdsmarkedet til at være på arbejdsmarkedet er for lille

det så at vi også har en ambition om at sænke marginalskatterne nej det er ikke nogen fremmed tanke for os jeg forhandlede selv

hvor vi lavede den største sænkning af skatten på den sidsttjente krone siden indkomstskatten blev indført i nitten

spørgerens eget parti var imod men den står der endnu og jeg glæder mig over at vi jo i

har gjort den endnu mere robust ved at hæve topskattegrænsen yderligere det er os ikke nogen fremmed tanke men politik består i at prioritere noget er vigtigere end noget andet og det vi peger på er vigtigheden af at det overhovedet kan betale sig at arbejde snarere end at det for sådan en som mig kan betale sig

er da glad for at kunne sige det en gang mere

det synes vi fordi det gør det for dyrt at være dansker og det gør det for dyrt at drive virksomhed det er derfor arbejdspladser flytter ud af landet det er derfor arbejdskraft flytter ind i landet

det skal vi gøre noget ved vi vil gerne sætte mange skatter ned men man er nødt til at prioritere og noget er vigtigere end noget

vigtigste lige nu og her men som ikke udelukker

at vi altså har udenlandsk arbejdskraft på områder som kunne bestrides af danskere men hvor det ikke sker og en af forklaringerne er at den økonomiske gevinst ved at tage den type arbejde ikke er stor nok det ønsker vi at gøre noget ved og jeg skal beklage

i i omegnen af hundrede milliard

har vi den ambition at det bør kunne gøres billigere det har vi også en stribe forskellige forslag til

jeg har nævnt to hundrede og fem og tyve timersreglen jeg har nævnt en stribe ting og det er jo alt sammen med det sigte at frigøre nogle ressourcer som kan investeres i rigtige danske arbejdspladser

at være konstruktive og konsekvente det vigtige for os er at vi tager skridt den

at beskæftigelsessystemet er det mest egnede til at lave den generelle oprustning af vores kompetencer som som efterspørges jeg så

set meget hellere at der her kunne ligge et tema til kommende overenskomstforhandlinger

den udfordring der består i at der findes mennesker

uddannelse op imod jævnaldrende som har fået gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser

men i givet fald er det da en bredere udfordring det er da ikke en udfordring der knytter sig til dem der

er blevet ledige det er da en bred samfundsmæssig udfordring som må knytte sig til hele spørgsmålet om hvordan vi generelt

der er målet det der er målet

sikre at velstanden og dermed velfærden i vores samfund bliver mere holdbare det er det der er målet og udgiftsstoppet er drivmidlet for hvis man har en stram disciplin på en kendt ramme der så i øvrigt vokser år for år med pris

for jeg var jo selv den sundhedsminister der i sin tid fjernede ventelisterne

anderledes nu har regeringen brugt en lille milliard kroner på at sætte ulandsbistanden

på at føre en slappere udlændingepolitik det er da penge som jeg hellere vil bruge

jeg kan pege på at det finanslovsforslag vi fremlagde sidste år var et finanslovsforslag

både sikrede velfærd

jo få syn for sagen efter sommerferien når vi fremlægger vores finanslovsforslag

og vores politiske prioritet er

forslag til vedtagelse her i dag jeg må sige at vi har ti års

at kunne arbejde sammen også på en måde hvor

at være konstruktiv og afstå fra det polemiske så jeg skal slet ikke repetere hele listen her

meget der binder os sammen jeg er helt sikker på at noget af det der binder os sammen

arbejde også for folk med små indkomster noget af det der binder os sammen er hvordan vi prioriterer de offentlige udgifter

et fælles ønske det er så afvejet lidt forskelligt

om at reducere vores udviklingsbistand for at bruge pengene på noget andet der er et fælles ønske om at lave et kontanthjælpsloft for i stedet at bruge pengene på noget andet

bedre kontrol med den grænseoverskridende kriminalitet det første spørgerens regering gjorde var jo at fjerne de fem og halvtreds million

vi havde sat af til en styrket toldkontrol for i stedet at kaste dem ind i udlændingepolitikken der tror jeg at de fire partier jeg kan i hvert fald tale for mit eget er enige om at det da skal rulles tilbage vi skal da investere begavet i at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet og det kræver blandt andet en oprustning af

toldindsats vi foreslår efter svensk forbillede det handler ikke om grænsebomme

om på en begavet og intelligent måde

og nummerpladescanning at have en intelligent måde

det lidt på hovedet at vi nu skal stå og forklare hvordan vi ikke vil bruge nogle penge vi ikke vil bruge mens regeringen som altså for hver gang vi bruger hundrede kr

når man lægger øre til det regeringen vil så vil regeringen gerne tegne et billede af at med de her tres øre er allehånde problemer løst der kan man tale til børnefamilierne man kan tale til de ældre man kan tale til de syge man kan tale til forskerne man kan tale til erhvervslivet

jeg tror politik må bestå i at man siger at noget er vigtigere end noget andet og det jeg siger meget meget klart så jeg tror det

kan forstås er at det vigtigste nu er at gøre det

det gør man ved at lave målrettede skattelettelser i

tres øre

at vi vil klare os med den hundredkroneseddel vi har fremskrevet med løn og

har modet viljen og evnen til at tage nogle områder og skære ned

få plads til prioriteret velfærd jeg har peget på udviklingsbistanden jeg har peget på beskæftigelsespolitikken jeg har peget på udlændingepolitikken

det hvordan kan vi nedbringe de omkostninger vi har

pengene for alvor ligger tænk hvis vi kunne føre en politik

og halvtredstusind færre på offentlig forsørgelse tænk hvad det ville give af livsglæde for de mennesker der kunne

aktive på arbejdsmarkedet tænk hvad det kunne frigøre af penge både

tres øre til at blegne ved siden af det der er vores ambition

skabe et samfund med bedre sammenhængskraft

kan garantere er at man ikke vil opleve at vi stikker en kurs ud

en hundrede og firs grader og gå den anden vej

og så danskerne har noget at vælge mellem målet må være at skabe jobs jobs og jobs

hvis vi skaber jobs skaber vi velstand så skaber vi faktisk også skatteindtægter og så skaber vi råd til at at vi kan betale for den grundlæggende velfærd som vi alle sammen herinde i folketinget er enige om at vi gerne vil have råd til mit spørgsmål

det giver fjortentusind jobs

allermest brug for det er også det der løfter danskere

er også det der løfter folk ud af en svær situation nemlig at være på overførselsindkomst så vi kan godt gøre begge dele vi kan godt lette i bunden det er vi med på

det venstre gerne vil men vi skal også lette i toppen

skabe et arbejdsmarked for danskerne

det handler ikke kun om hvor mange arbejdspladser vi genererer i danmark det handler også om hvordan de fyldes ud

sammenhængskraften vi synes at ottehundredetusind danskere på offentlig forsørgelse og

intet ondt ord sagt om nogen af dem som individer

det skal vi gøre noget ved betyder det jeg

vi gjort ad et antal omgange både dengang vi blev hånet for det da man kaldte det rødvinsreform og sagde at det var ufinansieret selv om det var finansieret krone til krone og også senere da den nye regering tog det til sig af hele deres hjerte af hele deres hjerte

at fjerne topskatten sandheden er jo bare den at vi herinde i folketinget er så bange for at tale om at fjerne topskatten fordi vi er bange for at det ender i misundelsesretorik fordi hele den del af salen

så ambitiøse at vi siger udgiftsstop og så ambitiøse at vi siger at vi skal have en mindre offentlig sektor

produktivitetskommissionen har jo peget på at vi kan spare op mod tres milliard kroner uden at få et forringet serviceniveau hvis vi bare organiserer os bedre så

at vi kan halvere selskabsskatten og at vi kan give betydelig større lettelser i bunden

der minder om måske seks milliard kroner vi lægger op til at lette i bunden for halvtreds milliard

altså tyvetusind kroner til hver eneste i arbejde

har vi et ambitiøst land så har vi et land med nogle rammer som vil tiltrække enorme mængder af arbejdspladser og dermed fremtidssikrer vi også den velfærd som vi

med til at sige tingene ligeud ja en mindre

til at tage alvorligt og det handler om tilliden

derfor agter jeg altså ikke at begå fortidens synder som består i at stille sig op og stikke en kurs ud og få vælgerne til at stemme i forvisning om at den bliver fulgt for så på valgnatten at dreje en hundrede og firs grader og gå den anden vej det vil

ikke lægge ryg til og derfor er vi realistiske i det vi siger jeg er helt enig i at der selvfølgelig er et betydeligt potentiale for

i den offentlige sektor der er masser af steder hvor det skriger til himlen så sent som i dag

se tal på fravær i den danske folkeskole hvor man nogle steder har tyve dages fravær hvad der

stort set ikke noget fravær man kan se det samme

man kan se det samme ude på sygehusafdelingerne der er da et betydeligt potentiale men jeg ved også for jeg har været der jeg har været minister i ti år at det kan man ikke bare knipse frem det kræver hårdt arbejde og i det omfang det lykkes kan man omdisponere pengene men man skal altså ikke sælge skindet før bjørnen

vil man kunne se at der er en ret

den handler om at gøre danmark rigere og rimeligere rigere ved at skabe mere vækst i den private sektor ved at få nogle flere private danske arbejdspladser både ved at lette de økonomiske byrder og rammevilkårene i øvrigt ved at lade være med hver gang der kommer en eu regel så lige at give den en ekstra skrue ved at se på hvad man

for eksempel at have en realistisk grøn profil alene i år skal

pso end det vi alle sammen troede for to år siden

linje hører også at gøre det mere attraktivt for folk med små indkomster at gå på arbejde det er vores prioritet det er vores sigtelinje det er vores retning

at gå ned på skadestuen velfærd er jo også at man hjemme i familien har har overskud og rummelighed at man føler en tillid til fremtiden sikkerhed for at arbejde til ens børn når de bliver store føler tillid til at huset kan sælges når det er blevet for stort og børnene flytter hjemmefra og den nære velfærd skabes ved at vi gør det mere attraktivt at arbejde og lave arbejdspladser det er derfor de tres øre skal investeres der de hundrede kroner skal investeres i bedre kollektiv velfærd og der synes vi noget er vigtigere end noget andet ja

stedet bruge pengene på danskernes velfærd

på beskæftigelsessystemet og i stedet bruge pengene et andet sted ja vi vil gerne rulle slapheden i udlændingepolitikken som foreløbig har kostet en milliard kr tilbage og bruge de penge på noget andet

netop set oppositionens statsministerkandidat herre lars løkke rasmussen gå på talerstolen

en ting der er som det plejer at være vi skal stadig væk hive og trække

de ærlige svar om venstres politik

hvor nulvæksten skal slå ned ja venstre ved man stadig hvor man har

og det er i danmark det er nu snart tre år siden at herre lars løkke rasmussen stod lige her på den her plads som statsminister og sagde at vi havde lagt krisen

var løst

med bilag og ubetalte regninger i finansministeriet nu har vi igen en robust økonomi hvor vi svarer enhver sit dengang var der minusvækst i den offentlige sektor nu har vi igen råd til velfærden

de seneste år er otteogtyvetusind danskere igen kommet i arbejde tænk engang otteogtyvetusind

der svarer til at alle indbyggerne

albertslund eller nordfyns kommune det sidste år er kommet i arbejde

det er ikke kommet af sig selv det har krævet hårdt arbejde og svære beslutninger vi har gennemført reformer der har

i det offentlige byggeri og ved at lette afgifter på virksomhederne og senest har vi fremlagt et vækstudspil

fortælle hvad venstres politik er der kommer ikke nogen politiske udspil vi ved ikke hvem der skal have de største skattelettelser

i dansk politik mens regeringen

står venstre afklædte tilbage i deres underbukser uden konkret politik det eneste vi kender til venstres politik er nogle nøje designede slogans nulvækst i den offentlige sektor vi skal køre længere på literen vi skal vende hver en krone og ja den er god nok det er

venstre jeg taler om et parti der jo ellers siger at de er bedst når der bliver talt politik det har vi andre

set efterlyst igennem lang tid

skal vi bevare og styrke vores velfærd

i årene der kommer vores prioritering er klar

og udvikle vores velfærd

vækst i det offentlige forbrug det er ikke guld og grønne skove og det er ikke nogen luksusordning men

der skal til for at vi kan passe ordentligt på hinanden her i danmark

hvis vi skal blive ved med at give vores børn og unge en ordentlig uddannelse

lidt flere penge på vores sygehuse så vi kan sikre at alle får den bedste behandling

de mange flere ældre

vil have hans politik

at han vil have vækst i den offentlige økonomi han siger at han vil bruge flere penge på velfærd

stillet danskerne gaver i udsigt for

kroner det der også går under navnet tulliarder

nye kloakker i hele landet skillevægge til toiletterne i børnehaverne der er masser af forslag at tage af men fælles for dem alle sammen er at der ikke er skygge af finansiering gaver for milliarder ingen til at tage regningen

politiske program lyder efterhånden som noget

min livret er gratis mad og drikkevarer af det gode mærke ad libitum

jeg synes herre kristian thulesen dahl bliver lidt for smart han siger en ting og gør noget andet det står helt klart

og også på hans ultimative krav om nulvækst man påstår jo godt nok i dansk folkeparti at sådan bliver det ikke men jeg har noteret mig at herre lars løkke rasmussen

må man også forstå at herre lars løkke rasmussen

har givet herre kristian thulesen dahl et tilbud han ikke kan afslå det er enten nulvækst eller også får du ikke mig som statsminister og det plejer

kommer ud af et forhandlingslokale har venstre fået sine nedskæringer og herre kristian thulesen dahl har fået en omgang flæskesteg nej

vi skal sikre at vores arbejdsløse får ordentlig hjælp til at finde et nyt arbejde vi skal sætte endnu mere gang i væksten så vi kan få endnu flere nye arbejdspladser i danmark

fri af krisen det gør vi kun gennem hårdt arbejde det arbejde har vi taget på os så vi fastholder at danmark er et land hvor der er arbejde at få hvor alle kommer med og hvor vi har råd til at passe på hinanden

doris jakobsen hun kan desværre ikke

har hun sendt sit indlæg til statsministeren

så vil jeg læse et forslag til vedtagelse op og det er på vegne af socialdemokraterne det radikale venstre sf og enhedslisten

at det er nødvendigt at skabe nye arbejdspladser på ordentlige vilkår og sikre en ansvarlig økonomisk politik der bygger på social og miljømæssig bæredygtighed det indebærer et fortsat opgør med social dumping og fokus på grøn omstilling til glæde for beskæftigelse klima og miljø folketinget konstaterer endvidere at der er brug for en reel vækst i de offentlige udgifter hvis vi skal bevare og udvikle det danske velfærdssamfund et velfærdssamfund der er kendetegnet ved stor lighed og bekæmpelse af fattigdom en ordentlig omsorg for børnene og vores ældre gratis uddannelse fri og lige adgang til sundhedsvæsenet og social ansvarlighed over for arbejdsløse syge og mennesker med handicap derimod

vil nulvækst i den offentlige sektor skade det velfærdssamfund som vi kender i danmark med dårligere service

skulle løse alle problemer jeg husker også de billigere billetter

den offentlige transport og jeg husker også de to ekstra lærere i klasserne

at forholde sig til de mange valgløfter som vi godt husker

den socialdemokratiske ordfører om at

som politiken beskriver i

at der er skåret syttentusind

hvordan harmonerer det egentlig

de mange valgløfter som man gav hvordan harmonerer det med det udsagn som

et danmark i dyb krise vi overtog regeringskontorer hvor det væltede med ubetalte regninger ud af hver eneste skuffe vi

på os og nu begynder resultaterne at vise sig det har ikke været nemt vi har

tage svære beslutninger også nogle beslutninger som

mange danskere har syntes var hårde men det lysner nu og vi er nået et sted hen hvor vi har betalt regningerne

at anerkende frem for at prøve at banke liv i en gammel debat om

en situation som vi har været optaget af at rydde op i

venstre og konservative det har været hårdt og det har betydet at

de skal have ros for nu er vi så nået til en situation hvor

mulighed for at se fremad og hvor vi har sagt

til en bedre velfærd fremover det står i skærende kontrast

fru inger støjbergs parti venstre ønsker at sætte af

er der mulighed for at vi kan få en bedre velfærd fremover at vi kan bruge lidt flere penge på at

har vi jo også set at der de sidste to år har været en positiv vækst under et i den offentlige sektor det ville der ikke have været mulighed for hvis vi skulle have haft den nulvækst som

betyder det i to tusind og tyve treogtredivetusind færre medarbejdere til at tage sig af os alle sammen end hvad man kan få med vores plan eller toogtyvetusind færre end i dag

nu pludselig er optaget af antallet af medarbejdere i vores omsorgserhverv for det er sandelig nye toner fra

fra to tusind og tolv til to tusind og femten det er et nødvendigt løft af de offentlige budgetter hvis vi skal give stat regioner og kommuner en reel mulighed for at bidrage til genopretningen af danmark

læser man politiken i dag hvor der står at inden for de sidste par år altså efter magten er skiftet til socialdemokratiet er der kommet syttentusind færre i det der kaldes den borgernære service i kommunerne altså de såkaldte varme hænder

der skal hjælpe vores ældre eller udsatte mennesker ude i kommunerne kan fru maja panduro ikke

ligesom vi nærmer os årsdagen for

begynder man at vende tilbage til det man gik til valg på sidste gang men

det giver da en formodning om at man fører valgkamp på ét

noget andet når man har magten og når man så skal til til valg igen

prøver man at sige til danskerne det vi egentlig sagde i sidste valgkamp vil vi nu begynde at fortælle jer igen i håb om at i vil give os magten

kristian thulesen dahl stod på den her talerstol

de gode forslag man kom med i dfs ældrepjece egentlig

sagde det har jeg ikke regnet på og så begyndte han at tale om noget med julemanden og den slags

er optaget af den vækstprocent som regeringen arbejder med så synes jeg egentlig også det var på tide at vi fik et svar fra herre kristian thulesen

uden at stille et eneste krav selv om herre lars løkke rasmussen stiller som ultimativt krav

hvorfor kan politiken i dag skrive

det der skulle handle om de ældre og det der skulle handle om

med den politik som vi ønsker at føre

hvorfor det er han insisterer på at pege på herre lars løkke rasmussen som statsminister på trods på trods af at det går stik imod alt hvad han selv politisk

man ikke ønsker at fremlægge sin plan for danskerne og ikke ønsker at fortælle hvad konsekvenserne af ens politik er når venstres finansordfører nu siger

skal de nok finde sig et arbejde

fireogtredivetusind faldt ud sidste år

fjortentusind står til at falde ud hvert eneste år fremover

nedskæringer som herre lars løkke rasmussen herre kristian thulesen dahl og fru margrethe vestager gennemførte

ikke på tide at en socialdemokratisk ledet regering siger selvfølgelig skal vi have et nyt dagpengesystem når fjortentusind mennesker står til at falde ud af

vi har lavet sammen med blandt andet enhedslisten

de mennesker som ellers ville lide under konsekvenserne af den meget voldsomme reform

opfinderen var jo herre kristian thulesen dahl som sidder hernede

muligheden for kompetenceløftet altså at vi sammen har sørget for

som opbruger deres dagpengeret der står fuldstændig uden forsørgelse

problemer for rigtig rigtig mange tusinde mennesker i danmark

fjortentusind falder ud årligt

som en kommission skal svare på synes socialdemokraterne

erkendelse af at det

langt flere der falder ud af systemet

at at de kommer med deres anbefalinger på det område for jeg tror på at vi kan gøre det lidt smartere

det knokler vi for derfor er det også at jeg er så glad for det beskæftigelsestal vi fik i sidste uge nemlig at otteogtyvetusind flere

om at man skulle produktivitetsforbedre for to procent uden at forringe

vi samtidig give danskerne fem tusind kroner

om året hvorfor er socialdemokraterne imod

og det står helt i skærende kontrast

det som venstre har meldt ud nemlig at det demografiske pres man ved kommer fra flere ældre

vil de dække ved effektiviseringer således at der ikke bliver en krone mere til bedre velfærd der siger vi at de tolv milliard

oven i det lægger vi to og tyve milliard kroner tre

skaffe de her to og tyve milliard

de her to og tyve milliard kroner til mere velfærd

i den offentlige sektor eller mere velfærd i den private sektor altså hos borgeren

borgeren der kan få lov til at beholde lidt flere af egne penge fem tusind kroner om året vil da betyde rigtig meget velfærd for den enkelte familie for en familie er det jo titusind kr hvis begge er i arbejde

helt konkret velfærd hvor man bruger af sine egne penge til det som man selv har mest lyst til hvorfor er det forkert set

ikke på kan lade sig gøre i det scenarie som herre anders samuelsen skitserer og som

ønsker jeg er bare spændt på hvad det ender med ovre i blå blok for efterhånden

har man jo et spænd på så mange milliarder at ikke engang betegnelsen tulliarder rigtig slår til i forhold til hvad man ønsker for

for vores offentlige sektor jeg glæder mig til at se en samlet plan fra blå blok

offentlig sektors størrelse så jo større den offentlige sektor er jo mere velfærd er der i danmark er det slet ikke sådan at det kunne falde fru maja panduro ind at hvis vi kan tjene flere penge i virksomhederne skabe flere job så flere danskere kan klare sig selv uden at være afhængige af den offentlige sektor så er det i sig selv

måde overhovedet at skabe mere offentlig velfærd på og så ville vi samtidig tjene flere penge så vi bedre

er jo ikke et sted hvor man kan plukke pengene oppe i nogle træer pengene kommer fra de private virksomheder er fru maja panduro ikke enig

er andre som har lagt op til at vi skal have nogle meget vilde og langvarige eksperimenter med med vores

økonomi og med vores offentlige sektor det ønsker jeg ikke jeg har det sådan med den offentlige sektor og den private sektor at jeg

på den der med at en offentligt ansat er

en som en privatansat slæber rundt på sin ryg

nogle gange kan lyde når man hører nogle af herre lars barfoeds meningsfæller jeg tror at en

er forudsætningerne for hinanden og det synes jeg i virkeligheden at danmark er

og jeg er stolt af at det er noget af det som man også internationalt lægger mærke til

vi skal holde fast i man må ikke være i tvivl om den her regerings optagethed af at skabe arbejdspladser det synes jeg egentlig også at vi har bevist i de sidste to en halv år men det må ikke

jo fordi både statsministeren i dag og nu også fru maja panduro stiller

man skal finde en eller anden balance imellem på den ene side arbejdspladser og på den anden side offentlig velfærd og sådan kan man ikke gøre det op man må gøre det op sådan at først skal der skabes nogle arbejdspladser så flest mulige danskere klarer sig uden offentlig forsørgelse

har vi jo bedre råd til at tage os ordentligt

som ikke kan klare sig selv hjælpe dem så de kan komme i gang med at klare sig selv det skaber en bedre offentlig sektor en bedre service for mennesker så det er jo ikke et spørgsmål om at vi som er interesseret i at virksomhederne tjener penge og folk får job i den private sektor er ude på

en dårlig offentlig sektor men den offentlige sektor bliver jo faktisk mindre i udgifter hvis der ikke er behov for at betale så mange penge til folk der er ledige

vækstinitiativer der skal skabe bedre muligheder for at vores virksomheder skal konkurrere og det er også grunden til at vi sidste år

jo heldigvis med bred opbakning i folketinget vedtog den vækstplan som

så bagefter mente var en fin lille plan og ikke var specielt imponeret over jeg er stolt over den og jeg tror at de to ting tilsammen

den meget interessante artikel i politiken i dag som

hvordan socialdemokraterne forklarer at man gik til valg

offentlig velfærd i kommunerne

godt tænke mig at høre hvordan forklarer socialdemokraterne det faktum at der ikke har været overensstemmelse mellem det man har sagt og det man

regningerne er betalt men det har ikke været nemt

herre peter skaarup siger at der skal være overensstemmelse mellem det man siger og det man gør

overensstemmelse mellem at sige at man ønsker en vækst i den offentlige sektor på nul

og så at pege på herre lars løkke rasmussen som statsminister og kunne herre peter skaarup ikke

hvor mange flere offentlige medarbejdere der mon ville komme

når vi bliver gamle når vi har brug for

hvordan går det så lige nu jamen det man har givet indtryk af er at danskerne er vældig godt stillet fordi

er vældig mange varme hænder og man er vældig god til at

stå for den offentlige velfærd men situationen har været

sig gøre man har mistet syttentusind varme hænder alene på to år ude i den kommunale verden hvor alle de her serviceydelser skal gives til borgerne så er det da ikke så underligt at man rundtomkring oplever at der er nedskæringer at der er effektiviseringer der gør at man ikke kan få den service man havde forventet

regeringen tænkt sig at gøre hvordan vil man forklare

politik og den forvaltning af danmark som vi overtog det har vi været optaget af at

bruge tre milliard kroner ekstra på vores velfærd på at tage sig af hinanden det er tre milliard

end det den statsministerkandidat

vi skal jo altid være optaget af hvad danskerne har lyst til at spørge os om og det er jeg også men jeg synes egentlig også det ville klæde dansk

at være en lille smule optaget af at forklare danskerne hvordan i himlens navn det skal hænge sammen at man med den ene hånd lover gaver

jeg er fuldstændig enig med den foregående spørger i at at forlange

en politik den her regering agter at stå på mål for

hvor mange færre offentligt ansatte i kommunerne er der blevet de sidste to år under den her regering

forventer regeringen at der vil blive

til næste år med en minusvækst i landets kommuner

i den offentlige sektor under et har der været en positiv vækst sidste år på nul

procent mere end hvad venstre

minusvækst i kommunerne så er mit spørgsmål helt kort

i jeg ved ikke hvor mange aviser i dag nemlig at der er blevet syttentusind færre offentligt ansatte i kommunerne de sidste to år under den her regering hvor mange færre offentligt ansatte forventer fru maja

til næste år nu hvor regeringen mener at der skal være minusvækst i kommunerne

at minusvækst i kommunerne som regeringen gerne

og glade dage derude nej det gør jeg ikke

det har det på grund af den krise danmark var i og det har det på grund af det morads som vi måtte rydde op i efter den borgerlige regering det har vi så gjort støt og roligt vi har

en situation hvor regningerne er betalt og hvor det er muligt at prioritere lidt flere penge til velfærd fremover

plan vil betyde treogtredivetusind færre medarbejdere om ganske få år i to tusind og tyve end med den økonomi som vi opererer med det synes jeg egentlig venstre

skulle tage at fortælle danskerne ærligt om

et stykke arbejde som man egentlig synes er overflødigt og som man synes bare kan undværes

tusind mennesker i og to tusind og tretten er røget ud af dagpengesystemet mit spørgsmål til den socialdemokratiske ordfører

på dagpengeproblemet før kommissionen kommer med der er

nemlig spørgsmålet om genoptjeningsretten hvor lang tid det tager

angreb på den danske arbejdsmarkedsmodel vi overhovedet har haft

gerne appellere lidt til socialdemokraterne jeg tror ikke det er en overraskelse at det er noget af det

gået til finanslovsforhandlingerne med

det tager at genoptjene retten til dagpenge

spørge socialdemokraternes ordfører det

som sfs formand også skitserer her her det gælder både den midlertidige forlængelse

sammen med enhedslisten har sørget for at der ikke er nogen der kommer til at stå fuldstændig uden forsørgelse som man ellers ville have gjort med den voldsomme reform med en voldsom indfasning

den borgerlige regering indførte og som herre kristian thulesen dahl fandt på og og foreslog ovre i finansministeriet

som i det fremgår klart og tydeligt at den politik der

har været ført under denne regering har medført færre midler

er det en udvikling som socialdemokraterne er tilfredse med

vil blot bede om at man bekræfter eller afkræfter at der er kommet syttentusind færre offentligt ansatte i den kommunale sektor i de sidste to

at få vænnet sig til en ny form for økonomistyring den økonomistyring har været nødvendig for at få styr på på den ikke specielt tjekkede måde som herre lars løkke rasmussen og den tidligere borgerlige regering

som de havde lov til og det vil jeg opfordre dem til at gøre men der skal

at jeg synes vi også skal sætte stor pris på det ansvar som de har taget på sig for det har ikke været nemt

gjort sig den ulejlighed at regne på det her her og hvis vi omsætter det til medarbejdere

forskellen på den politik vi ønsker at føre og den politik som herre lars løkke rasmussen har gjort til et ultimativt krav for at han vil præsidere over en regering som han udtrykker det de treogtredivetusind medarbejdere sosuer pædagoger skolelærere politibetjente det synes jeg er vigtigt jeg synes ikke de kan fortsætte med

nogle steder synes det har været for hårdt vi kender det måske også alle sammen

sådan i slutningen af måneden eller måske endda en en hel måned

skal gøre det år efter år efter år begynder det altså at have konsekvenser og sådan er det også med nulvækst venstre ønsker nulvækst i mange mange år fremover men de vil ikke komme ud med nogen plan for hvordan den skal udmøntes det synes jeg bare ikke er fair over for danskerne for det vil have

på det danske samfund nu og i mange år frem det betyder også at vi ikke har råd til den velfærd

på offentlig forsørgelse

tallene på asylområdet der kan vi se at flere og flere får en opholdstilladelse og vi ved erfaringsmæssigt at det er her vi har nogle største udfordringer integrationsmæssigt kulturelt og ikke mindst økonomisk hvad vil regeringen gøre for at bremse den massive tilgang i antallet af folk der får en opholdstilladelse

på

jo indkalde til forhandlinger om det der kan man i øvrigt hjælpe flere for færre penge hvis det

ordføreren om at forholde sig til er at vi ved at mange af dem der kommer til danmark via asylsystemet er rigtig svære at integrere vi kan se at de bliver her

nødt til at svare på har man nogen konkrete initiativer til at begrænse den massive tilstrømning der kommer til danmark og det store antal der får en opholdstilladelse på asylområdet eller vil man bare lade det være og

i asylpolitikken asylreglerne

er præcis de samme som de var dengang vi havde en borgerlig regering som dansk folkeparti støttede

i folketinget om at alt er sort alt er negativt alt er noget skidt vi synes det er vigtigt at man også i en afslutningsdebat som den her kan fremhæve at der

vi har en masse hårdtarbejdende mennesker for eksempel offentligt ansatte som hver eneste dag møder på arbejde og gør

en stor indsats til gavn for andre danskere

en masse mennesker der bliver behandlet for lidelser

vi har børnehaver hvor

danskere afleverer børnene om morgenen for bagefter travlt at tage på arbejde i forvisning om at deres børn faktisk får

har en stor diskussion netop nu om hvordan skolen skal fungere efter sommer på grund af folkeskolereformen vi har en masse ting der fungerer og det er godt og derfor ser vi ikke tingene som sort hvide derfor ser vi tingene meget mere nuanceret derfor vil vi også bruge

bruge de her par minutter på at fremhæve at der faktisk er mange ting vi kan glæde os over når vi så kigger tilbage på det folketingsår der er gået

andre der er europaparlamentsvalget den femogtyvende maj hvor danskerne jo stemte og hvor man vel nok kan sige at der var en skepsis der bredte sig ikke bare i

at de partier der vil mere europa de der vil have danmark

man kan vel sige at de partier der argumenterede for at

og større selvbestemmelsesret vandt

er at der skal føres en uændret eu politik det er at danmark skal være så tæt på kernen i eu som muligt hun sagde endda i sin tale

på at være så tæt på kernen i eu som muligt

femogtyvende maj udtrykte deres skepsis er det svaret til de befolkninger i europa i det europæiske samarbejde som siger at man ønsker at bevare nationalstaternes særkende og og selvbestemmelsesret man kunne forledes til at tro

en kold vurdering af at det måske alligevel tjener jobansøgningen bedst vi må jo se og vurdere hvad der sker men sagen er i hvert fald at man i

mulighederne for at statsministeren bruger sin eu politik i et forsøg på

fremme sine karrieremuligheder og komme et andet sted hen og

statsminister i danmark

det kunne være velgørende hvis statsministeren som jo kommer herop

senere i debatten siger et par ord om lige præcis det her

også fortæller den danske befolkning om hun i virkeligheden bruger eu politikken på den her måde

vi vil nemlig selv bestemme vores velfærdspolitik i danmark vi vil også respektere de andre landes ret til

velfærdsindretning deres offentlige sektor

bestemme hvem vi skal udbetale børnecheck til

skal fortælle os hvem vi skal udbetale su til

farten det synes vi ikke er godt vi synes at vi i danmark skal kunne fastsætte regler om de ting og derfor mener vi i dansk folkeparti at det svar der er på befolkningens skepsis der blev udtrykt den femogtyvende maj både i danmark og i andre lande

at vi skal have mindre eu og mere danmark og der skal føres en politik

fik mere direkte indflydelse på tingene der er slået rekord i

en ting er de kulturelle ting som selvfølgelig kan give en udfordring

om vi kan få integreret de mennesker der kommer men noget andet

rapport fra rockwool fonden som jo sagde at vurderingen fra deres side er

milliard kroner som følge af ikkevestlig indvandring de har en vurdering der siger at kommer der fem tusind flere ikkevestlige

milliard kroner

en snæver sammenhæng mellem hvilken indvandringspolitik man fører hvilke integrationsudfordringer vi får og hvilke træk der

er de der ikke til de ældre eller til vores sygehuse eller hvad man ellers kunne tænke sig at bruge flere penge på samtidig har regeringen øget udviklingsbistanden

det i virkeligheden en af grundene til at når vi måler regeringen på de ting der

i det de kalder den borgernære afdeling altså der hvor man for alvor hjælper vores ældre der hvor man for alvor hjælper vores udsatte og

det er måske fordi pengene kun kan bruges en gang og når man bruger flere penge et sted

hjælpe de danskere der er i nød de danskere der behov for hjælp af en velfungerende offentlig sektor

der bliver ansat flere i staten mens man

og man kan vel godt sige uden at tage munden for fuld at med de aftaler der er lavet for næste år

sygehusenes og kommunernes muligheder for

i hvert fald smalhals jeg tror også det var det man kunne høre på den socialdemokratiske ordfører heroppefra for et øjeblik siden

vigtigt at vi får fremgang i økonomien

virksomheder der bliver trukket frem

meget positivt vi synes jo alle sammen tror jeg at det går for langsomt og derfor

vækstplan og beskæftigelsessystemet de forhandlinger deltager vi meget gerne i men der en ting

at vi blive nødt til at have fokus på sådan noget som vores energiomkostninger regeringen har lagt et beskedent forslag frem men i virkeligheden kan man jo

store aviser nemlig jyllands posten at stigningerne i energiafgifterne er ganske store

energiaftalen det er derfor at vi sammen med andre partier herinde har sagt til regeringen at vi bliver nødt til at kigge på den energiaftale igen vi bliver nødt til

sikre danmark fremadrettet

vi har ledige danskere samtidig med at vi får ganske mange østeuropæere til danmark som tager arbejde vi synes jo det er meget bedre at danskere der er ledige kommer i job end at vi importerer yderligere arbejdskraft fra udlandet det er både af værdi for den enkelte dansker som rent

jo også af værdi for for statskassen for de offentlige finanser fordi vi så har en udgift mindre

understøttelse af den ene aller anden art og så har en skatteindtægt fra en lønindkomst i stedet for så det er godt for den enkelte og det er godt for samfundsøkonomien og det skal vi selvfølgelig

en afslutningsdebat men alligevel er

der ligger nogle forhandlinger foran og venter som vi glæder os til at deltage i fra

i forhold til de udfordringer vi står over for i form af flere ældre flere udgifter på

til nulvækst efter et valg

år til folketingsvalg at fortælle hvordan vi vil tackle situationen efter et folketingsvalg det giver efter mine bedste begreber ikke nogen mening og hvorfor

hvis man vil respektere danskerne og respektere det valg danskerne træffer på en folketingsvalgdag så accepterer man også at

nogle muligheder for danskerne og så

sagt i forhold til hvilke partier de stemmer på og den opbakning vi

at lægge stemmer til nulvækst

hjælpe de ældre og hjælpe andre borgere er jo socialdemokratiets sag

skifte økonomisk politik den økonomiske politik som dansk

i den fælde at vi før valget siger at uanset hvordan danskerne stemmer så garanterer vi en masse ting vi går til valg på vores politik og det er danskerne der

afgør med hvilken vægt vi taler herinde

er den tilgang vi har til det den tror jeg

kommer ind over først og skal vælge med hvilken vægt vi taler her i folketinget

der er forskel på hvad man indgår i af

på om andre partier er forhandlingsvillige eller sætter sig fornærmede

og har armene over kors og ikke vil være med der er jo stor forskel på mulighederne for at få gennemført sin politik

efterfølgende på vores vores måde

prøve at få den gennemført på det jo klart det skal danskerne vurdere

hvis man spurgte vælgerne før sidste valg tror i

imod noget der ligner nulvækst

sige ja det har de udstukket en garanti imod har de så gennemført noget

de syttentusind ansatte ude i kommunerne som politiken skriver om i dag ja det har de så det viser bare at man bliver nødt til at acceptere at danskerne

på en valgdag bestemmer de med hvilken vægt vi taler det de ikke skal være i tvivl om er hvad det er for en økonomisk politik vi forfægter og det skal vi selvfølgelig nok sørge for at danskerne er bekendt med op mod en valgdag som jo sandsynligvis ligger ja det ved jeg ikke det kan være der er nyt under solen

fandt på at forringe dagpengesystemet men nuvel all right man kan blive klogere der er grund til at kritisere regeringen

herre lars løkke rasmussen ville ikke engang lægge stemmer til den midlertidige løsning der blev skabt for de mennesker der stod til at falde ud af dagpengesystemet

give mening vil jeg thulesen dahl at kritisere regeringen for ikke at gøre nok for velfærden ikke at gøre nok for de ledige ikke at gøre nok

skulle gennemføres det er noget der er vigtigt for dansk folkeparti

de ting jeg nævnte i mit indlæg om sammenhængen mellem indvandring til danmark og de økonomiske udfordringer og også de kulturelle

nemlig de år efter der kom et regeringsskifte der er kommet mindre styr på de ting

større udfordringer at løse så jeg kan også nævne nogle ting

fru johanne schmidt nielsen som er vigtige

og som er medvirkende til at vi håber der kommer

er ord om velfærd og om et ordentligt sikkerhedssystem sikkerhedsnet om ordentlige dagpenge om at bekæmpe social dumping tilsyneladende ligegyldige

end den siddende regering så længe man kan få en grænsebom

en situation efter et folketingsvalg at vi kan få

måde være en rigtig rigtig god økonomisk udvikling for den offentlige sektor

at de partier som som jeg håber kan få et flertal efter et folketingsvalg var enige om den økonomiske politik i hvert fald venstre og konservative

i at der skulle være plads til sådan en beskeden realvækst i

i dagens udgave af politiken hvor der står at syttentusind

siddet ved magten så får det

er sket de sidste to år under sr regeringen

af de svar man ikke får under en afslutningsdebat

og så overlader vi selvfølgelig til den danske vælgerbefolkning at finde ud af hvordan de

sammensætte folketinget og så ved vi hvad vi har at gøre godt med jo jo stærkere dansk folkeparti bliver ved et folketingsvalg jo flere ting

også gerne sige at jeg synes det var en rigtig prioritering da man sidste efterår satte fokus på ældreområdet som en af de helt afgørende ting i

efterfølgende rost at der blev afsat flere penge det var ikke noget regeringen fandt på hverken i deres finanslovsoplæg eller i statsministerens åbningstale tilbage sidste oktober for den sags skyld det var noget der blev presset igennem ved forhandlingsbordet blandt andet af enhedslisten og det synes

jo så om om de penge bliver brugt rigtigt og om vi har sikkerhed for

der kommet færre såkaldte varme hænder

blandt andet de ældre ude i kommunerne og derfor viser det jo også at der faktisk har været behov for at der blev sat

vi har så ikke forladt den kurs vi har stadig væk den kurs så det fortæller selvfølgelig noget om hvad vi synes er den rigtige økonomiske politik

sikre vores sygehuse og de ressourcer der skal til og så videre

også tidligere under den her debat understreget at det synes vi stadig væk er den rigtige økonomiske politik og derfor har vi holdt fast også selv om andre partier har forladt den

om at regne lidt på det her forslag om at give rockere og bandemedlemmer ret til at lave deres egen efterforskning

det koster hvem er det der skal have de rettigheder skal det være alle bandemedlemmer og alle rockere eller er det bare endnu et i rækken af forslag fra dansk

ikkevestlige indvandrere til danmark belaster det de offentlige finanser med to

milliard kroner de vurderer at vi i år har en belastning af de offentlige finanser i forhold til ikkevestlig indvandring på seksten

vi så bruge på andre ting men vi kan

det gennemfører vi så bare lige i næste uge

gøre de ting på indvandringsområdet der er nødvendige for at frigøre de penge

sådan hænger tingene selvfølgelig sammen det tror jeg danskerne forstår

socialdemokraterne forstår efter efter det de var udsat for

vi vil forvente eller håbe vi kan få igennem efter et folketingsvalg i en ny valgperiode et arbejdsprogram rækker nemlig længere det er ikke noget vi foregøgler danskerne

vi kan få igennem på ganske kort tid det er et langt sejt træk det vil kræve at vi i meget høj grad får lov til at definere hvilken politik der føres i

efter sidste valg hvor man havde lovet nogle ting jeg tror der var noget med en skattepolitik man havde sagt ikke kunne blive ændret med et komma og så blev den jo ændret ganske meget efterfølgende

hvis i stemmer på os og så kan man ikke levere varen bagefter der tager vi selvfølgelig det forbehold at det kræver et langt sejt træk det kræver stor indflydelse

vi ønskede os vi har det ligesom alle andre der skal kunne tælles til halvfems

spørgsmål vil jeg gerne høre om

der er lovet i arbejdsprogrammet hvis det er sådan at v kommer til at danne regering efter et

kæmpet for at få indfriet så siger jeg at det jo nok er fordi danskernes valg ved et folketingsvalg har en vis indvirkning og det er meget godt lige at tage det forbehold

vi kan ikke sidde og gennemføre politik uden om danskerne det er sådan set hele ideen i et demokrati så bliver det pludselig til et problem det mener jeg ikke det er jeg mener at det er sundt at danskerne får at vide

så kan danskerne forholde sig til hvem man ønsker at give

og så får den opbakning vi får herinde jo afgørende betydning for i hvilket omfang vi så kan få gennemført det vi rent faktisk ønsker det kan danskerne godt gennemskue

selvfølgelig en beskyttelse og så har

også en mulighed for at få undersøgt om

er blevet beskyldt for det er grundlæggende et spørgsmål om at sikre retssikkerheden og så skal vi selvfølgelig med dem som som vil diskutere det med os finde ud af hvordan

jeg synes da det er helt legitimt at vi som politiske partier har en diskussion af hvordan sikrer vi retssikkerhed for de folk der bliver beskyldt for kriminelle gerninger det har vi så forholdt os til i vores arbejdsprogram vi har ikke udmøntet det i et konkret forslag for vi anerkender at når man vil skulle det skal man selvfølgelig

definerer det det er de partier der i givet fald vil gå ind i den her diskussion

enige om den næste diskussion er så hvad det betyder i praksis

tilladt os at have nogle synspunkter om i et arbejdsprogram hvor vi siger at hvis det skal konkretiseres efterfølgende

jo komme ind i diskussionen om som som fru bramsen siger hvem det præcis skal gælde for og i hvilke situationer og

lægge ind i det men selve princippet om

hårde kriminelle gerninger inden for rockermiljøet eller som det blev nævnt før pædofili

da også der det det vil vi i hvert fald gerne have den skal gøre

forhold til det andet at jeg synes det er overraskende at socialdemokratiet

der er nogle grupper af potentielle kriminelle

om de kan komme frem med et forslag til et konjunkturbestemt dagpengesystem som tager højde for at der gælder forskellige regler i forhold til dagpengene afhængigt af om vi har god vækst og gang i økonomien eller

det vil jeg gerne sige at kan de komme frem med en model der virker

virker praktisk gennemførlig så er det noget af det som som vi

hvis man skal have et konjunkturbestemt dagpengesystem så handler det om at man i perioder med lavvækst

er den tilgang vi har til det

håber vi at der kommer et godt svar fra de mennesker som regeringen har valgt at sige skal kigge på det

så siger jeg bare at kan man der lave en konjunkturbestemt løsning

at rigtig mange danskere vil synes at det er en fornuftig

at gribe det an på hvor man altså respekterer at der er forskel på om vi er i en situation hvor der er gang i økonomien og der bliver skabt arbejdspladser eller

kunne se fornuften i at det

man skal kunne det eller ikke kunne det det handler om hvorvidt det er afgrænset på den rigtige måde det handler jo ikke om at politiet ikke skal have de redskaber der skal til for at politiet kan

men det handler selvfølgelig om at indbygge nogle retssikkerhedsgarantier for

er samfundet skal udvikle sig

meget til at se hvordan det forslag konkret ser ud og hvis

års finanslov kan vi jo forstå det bliver noget af det man tager med til en kommende regering og det er for mig en meget mærkelig opfattelse både af retssikkerhed men sådan set også af

er jo den balancegang vi hele tiden skal

er en rimelig måde at gøre det på så man sikrer at

så tæt vi overhovedet kan komme på på det rigtige

en straf for det mens de der ikke har

det er den balance som vi i hvert fald er optaget af at finde og jeg må bare sige at jeg troede egentlig det var en balance som

vi ser at der er behov for et dansk forsvar der er effektivt og og stærkt

kan bidrage rundtomkring i verdens brændpunkter

forsvaret og vores bidrag

medføre at vi nu begynder at kigge den anden vej så vil det være klogt i hvilket omfang man så kan det beror selvfølgelig på de konkrete forhandlinger der bliver om

usa nok vil betale mindre for det samlede nato forsvar fremover og hvis vi som et aktivt nato land der gerne vil være engageret

lyset af den diskussion vi har hele debatten om hvordan

forsvarets vilkår så skal være fremadrettet

de fleste af folketingets partier vil tage til sig

vil fokusere på den balance der er mellem usas

grund til at huske at vi i de sidste par år har skabt solide politiske resultater

efter forlig resultat efter resultat ja vi har delt os efter anskuelser vi har

det brager at vi skaber gode resultater debatten og dialogen former de politiske forlig folketinget er en unik tænketank og har samtidig været en ganske god handletank her de sidste år for der er blevet handlet for tre år siden havde vi et land i en barsk økonomisk krise vi stod i en situation hvor vk regeringen ikke havde vist rettidig omhu der var markant brug for reformer vi var kommet bagud der var ikke blevet handlet det er der nu og det virker væksten forventes at stige til

i år og to procent næste år og beskæftigelsen er i løbet af

tretten øget med otteogtyvetusind personer ledigheden er faldet uanset hvordan man måler den og erhvervslivet ser lysere på fremtiden

selv oplevet hos en lang række virksomheder

der er verdensmester i at lave sko altså ikke sådan nogle sko som vi indimellem diskuterer her

har været positiv i over et år og danskerne er begyndt at købe mere ind vi er på vej ud af krisen winston churchill sagde engang

spilde en god krise og vi kan nu spørge os selv spildte vi krisen forsømte vi at lave forandringerne og svaret er nej

ansvarlighed vi har i dag et stærkere et mere bæredygtigt land end vi havde for tre år siden vi står godt rustet til en ny periode med økonomisk vækst som samtidig er social og miljømæssig bæredygtig for nu at citere en syv og tyve år gammel rapport som jeg og mange

vi er kommet stærkere igennem krisen fordi vi netop

fokuseret på alle tre dimensioner af bæredygtighed

en finanskrise her en klimakrise her og en udviklingskrise der det er en og samme krise for nu igen at citere brundtland rapporten det har vi forstået og med vi mener jeg faktisk hele dette folketing trods politiske uenigheder for de resultater der er skabt har vi jo lavet sammen med deltagelse af stort set alle partier i folketinget nogle partier og politikere lægger mere vægt på det økonomiske

men det er jo balancen og det er bæredygtigheden der er det vigtige og som regering har vi forsøgt at skabe både balance og bæredygtighed det gælder økonomien

efter ti år hvor det gik den forkerte vej

har fået arbejdsløse tættere på varig beskæftigelse

og arbejdspladser i danmark det bidrager til at øge væksten med tolv milliard

og halvtredstusind mennesker i privat beskæftigelse i

mere at leve af dertil kommer der en budgetlov to og tyve planen sikrer offentlige finanser i langt bedre balance på både kort og lang sigt vi står nu ikke længere i den sorte bog hos hverken eu eller de internationale kreditbureauer vi har igen mulighed for at investere i bedre sundhed og uddannelser så også her bestod vi krisen det var økonomien

miljøet og klimaet vi har vedtaget en af verdens mest ambitiøse energiplaner og en klimalov der med jysk stædighed og med rigtig mange jyske

vindmøller skal sikre at vi selv kan producere den energi vi skal bruge i

og halvtreds fra vedvarende energikilder det vil da være fantastisk hvis det lykkes og det kan godt lykkes det vil ikke være helt nemt og det vil heller ikke være helt

koster os seks milliard kroner mere i

så svarer det til godt tusind kroner per dansker

i dag jeg giver gerne et par sko for et renere og grønnere danmark et danmark

af virkelyst og grønne virksomheder en virkelyst som jeg mærkede da jeg i

gik rundt ude i energibyen på roskilde dyrskue midt mellem varmepumper

vindmøller det vælter frem med nye grønne

ideer og inspiration

vi har lavet en ressourcestrategi der skal sikre at vi genanvender dobbelt så meget af vores affald

hvor en mobil bliver til en ny mobil når den ikke duer længere og hvor affald fra den ene fabrik bliver til en ressource

røgen bliver til gipsplader og hvor enzymaffaldet bliver til biogas og til gødning det var miljø og klima

den sociale indsats den bygger ikke mindst på en ganske massiv investering i uddannelse en ambitiøs folkeskolereform som skal sikre at alle også dem der bøvler lidt med tal og med bogstaver kommer med en reform af erhvervsuddannelserne så vi fortsat kan have verdens bedste håndværkere en reform på universiteter så de studerende får bedre undervisning og hurtigere kommer igennem og ikke mindst som vi nu foreslår med beskæftigelsesreformen en markant satsning på målrettet uddannelse af de arbejdsløse og især ufaglærte arbejdsløse så de kan få et fag og de kan få et godt arbejde vi bliver klogere dygtigere og det er det vi skal leve af mange af jer er jo selv eksempler på netop det eller også er jeres forældre eksempler på det som min far der startede i fattige

var landbrugselev manufakturhandler og endte som lektor i kemi det forvandlede mit liv det forvandlede min families liv og muligheder og han fik chancen fordi han fik en uddannelse den chance skal alle børn i danmark

haft som mål at vores børn og unge skal være den bedst uddannede generation nogen sinde i danmark

rigtigt der har været svære reformer

vi har jo alle fået i hundredvis af breve fra borgere der enten er ramt af dagpengereform gensidig forsørgerpligt og andre reformer og de breve gør

det betyder at vi har bevisbyrden

vi er kommet igennem krisen uden tocifrede arbejdsløshedsprocenter uden høje renter uden usikkerhed og nu vender det der er over tyvetusind flere der kommer i beskæftigelse hvert år i de her år og ledigheden falder støt og solidt

vi blikket rettet mod de svageste og de fattigste vi afskaffede fattigdomsydelserne kontanthjælpsloft og starthjælp og det har givet resultater fattigdomskurven er nu knækket for første gang siden år to tusind antallet af fattige danskere og

måske mest vigtigt antallet af fattige børn i danmark er nu faldet fra to tusind og elleve til to tusind og tolv det er søreme en god nyhed

fortsat et af de lande hvor forskellen mellem rig og fattig er mindst det skaber sammenhold sammenhængskraft

ikke stoppe der nu skal vi have en markant psykiatrihandlingsplan og investering som skal hjælpe dem der ryger ud på et sidespor fordi

kommer der målrettede tiltag til at hjælpe voldsramte kvinder stofmisbrugere hjemløse der er fortsat brug for at udbygge velfærdssamfundet og at tage hånd om dem der har behov og også derfor er nulvækst ikke en holdbar strategi i de kommende år det var det sociale vi har derfor ikke spildt krisen vi er kommet stærkere ud af krisen på alle dimensioner af bæredygtighed økonomi miljø den sociale indsats og det har alle partier her i folketinget bidraget til godt gået og mange tak for samarbejdet

på andre end os selv vi lukkede os ikke inde under krisen vi lukkede ikke verden ude tværtimod vi står fast ja det gælder måske så især regeringen på fri bevægelighed og på børnecheck vi rejste ikke grænsebomme danskerne gav en markant tilslutning til patentdomstolen

statsborgerskab og vi har endda øget vores hjælp til verdens fattigste mennesker midt under krisen det har gjort en forskel for flygtninge i syrien skolebørn i afghanistan og unge mødre i mozambique vi bygger et bolværk op mod nye kriser og vi løser verdens problemer i fællesskab det kommer godt igen min mormor fra sindal i vendsyssel sagde altid har man evnen har man også pligten vi har

men vi er ikke færdige der er brug for flere reformer og lad os nu få den vækstplan og beskæftigelsesreform på plads inden sommerferien det kan vi godt nå men det samarbejdende folkestyre har leveret vi er på vej ud af krisen vi står stærkere i dag vi har gjort det gennem samarbejde

skal gøres for som vi siger i det radikale venstre vi samarbejder punktum med dem der vil punktum tak for ordet

man gik i gang tvunget af den økonomiske nødvendighed af den økonomiske krise

reformprogram som denne regering har fuldendt ført igennem og suppleret med reformer på stort set

områder og som har fået danmark næsten ud af krisen de sidste reformer skal til så vi kan komme helt

er lige knap treogtyvetusind så det vil altså sige at

set ud fra at man kan i og med at at ordføreren jo selv netop nævner at der er behov

tænkt sig at gøre fra det radikale venstres side

man har tilsyneladende en reformiver men uden rigtig at omsætte det til noget eller er iveren i virkeligheden forsvundet lidt siden man er kommet

år reformer som venstre har bidraget til og tak for det reformer der har været nødvendige

otte gode år med vk regeringen da kom de nødvendige reformer ikke og derfor overtog vi jo et land og en økonomi på grænsen af hvad vi kunne holde til

vi har haft massive offentlige underskud der skulle håndteres men det har vi gjort

de internationale kreditbureauer vi har formået at holde renterne lave og stimulere økonomien og få gang i væksten

den opgave som regeringen har løst tak for opbakningen til det fra venstre undervejs i adskillige af reformerne men det er en regering

friis bach hvornår

op for det radikale venstre at det der står i regeringsgrundlaget om at grøn omstilling

mindst tre en sidste år en på fødevareområdet nu

de jo karakteriseret ved at de reducerer den grønne omstilling

grøn omstilling af det der var regeringens ønske

jeg også troede var det radikale venstres ønske

støtte fra enhedslisten tak for det det er det der skal til vi tror på den grønne omstilling vi tror på at fremtidens job ikke bare skal være gode job

og det er jo det danmark i høj grad skal leve af det er under denne regering at de planer er blevet lagt helt frem til to

og virksomhederne kvitterer for det ved at gå i gang med grøn virkelyst idérigdom innovation

varmepumper og vindmøller alt det der skal til det har vi jo været enige om

der er fuld fart

jo lige præcis det de de bliver så konkurrenceevnen for virksomhederne ja den er vigtig og den er blevet sikret

initiativer så konkurrenceevnen er vigtig men det bygger jo på meget klare signaler til dansk erhvervsliv vi skal være fri for fossile brændstoffer i

til skinner de signaler er der og det reagerer virksomhederne på og kan de konkurrere

vi har med de reformer der er gennemført sikret at vi har råd til netop det

efterlade noget til børn og børnebørn der er lige så godt som det man selv har fået og derfor har der været brug for

jo gjort at vi nu har råd til at investere igen og det er det vi gerne vil kan vi gøre det smartere og bedre med færre offentligt ansatte

derfor er det jo spøjst at høre at venstre nu skælder regeringen ud for faktisk at styre

de offentlige budgetter kommunerne har gjort en ihærdig indsats

investere penge i nye anlæg så vi kan ruste os

at vi så kan undgå et nulvækstscenarie i de næste år for nu er

i europa og slet ikke den finansskat der har været fremlagt som et bud

markeder i europa strammet op stillet krav

lavet nye initiativer som i den grad sikrer at vi har en

den rigtige løsning og det har vi sagt

ubetydelige økonomier i europa har sagt at de er villige til at tilslutte sig en finansskat hvorfor

med den finansielle krise som jo blandt andet skyldtes den

få styr på de hurtige handler og

men resten af verden der først skal være med

der er jo lavet en stribe af initiativer og reformer i det

fællesskab man har haft øjnene benhårdt rettet mod at sikre at vi har en finansverden der er solid der ikke igen kommer ud i spekulationer og kaster os ud i en finanskrise

en ordentlig velfærd i europa derfor

gavne hverken europa eller vækst eller arbejdspladser det er jo ikke løsningen

den stribe af andre initiativer der har skabt en solid finanssektor

må de forbehold vel stå i vejen for at være der hvor man gerne vil være og derfor vil man vel gerne have de forbehold væk og så tror jeg der er mange danskere tænke sig at høre hvordan man regner med at det skal

det europæiske samarbejde et godt eksempel er jo europol som i den grad har været med til at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet vi kan jo ikke stoppe kriminelle ved en grænsebom på en motorvej

hvor folk holder i kø for de kriminelle

vi kan stoppe kriminaliteten i europa ved at styrke samarbejdet på tværs af grænserne i europa og der er europol en helt afgørende institution med

retsforbeholdet og med de tiltag der sker

at gøre europol til et stærkere samarbejde risikerer vi nu at glide ud af det vi vil gerne af med det forbehold

og vi vil gerne være med til også at tage en afstemning om det når tid er der er ikke aktuelle planer om at gøre det men ja vi vil gerne af

ønsker man så at få fjernet de forhindringer der er for at kunne være så tæt

egentlig det radikale venstre i at spørge befolkningen om man ønsker forbeholdene afskaffet hvis det er ens politik

de kan kun ophæves ved hjælp af en folkeafstemning

hele europa det var da knaldgodt nu skal vi videre det er klart vi vil gerne af med de resterende forbehold det har været radikal politik fra dag et da forbeholdene blev indført en stor udfordring

noget som dansk folkeparti jo ellers lægger afgørende vægt på altså at vi får bekæmpet kriminaliteten i europa

i vejen og kommer i stigende grad til det

hvor igen danmark ikke kan bidrage som vi måske ønsker vi vil gerne af med de forbehold og de afstemninger

og vi håber at danskerne på tilsvarende vis som de gjorde med patentdomstolen bakker op om at få os præcis lidt tættere på kernen for det

hen med lidt jysk stædighed sige det her vil vi

at få sikret den grønne omstilling og det er jyske vindmøller for de bliver produceret stort set alle sammen

med stor succes og mange arbejdspladser og de jyske borgmestre

så målet står fast men vi justerer jo selvfølgelig på i lyset af udviklingen i verden og energiprisernes udvikling

i den vestlige verden vi har ikke haft nogen vækst i et par år og derfor skulle herre christian friis bach måske også notere sig at winston churchill har sagt

skal man dog af og til lige tage og se på resultaterne

christian friis bach sagde at regeringen har gennemført flere og mere barske reformer end nogen anden regering så vil jeg bare spørge om det ikke også

tilbagetrækningsreformen som det radikale venstre gennemførte sammen med dansk folkeparti og vk regeringen men som det radikale venstres

set er resultatet af vk regeringens samarbejde

jeg kvitterede for at vi har samarbejdet om de ting der skulle til men regeringen er gået foran og har lagt reformerne frem den ene efter den anden det har været barske og bøvlede reformer men de har

jeg er ikke enig med herre lars barfoed danmark har gjort det umådelig godt igennem krisen i lyset af en meget større udfordring på boligmarkedet end sammenlignelige lande vi har holdt renterne lave vi har holdt kursen

budgetter og vi har samtidig stimuleret økonomien præcis så meget som vi kunne og sikret at det blev uden tocifrede arbejdsløshedsprocenter

før og det har vi lavet i fællesskab og al respekt for det men det

ikke på billedet af at socialdemokraterne

vi har set i mange år fordi det var nødvendigt

markant reformbehov efter ti år

nærmest reformstop under vk regeringen og det er det socialdemokraterne

jo ikke så gammel som jeg er men han kan sikkert huske

om at beskrive hvordan det egentlig var ovenikøbet i en situation hvor der også var politi ved grænsen husker ordføreren det

der stod en kæmpestor bom foran ham og at der kom folk ilende til for at løfte

ikke sådan at det gik ret hurtigt med at komme igennem man fik som regel et venligt blik fra politibetjenten og fra tolderen hvis man havde rent mel i posen og så fik man lov

det kan være vigtigt for dansk folkeparti men det løser ikke problemerne og det løser slet ikke problemerne

som jo hvis der er en kø vil køre udenom og finde en anden vej finde et andet sted

til at komme ind i danmark så det er symbolpolitik og det vil sende det værst tænkelige signal til hele resten af verden

er der millioner af turister i london

for nogle store varevogne der kommer kørende tværs

i nordjylland for at lave indbrud hos folk

det synes jeg egentlig er en ganske rimelig måde sådan ser briterne på det

var sådan at en grænsekontrol slet ikke havde nogen effekt hvorfor er man så så optaget af at styrke schengens grænser det var da en god idé at nedlægge dem sikke alt det grænseoverskridende kriminalitet man så kunne komme til livs hvis man lavede fuldstændig vidt åbne grænser rundt om schengen

havde en kontrol men havde opsat et fysisk instrument en bom og nogle betonklodser som var

en forfejlet politik imod grænseoverskridende kriminalitet så virkede det jo ikke

derfor vi skal bekæmpe kriminaliteten ved at samarbejde i europa på tværs af landegrænser vi skal fange dem

i ganløse eller i

opholdstilladelse og foreløbig har hele festen kostet de danske skatteydere en milliard

er faktisk lommer hvor socialdemokraterne også har noget at skulle

hvis man kigger på det radikale venstres hjemmeside

kan man under overskriften ja til familieliv og kærlighed og lad mig skynde mig at sige at det er vi i venstre

jo i venstre her på det seneste gjort en ihærdig indsats for at genskabe spændingen i dansk politik og derfor vil jeg gerne spørge

år føler at de rådner op i flygtningelejrene og desperat forsøger at komme til europa for at få en ny chance og det kan man ikke fortænke dem i selv om vi gør alt hvad vi kan og der er danmark gået forrest for at hjælpe dem præcis der hvor de er

accepteret et kompromis om fire og tyve årsreglen og det står vi ved det ændrer jo ikke på at vi har en holdning og vi er imod en fire og tyve årsregel men vi har

fire og tyve årsreglen vi har jo lempet lidt på tilknytningskravet

at asylansøgere

når de opholder sig i danmark der er skabt forbedringer ja ja men fire og tyve årsreglen er vi imod men vi accepterer fuldt det kompromis vi har indgået

til at blive i danmark

den samme regering og det håber og tror jeg

og kan vi ikke komme igennem med med et krav om at ændre fire og tyve årsreglen så står vi også på det tidspunkt ved den fire og tyve årsregel som der er det har vi gjort

nuværende regeringsperiode og ja hvis det bliver udkommet af det næste valg

sidder på en skolebænk men man kommer stærkere tilbage og på længere sigt bidrager det til

skal huske at regeringen har målrettet de uddannelsestiltag der kommer langt mere mod noget der netop kan

andre uddannelser som er nødvendige for at vi for alvor kan få gang i industriarbejdspladserne i danmark men det er jo netop uddannet arbejdskraft der bliver efterspurgt og også derfor giver det mening at tilbyde arbejdsløse og især ufaglærte arbejdsløse en opgradering og et fag

virksomhederne skal bruge både nu

i mands minde fireogtredivetusind er faldet ud af dagpengesystemet i to tusind og tretten og det gjorde

og tolvtusind fjortentusind står til at falde ud her i to tusind og fjorten derfor ville jeg egentlig gerne høre det radikale venstre om man vil være med til at finde en holdbar permanent løsning på dagpengeproblemet hvor man sænker genoptjeningsperioden til seks måneder igen

eller sæsonarbejde af den ene eller anden art og rent faktisk giver dem en chance for igen

at fremme et arbejdsmarked hvor kortvarig beskæftigelse på få måneder

på dagpenge vi vil have varig beskæftigelse og vi vil have gode jobs

og med dagpengereformen lægger det et pres på den enkelte arbejdsløse men det lægger jo et pres på os alle sammen for at sikre netop det det er klart at når vi har de krav vi i dag stiller til de arbejdsløse så bliver de krav vi stiller til os selv langt større for at sikre at de får det tilbud der gør at de kommer i varig

kan smide en ud igen efter to måneder

vished at man så kan få dagpenge resten af året vi ønsker

at virksomhederne prioriterer langvarige beskæftigelsesforløb at den arbejdsløse gør alt hvad vedkommende kan og ikke mindst at vi i den beskæftigelsesindsats vi yder sikrer at der bliver varige arbejdspladser og ikke kun kortvarige forløb og det skal vi gennem den massive uddannelsesindsats der nu kommer

og sammen med den faldende ledighed

det komme til at hjælpe rigtig mange af de mennesker

i dagpengereformen det er beskæftigelse og uddannelse der skal satses på og for at få råd til det

de var ved magten fremlagde noget der overhovedet kunne måles med en sådan

en række vækstinitiativer som dem regeringen har har lagt frem så vi havde ti år hvor virksomhedernes konkurrenceevne blev ringere og

og dårligere og dårligere nu har regeringen gjort noget nu bliver det bedre konkurrenceevnen bliver støt og roligt bedre det er på grund af regeringens

initiativer og tak til venstre for at bakke op så lad være med at

regeringen er motoren

velfærdssamfund og har altid været

halvfemserne med store nødvendige reformer da det så svært ud som bragte danmark på ret kurs så gik det lidt skralt i nullerne men nu er sr regeringen tilbage som den centrale motor i dansk politik der kan skabe reformer med balance og med bæredygtighed

eftervirkninger som alene i danmark har kostet tohundredetusind arbejdspladser et begyndende opsving stiller også nye krav

tænke fremad vi kommer om kort tid til at mangle faglært arbejdskraft samtidig vil tusindvis af ufaglærte få mere end vanskeligt ved at finde sig et arbejde det er en katastrofe hvis vi ikke finder en løsning så flere vælger at gå fra at være ufaglært

må målet med den nye beskæftigelsesreform også være at man som arbejdsløs kan bruge tiden til at blive faglært den arbejdsløse gartnerimedarbejder skal nemt og hurtigt kunne blive gartner det samme gælder den ufaglærte arbejdsmand

mulighed for at blive tømrer eller murer

mens man er arbejdsløs på fulde dagpenge det er en gevinst for den enkelte

er kommet med et rigtig godt udspil til beskæftigelsesreformen

og indsatsen

det de arbejdsløse det gryende opsving og for sammenhængskraften i vores land

side i beskæftigelsesministerens oplæg til en bedre beskæftigelsesindsats over for dagpengemodtagerne

at finder en holdbar og permanent løsning på dagpengeproblemet

seks måneders arbejde har ret til dagpenge

sidste år faldt fireogtredivetusind mennesker ud af dagpengesystemet og i år

de jo fordi

at deres job forsvandt under den økonomiske krise den far eller den mor

mulighed for at genoptjene retten til dagpenge og have et økonomisk sikkerhedsnet under deres familier

i forhandlingerne om en ny beskæftigelsesreform som er til stede netop nu

det lysner som sagt i dansk økonomi det lysner også internationalt nøgletallene for usa ser lovende ud

borgerlig deregulering af den finansielle sektor og fokus på hurtige penge og kreative handler

samfundet får færre og færre muligheder og samtidig mister troen

og arbejdspladser de bruges i stedet på kortsigtet spekulation

ti lande set

langsigtede og holdbare investeringer

frankrig og italien

af eus bnp

og give folk en fornyet tro på det politiske system

med at flytte jobbene syd for grænsen bare for en hurtig profit de skal tage deres samfundsansvar på sig vi ser presset på danske slagteriarbejdere

en arbejdsdag på ti til elleve timer dagligt lige

transportbranche under voldsomt pres fra udenlandske chauffører de lever under kummerlige forhold rundtomkring på landets rastepladser

og lønnen kommer reelt ned på tredive til fyrre kroner i timen

et arbejdsmarked sf eller jeg ønsker

handle om at sikre en fornuftig beskæftigelsesreform med fokus på opkvalificering og bedre jobmuligheder for de arbejdsløse

vi skal have genskabt trygheden

grønne arbejdspladser og en ambitiøs klimapolitik

arbejdet med at indføre en europæisk finansskat

og til at genskabe trygheden på det danske arbejdsmarked

aktiveringsindsatsen så reelt handler om er at venstre ønsker at skære i ydelserne til blandt andet kontanthjælpsmodtagere for at få det regnestykke til at gå op

det har jo betydning for det videre forløb hvad kan vi opnå i fællesskab

for eksempel den gensidige forsørgerpligt i

kontanthjælpsreformen så mit spørgsmål er er der andre reformer sf

har fortrudt hvad med de lave ydelser til de unge mennesker som jo risikerer at gå i årevis for en ydelse som er langt under regeringens egen fattigdomsgrænse hvad med reformen af førtidspensionen som jo har medført et drastisk fald i tilkendelser af førtidspension uden at folk er blevet mere raske af den grund hvad med salget af dong hvad med overenskomstindgrebet over for lærerne et historisk groft indgreb i den frie forhandlingsret

at man fik kigget på problemet igen på trods af at

en dagpengereform lykkedes det at lave den her bedre indfasning i sommeren

de her finanslovsforhandlinger

ligestille gifte og ugifte

en reel ligestilling eftersom ugifte par jo ikke har den form for

sammenhæng men det er okay nu spurgte jeg ikke så meget af hensyn til lige den debat

jeg er glad for at sf og enhedslisten er meget enige om hvad der skal ske på det område jeg spurgte til en række andre konkrete reformer jeg tror

men jeg vil alligevel gøre det da jeg ikke fik svar altså hvad med

ydelser til de unge mennesker under regeringens fattigdomsgrænse i årevis hvordan har sf det med det hvad med reformen af førtidspensionen som betyder at i tusindvis af mennesker som ikke er raske nok til at forsørge sig selv ikke kan få et ordentligt forsørgelsesgrundlag

skal på kontanthjælp i stedet for hvad hvad med salget af dong bare for at nævne nogle ting

ikke mindst vigtigt hvad med overenskomstindgrebet over for lærerne som med et pennestrøg fjernede alle lærernes lokalaftaler

i forhold til det og hvilket samarbejde kan vi få om at få rettet op på de skader

er der jeg synes regeringen skal benytte sig af det flertal nu

drastiske konsekvenser i negativ retning

udfordring med inklusion vi

når vi nu ser på inklusionen at den bliver

i sfs rejse omkring eu politikken er at man vel lige nu er det eneste parti

synes at vi skal være med i euroen så måske det kunne være på sin plads at fru pia olsen dyhr lige fik et par minutters taletid her i dag til at redegøre for hvad det

så travlt med at danmark skal være med i bankunionen altså selv den mest

som sidder herovre og er statsminister i det her land lige for tiden

det

ting vi synes er håbløse vi kan blandt andet se den cabotageforordning som jo betyder at vi har lastbilchauffører kørende til meget lave lønninger i danmark det mener vi at vi er nødt til at rette op på

meget kritiske over for de forslag der

når man kigger konkret på bankunionen

vi mener det er positivt med et tilsyn

store banker rykke vores økonomier voldsomt hvis de går nedenom

ønsker en bankunion altså hvis en fælles valuta skal fungere

forstår jeg jo godt at man så ønsker en masse ekstra ting puttet på for at det kommer til at fungere

når sf ønsker at vi skal hurtigt med i bankunionen ja

hvis også man mener at vi skal være med i euroen det er vel også derfor at man har en spidskandidat der synes at det er en fornøjelig tanke

at sikre stabiliteten bankunionen er jo så

landes økonomier jeg synes det giver god mening at vi får bedre kontrol

er meget afgørende ude i udkantsdanmark hvor håndværksvirksomheder mindre virksomheder og servicevirksomheder har brug for at der er beskæftigelse det vil gøre det lettere for den enkelte borger det vil gøre det lettere for familierne

at finansskatten er noget den nye forkvinde går en del op i

om det samme gør sig gældende for den tidligere så populære millionærskat

ordfører på talerstolen tidligere som jo tydeligt afviste en europæisk finansskat så tror jeg

set også at uenigheden er ganske tydelig her jo sf har hele tiden arbejdet for en finansskat det gjorde vi mens vi

regering det gjorde vi før vi kom i regering og

i regering det er sådan set ikke overraskende for nogen som helst i forhold til millionærskatten

jo se da vi lavede skattereformen at muligheden for

kan sf ikke se at det er helt tosset

at det kun er ti procent

være en balanceakt det er meget vigtigt for sf at vi ikke underminerer den energiaftale vi har at vi stadig væk sikrer ambitiøse mål at

men jeg vil insistere

og sådan at ganske almindelige mennesker kan få en

når han siger at det er vi ikke villige til for det har

så en kurs som som sf har fulgt

både under vk regeringen og under den her regering

at regeringen

forhandlingsbordet eller det kunne man godt men så ville

at sf den her gang forhåbentlig sammen med os kunne være med til at presse på for for eksempel et bedre dagpengesystem frem for at sidde

dyhrs svar var et

jeg tror at fru johanne schmidt

artikel som fanden læser

at vi kan levere nogle resultater i den her finanslov jeg synes

noget på dagpengeområdet der skal ikke være nogen tvivl om at der kommer vi til at lægge et maksimalt pres

med sit hus for netop at spare

villige til men den skal fokuseres og så skal den ikke kunne bruges til fritidshuse som den

i to tusind tyve kommer vi til at mangle tredivetusind faglærte hertillands vi skal da bruge tiden klogt og

men det er jo typisk venstrelogik at man tror at hvis man kaster pengene efter erhvervslivet

det nok nogle arbejdspladser jeg synes

tyve til tredive milliard kroner på at købe nye kampfly mens der er blevet skåret ned i velfærden

jo et politisk valg som sf står og skal træffe

det undrer nogle danskere at et parti som sf

indkøb af nye kampfly

milliard kroner

havvindmøller det er nok til at forsyne en by som aalborg med grøn energi i tyve år

politisk prioritering som sf står med kan sf ikke forstå hvis det undrer nogle danskere at man nu vil bruge tyve til tredive milliard kroner på kampfly i stedet for på velfærd grøn omstilling

i internationale udrykninger når der er brug for det og når vi kigger på nogle af de brændpunkter der er rundtomkring i verden

er en engangsinvestering lidt ligesom når vi investerer i timemodellen

en engangsinvestering det er jo ikke noget man kan bruge i den generelle drift i landets økonomi og der skal man lige huske

at der kan skabes danske arbejdspladser at vi har en klimapolitik i danmark

vi er unikke i verden nu skal vi ikke kun leve af vind det er jeg helt overbevist om

de underleverandører der er til vindmølleindustrien

også er med til at gøre at danmark står stærkt

digital teknologi som så spreder sig ind i andre sektorer det betyder

og for de mennesker der gerne vil

få en bedre konkurrenceevne

uden støtte fra skatteyderne

i vietnam er meget interesseret i dansk vandteknologi det er noget af det der buster i vietnam det betyder arbejdspladser i de to

som blandt andet ligger i midtjylland

importerer roser fra kenya eller frugt fra uganda

at vi lader vores danske dygtige gartnerier stå for den del af produktionen jeg synes at sf skylder

medarbejdere der pt står uden job den respekt at man i hvert fald tager det alvorligt at der er den problemstilling og ikke afviser det med

frækt men det var nu et helt andet emne jeg gerne

har siddet i regering er antallet af kommunalt ansatte jo reduceret altså man sparede på de borgernære serviceområder jeg skal bare høre sf om man er enig i at den politik skal fortsættes af regeringen

sf fortsat op om at man skal spare i den offentlige sektor sådan som regeringen

synes venstre er fred være med det

flere offentligt ansatte frem tusind og tyve

så jeg synes sådan set at det er meget tydeligt at regeringen har ambitioner om at udvikle vores velfærd og det er sf enig i

set enige i at vi fortsat skal udvikle vores velfærd vi er ikke villige

et ret klart ja nej spørgsmål ønsker sf

færre offentligt ansatte eller ønsker sf

flere offentligt ansatte

er sf jo lige så meget i opposition til regeringen

til gavn for landdistriktsområderne og håndværkerne i landdistrikterne at man også tager sommerhusområderne med i den her betragtning

i samme grad er til at sikre vækst i landdistrikterne men mens

har regeringen lanceret to

at lave en boligjobordning og derfor skal man gøre den fokuseret så

situationen er jo desværre den at det store flertal af folketingets partier faktisk alle undtagen enhedslisten har bundet sig til den såkaldt ansvarlige politik de har frivilligt underkastet sig eus nedskæringspolitik de har udmøntet den i et budgettyranni over for kommuner og regioner der er så brutalt og rigidt at selv de forsigtige økonomiske vismænd sætter spørgsmålstegn ved om ikke det er på tide at lempe det en lillebitte smule det er på høje tid at denne regering og det tidligere regeringsparti sf der bakker op om denne politik forholder sig til de virkelige udfordringer og samarbejder med enhedslisten om

løse dem vi er jo enige om at øget beskæftigelse og grøn omstilling skal gå hånd i hånd men hvorfor opretter vi så ikke den grønne omstillingsfond som enhedslisten har foreslået og som kan sikre at de nye arbejdspladser vi skaber samtidig gavner klimaet og miljøet i stedet lægger regeringen op til en aftale om vækstplanen med de borgerlige partier som hvis det står til dem blot vil føre til mere af det samme bevidstløse lempelser for erhvervslivet

vi er enige om at vi i løbet af få år kommer til at mangle mange tusinde faglærte samtidig med at lige så mange tusinde ufaglærte er blevet overflødige men hvorfor spilder beskæftigelsesministeren så sin tid på forhandlinger med v og k partier der kræver at besparelserne på meningsløs aktivering skal bruges på flere skattelettelser til erhvervslivet partier som klart melder ud

helt nødvendige uddannelsesløft

der er i hendes udmærkede udspil

vi har lavet flere gode aftaler om det men det burde være klart for enhver at det ikke er tilstrækkeligt overalt i byggeri transport landbrug rengøring hotel og restauration bliver herboende arbejdskraft fyret og erstattet af billig udenlandsk arbejdskraft det er ikke de udenlandske arbejdere der er problemet det er grådige og skruppelløse arbejdsgivere og nogle eu regler der forhindrer os i at sætte en effektiv stopper for denne politik desværre vil regeringen ikke være med til at tage kampen op imod eu reglerne den vil åbenbart heller ikke leve op til løfterne om at eu aldrig skulle komme til at blande sig i vores regler om velfærdsydelser selv om det er tydeligt at eu indblanding også på dette område fremmer social dumping men vi kan gøre mere alligevel sammen vi er jo enige om at der er brug for stærkere myndighedskontrol skrappere straffe til de virksomheder der bryder reglerne vi er enige om at vi skal have sikkerhedskort i byggeriet jamen så lad os

hvorfor skal det være så svært at slå fast at alle offentlige myndigheder alle virksomheder hvor det offentlige har indflydelse skal stille krav om ordentlige løn og ansættelsesvilkår det burde være en selvfølge at skatteydernes penge ikke skal misbruges til at understøtte social dumping vi må da i det mindste være enige om under ingen omstændigheder at svække på indsatsen det er helt uforståeligt at skatteministeren nu vil lempe reglerne

havde familier det svært og usikkerheden var stor sådan er det ikke mere sagde statsministeren hvornår begynder regeringen at tage det alvorligt som den selv har skrevet i regeringsgrundlaget at den vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom en flot målsætning som vi før har samarbejdet om vi har afskaffet nogle af fattigdomsydelserne vi har givet bedre mulighed for tandlæge og huslejehjælp til særligt udsatte vi har for nylig aftalt med beskæftigelsesministeren at fra første juni er det slut med den uretfærdige modregning af efterbetaling af sociale ydelser i kontanthjælpen det er vi glade for men vi skal have meget mere af den slags hvis vi skal rette op på de skader der er sket derfor er vi jo også glade for det forslag til vedtagelse vi

vi har endnu til gode at se det blive til virkelighed men enhedslisten vil i hvert fald gøre hvad vi kan for

der er kun et års tid til at overbevise vælgerne om at der er forskel på rød og blå der er kun et års tid til at ændre billedet af en regering som opgav at kæmpe for det den lovede vælgerne nemlig at velfærd er vigtigere end skattelettelser det kan ikke nytte at man venter til valget er udskrevet og siger stem på os vi har en god løsning i morgen det handler om at genopbygge tillid at begejstre og mobilisere man kan ikke vinde et valg på andres fejl og mangler lad os nu komme i gang med at sætte en anden kurs en kurs der handler om lighed solidaritet og grøn omstilling enhedslisten

så er jeg meget glad for at ordføreren har gjort sig den ulejlighed at læse principprogrammet jeg håber ikke at det kun lige indskrænker sig til den sætning jeg tror at ordføreren kunne have stort udbytte af at læse det meget grundigt

de fornuftige tanker der ligger bag det men det korte svar

sidde og lege skrivebordsgeneraler her og nu

hvordan det økonomiske liv skal indrettes i en fremtidig

vi angiver hovedretningen og der har vi den klare opfattelse at demokratiet og befolkningen skal have langt større indflydelse på det økonomiske liv end de har i dag og der er det selvfølgelig også nødvendigt med nogle mere kollektive ejendomsformer

på et tidspunkt hvor et befolkningsflertal har besluttet sig for at vi nu skal

skal tingene foregå lige nøjagtig på den og den og den måde det er en rigtig klog ting at give befolkningen noget mere magt og derfor skal befolkningen selvfølgelig også selv på det tidspunkt finde ud af hvordan samfundet skal indrettes og hvilke kollektive ejendomsformer der skal anvendes vi har bare angivet hovedretningen fordi vi har det synspunkt at det går helt galt med det her samfund hvis man fortsat giver markedet så meget magt som det har og som den her

er på rød og blå derfor synes jeg det kunne være interessant hvis herre finn sørensen ville fortælle lidt mere om

er der skal til inden for det næste års tid for at få rettet skuden op altså hvad er det for nogle sådan afgørende ting

igennem over for regeringen for at kunne opveje

rolle dansk folkeparti har spillet det er et støtteparti

vi har ikke lovet den her regering noget regeringen har heller ikke lovet os noget men vi har forsøgt at finde sammen og det er jo faktisk også lykkedes gennem to finanslove og gennem afskaffelse af nogle af de grimme fattigdomsydelser som dansk folkeparti var med

til at indføre vi er også sammen med regeringen faktisk lykkedes med at sætte en lillebitte lap vi synes den er alt for lille og den holder ikke i det lange løb på den dagpengekatastrofe som dansk folkeparti

gennemføre det er forskellen på et støtteparti og et parlamentarisk grundlag vi er parlamentarisk grundlag til spørgsmålet om

vi skal have en markant indsats imod social dumping vi skal have en indsats sådan at man indfrier

regeringsgrundlagets målsætning om at bekæmpe ulighed og fattigdom vi skal skabe nogle reelle grønne job som gavner miljøet og klimaet og beskæftigelsen og statskassen

bedre mulighed for at være lidt mere konkret i forhold til hvad det er der efter enhedslistens

skal til for at genoprette de skader som regeringen nu har lavet de sidste to tre år altså når herre finn sørensen baserer sin

afslutningsdebatten på at nu i løbet af det kommende år det er jo i meget høj grad finansloven til efteråret det drejer sig om skal de her skader

jo også være forberedt på at vi stiller spørgsmålet hvad er det så der skal til for at

at svare på det spørgsmål frem for at komme til at bruge alt for

i dem behøver regeringen ikke putte i alle sammen den skal bare startes op og det kan gøres for et forholdsvis beskedent beløb det er noget der vil skabe reelle arbejdspladser i modsætning til luftige tal om arbejdsudbud og den slags vi har jo stillet en lang række forslag langs ad vejen i forhold til at genoprette og i hvert fald mildne luften for de klippede får som vi siger altså de mange kontanthjælpsmodtagere

der bliver ramt af en reform som dansk folkeparti også var med til men vi har også

en stribe ændringsforslag til den sygedagpengereform som lige har været behandlet der var dansk folkeparti med til at stemme samtlige ændringsforslag ned selv om de jo kunne have forhindret at der kom yderligere forringelser for langtidssyge mennesker

have været en del af genopretningen så jeg synes vi har mange konkrete eksempler på hvad vi kæmper for for at hjælpe regeringen med at indfri dens egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom

sådan gik og planlagde en revolution

jeg forstår det sådan at der været en afstemning på enhedslistens landsmøde

afstemning men jeg forstår det sådan at man har aflyst en voldelig revolution og har besluttet sig til

det korrekt forstået eller eller hvordan er det

er bare for vi kan være lidt rolige her i salen for vi er jo den demokratiske forsamling her i landet og vi kan godt være lidt bekymrede ved at der er nogle iblandt os som sådan spøger med

ind for men vi har på baggrund af kritik og debat blandt vores medlemmer og såmænd også debatter der har kørt i medierne gjort det krystalklart at når vi skal indføre det som vi kalder en revolution og som jo på dansk kan oversættes ved et noget længere ord der hedder en grundlæggende samfundsforandring så kommer det til at ske på fredelig vis og ved at et flertal af befolkningen beslutter det

nu var det ikke for herre lars barfoeds skyld at det ændringsforslag blev vedtaget men

vigtigt at også herre lars barfoed føler at der

plads til ham i et sådant fremtidigt samfund og derfor

blev der jo vedtaget et ændringsforslag om at vi meget klart hvad der egentlig er en selvfølge skriver

fru inger støjberg i hånden og sætte sig ned og lave en grundig gennemgang af det udmærkede principprogram vi har lavet jeg stiller meget gerne op

og

at enhedslisten stiller en lang række konkrete forslag som giver konkrete job rigtige levende arbejdspladser til rigtige levende mennesker i både det private og i det offentlige job som bringer penge tilbage til statskassen lad mig nævne et enkelt eksempel som enhedslisten har sloges for i mange år det er at man satser massivt på energirenovering af de offentlige bygninger det er jo et sted hvor man har noget direkte indflydelse det er jo investeringer hvor pengene kommer hjem næsten inden man når at bruge dem i form af sparede el og varmeregninger og i form af sparede dagpenge

for værdiskabelse i samfundet det er jo en helt klar betingelse for at erhvervslivet

at der er nogle sygehuse hvor arbejdskraften kan blive lappet sammen når den kommer til skade at der er nogle undervisningsinstitutioner som kan være med til at uddanne vores børn og unge mennesker lige fra starten så de bliver nogle dygtige medarbejdere det er et spørgsmål om at der skal være nogle veje at køre på og sådan kunne jeg blive ved hele

om infrastruktur det er jo alt sammen forudsætninger for at der kan skabes værdi

simon emil ammitzbøll er jo at hvis man kigger på den krise vi har været igennem og kigger på hvilke lande der relativt set har klaret sig bedst ja så er det jo de lande der er heroppe i den her ende som er kendetegnet

velfærdsstat og et sikkerhedsnet

den offentlige sektor mindst udgøre det samme af den samlede økonomi som den gjorde nu

ud og finde ni og tredive milliard kroner mere

og tyve plan jeg skal bare for at forstå den retorik

at regeringen sparer ni og tredive milliard kroner på den offentlige sektor i forhold til hvis man skal forfølge enhedslistens budskab om at den offentlige sektor skal fylde lige så meget i økonomien

venstre står for når venstre siger nulvækst ikke helt så slemt

ganske forfærdeligt og det er jo det vi blandt andet har set et eksempel på med de tal der er kommet frem i dag i

de syttentusind varme hænder som man plejer at kalde dem i den borgernære velfærd

læse ud af de her kommune og regionsaftaler der lige er indgået mellem regeringen og regionerne og kommunerne

at hvis man vil bruge det samme i morgen som man gør i dag så

det en besparelse selv om man justerer for pris og løn

flere penge altså hvis man bruger de samme kroner justeret for pris og løn i morgen som i dag

så er det bare jeg skal høre hvordan enhedslisten ser på det hvis enhedslisten mener at den offentlige økonomi skal fylde lige så meget i

tyve som den gør i dag i forhold til det regeringen lægger op til betragter enhedslisten

så som en besparelse hvis man sammenligner enhedslistens ønsker og regeringens ønske er der så tale om en besparelse en nedskæring eller er der tale om en

og der kan vi jo bare konstatere desværre

er regeringen og venstre enige om hvilken økonomisk politik der skal føres

blandt andet udmønter sig i en budgetlov og et budgettyranni over for kommunerne der medfører det som vi har kunnet læse om i

der skal sørge for en ordentlig velfærd en ordentlig uddannelse

det er måske mest i frustration over ikke at at være med

er skitseret fra talerstolen i dag hvad er det for nye skatter og afgifter som borgerne kan se frem til hvis enhedslisten

hvis vi tager dem et for et er hvert evigt eneste forslag finansieret det er det når vi laver forslag til en finanslov det er det når vi laver forslag til for eksempel en grøn investeringsfond

finansiering af energirenovering i

den offentlige boligmasse så det er svaret til herre hans

markerede at det der er den allerstørste bekymring for enhedslisten

den målsætning som står i regeringsgrundlaget som er en flot målsætning og som en regering med herre hans

aldrig nogen sinde kunne finde på at skrive ind i et regeringsgrundlag nemlig at man vil måles på om man er i stand til at mindske ulighed

når man ikke accepterer den såkaldt økonomisk ansvarlige politik som alle de øvrige partier ønsker at

accepterer de mekanismer der ligger bag det

markedsøkonomiske mekanisme

vi har mange danske ledige rigtig gode ordentlige mennesker der gerne vil have et job mens vi har rigtig mange job og et stigende antal job

af folk udefra den mekanisme kunne

at høre enhedslistens forklaring på og dermed også

hvis det medfører sværere vilkår for mennesker som er arbejdsløse og syge eller som har et handicap eller af andre grunde ikke er i stand til eller ikke kan få et job så de kan forsørge sig selv og det er jo desværre indholdet i den såkaldt ansvarlige politik så til det konkrete spørgsmål

3f har på baggrund af tal fra danmarks statistik lavet en opgørelse

i de udsatte brancher vi taler om byggeri transport landbrug skovbrug og gartneri der sker det at tusindvis af herboende arbejdere bliver fyret de bliver fyret med det formål at virksomheden kan ansætte billig udenlandsk arbejdskraft i stedet for

på en dansk arbejdsplads så er spørgsmålet jo bare er enhedslistens

at at fortrænge udenlandske varer

danske marked fortrænge udenlandske arbejdere det danske marked eller er det at se på hvorfor det er blevet sådan at danske virksomheder ikke

at enhedslisten har nogen løsninger på det paradoks og jeg synes heller ikke at det er

hvis det er under ordnede vilkår jeg kunne faktisk mig at høre et egentligt svar på det paradoks og ikke bare

at sætte en grænsebom op enhedslisten siger jo meget klart udenlandske arbejdere er velkomne her i landet men det skal foregå på lige vilkår

sikre at det sker og heldigvis da

fået en regering der i løbet af kort tid har lavet ti gange mere på det her område i bekæmpelsen af social dumping end den tidligere regering nogen sinde nåede

de ti år den havde magten vi er rigtig glade for det samarbejde det er desværre begrænset af regeringens syn på eu regler hvor vi synes at den her regering er meget meget frygtsom i forhold til at udfordre eu reglerne og det skal altså til

regeringen og statsministeren har jo en rigtig god mulighed for at øve indflydelse på det når man sidder

på de taburetter man gør men enhedslisten har også en rigtig god indflydelse eller mulighed for at tage indflydelse hvis man bruger

af to år under den her regering som enhedslisten støtter

der er så nogle der siger at vi holder de onde ved magten hvis vi tager den præmis

man sige at det er rigtigt men vi holder altså de grusomme væk

at kommunerne mister rigtig mange varme hænder

af de ting men men det går bare den forkerte vej det kan vi jo se af de tal når man mister varme hænder ude i kommunerne så det jeg godt

hvorfor holder man en regering ved

gøre i forbindelse med finanslovsforhandlingerne har man noget bud

den situation for det kan vel ikke være med enhedslistens gode vilje

de kendte muligheder i dansk politik ville være at dansk folkeparti ved magten igen hjælper

han står for hvad kan man gøre når man er i den situation som enhedslisten

med nedskæringsøvelser hvad kan man så gøre man kan stemme imod og sørge for at man ikke selv bliver politisk medansvarlig

en politik man er uenig i og det var jo det

skete i forbindelse med den sidste finanslovsforhandling hvor vi jo desværre måtte konstatere

det kom til stykket at så prioriterede regeringen og enhedslisten forskelligt regeringen prioriterede igen igen et samarbejde til højre i salen i det her tilfælde

skar uenigheden sig jo ned til at man prioriterede nedskæringer på uddannelsesområdet sammen med nogle flere

herre finn sørensen er en

ellers vil jeg sige at jeg tror vi kan finde en hel del områder inden for det vi plejer at kalde privatlivets

menneskeligt samkvem som man aldeles ikke skal forsøge på at

i at man har fået ubeskrivelig få politiske resultater ud af sin store popularitet

ufravigelige krav og i så fald hvilke tre ufravigelige krav det er

så undgår vi situationer hvor enhedslisten skal tale om farvebriller

at regeringen urinerer på sine vælgere og at man i det hele taget er

krav med til forhandlinger vi har nogle ting der er meget afgørende for os og for at det hele ikke skal gå op i grin og ballade

nævne nogle af de ting der er magtpåliggende for enhedslisten nemlig at vi

at den selv bliver mere aktiv med at indfri sin egen målsætning om at mindske ulighed og fattigdom at vi skaber en varig løsning for de fireogtredivetusind mennesker der mistede dagpengeretten sidste år og de fjortentusind der mister den

laver nogle løsninger for de mange mennesker som er blevet

ned i indtægt uden at være i stand til

at skaffe sig et job det er nogle helt afgørende mærkesager som enhedslisten selvfølgelig vil tage med plus

dejligt at leve i spørgsmålet er hvordan vi sikrer at vi giver det her dejlige land videre til kommende generationer

man kan leve sine drømme ud og hvor der er plads til at drømme et land hvor man kan leve sit liv som man har lyst til

være anderledes end det flertallet ønsker

mulighed for og rammer til at forsørge sig

sin familie tage sig af sine nærmeste vi skal sørge for at også kommende generationer kan tilbydes uddannelse hospitalsbehandling

at der er mulighed for at tage sig af

er det umiddelbart svært at være uenig i

for dette dejlige danmark

det nøgleord den kode der skal til hvis vi skal sikre et rigt og godt danmark

og vores efterkommere

konkurrenceevnen det kræver at vi ser på skatten og det kræver især at vi ser på topskatten

der giver mest vi skal sørge for at

at gøre en ekstra indsats vi skal sørge for at det bliver lettere for virksomhederne at ansætte folk blive mere konkurrencedygtige vi skal af med topskatten vi skal også halvere selskabsskatten vi skal nemlig forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og jo vi skal

som venstre og andre ønsker det sænke skatten

det helt faste princip

før de har haft mulighed for

finansiere deres eget liv derfor ønsker vi med et nyt bundfradrag til folk i beskæftigelse

man bliver ramt af skattehammeren

familierne får det bedre hvordan der bliver bedre forhold for de danske familier

bliver brandbeskattet det kan være svært når man gerne vil have at der skal være plads til børneværelser og leg i haven at staten så belønner en med ekstra skatter og stigende boligskatter

og børn og bagage

har et dansk afgiftspres der får en ned i en folkevogn

jeg var lige ved at sige til familie eller begejstring

sikkerhed nok hvis ulykken skulle ske

problemer med de høje energiafgifter vi har europas højeste energipriser det går især ud over de dårligt stillede energibeskatning er asocial beskatning af værste skuffe fordi det rammer dem med de laveste indkomster hårdest og det vil vi ikke være

i liberal alliance vi synes at der skal være mere rimelige energipriser til glæde for os alle men især til glæde for arbejdsmanden mere end for folketingsmedlemmet

procent om året i en årrække frem vi ønsker at fjerne erhvervstilskud og vi ønsker en højere tilbagetrækningsalder

at tage nogle af de klumper som finansierer de

ikke om penge det handler også om at vi skal have et bedre liv det kan vi få ved at skaffe nogle af pengene ved mindre bureaukrati i den offentlige sektor til glæde for borgerne der får en bedre og mere borgernær service og til glæde for de ansatte der får et bedre arbejdsliv bedre

den aftale der er lavet med regionerne to

det kan man sådan set slippe af sted med

vil brede det ud på hele den offentlige sektor men hvis det kan lade sig gøre i

at vi herinde skal passe på med at gå for langt i forhold til borgernes helt grundlæggende rettigheder vi er kommet dertil

sort arbejde vi er kommet dertil hvor alt hvad vi laver efterhånden bliver logget af offentlige myndigheder vi er kommet dertil

lukket sig om sig selv i forhold til borgerne med en såkaldt offentlighedslov

hvad der sker når beslutningerne bliver truffet

et danmark med økonomiske reformer til glæde for borgerne vi ønsker også et danmark hvor der

mere åbenhed i den offentlige forvaltning og

og ejendomsrettens ukrænkelighed det handler ikke bare om penge det handler om værdier og om hvilket liv man kan få lov til at leve sammen med sin familie venner og

som er frivillige og hvor man sammen tager ansvar for hinanden danmark er et dejligt land som jeg indledte med at sige men vi bliver nødt

at tage os sammen hvis vi gerne vil have at danmark fortsat skal være et dejligt land hvor der er muligheder for den enkelte

hjælpe dem som har brug for

er andre steder i verden hvor de kan præstere bedre løsninger bedre muligheder og bedre livsperspektiver end vi kan her

det kræver at gøre noget for at fremtidssikre det danske samfund

det skal jeg ikke kunne gøre mig til dommer over

vores samfund kommer ikke til at falde sammen som det skete i østeuropa med murens fald vores velstand eroderes langsomt fra år til år hvor vi ryger ned ad listen over verdens rigeste lande

i den situation at det gør rigtig ondt når vi skal vende skuden

nu hvis vi vil

vi taler løsningsforslag med dem i stedet for at tale sort og håbe på det bedste

liberal alliance vil garantere der sker med topskatten

ole birk olesen at der er en garanti

andre punkter der er vigtige for os men i modsætning til de partier som fru astrid krag repræsenterer

med mindre end halvfems mandater det synes vi

ikke fra mig men fra herre simon emil ammitzbølls partifælle

med den hvad skal der ske med den hvor lidt kan der ske med den

valg det synes jeg altså er et meget rimeligt og i øvrigt også relativt

jeg synes vi skal passe meget på hvad det er vi gør her det radikale venstre brændte nallerne i to tusind og seks på at være ultimative s og sf brændte nallerne i to tusind og ti og elleve og vi har ikke tænkt os at stikke fingrene ind i det samme bål

i mig der ikke kan stå for fru astrid krag

mig ud i ultimative krav her fra folketingets talerstol men jeg

i bunden eller det er topskat vi skal have det hele

alverden kan det hænge sammen hvis man også vil i hvert fald præsentere sig som bare lidt fornuftig

så utroværdigt på mig at jeg kommer til at tænke på den yderste venstrefløj

halvfjerdserne og det er ikke venligt ment heller ikke fra mig vil jeg sige men er det bundskat

ikke er et velfærdssamfund det gør tværtimod at vi øger vores konkurrenceevne så vi kan få flere virksomheder her til landet

så vi kan udvide virksomheder

værdier jeg er da glad

og ansvar for hinanden hvis det er sådan at have et fællesskab og der kommer nogle og hjælper os med at få det til at fungere for eksempel arbejdere fra østeuropa så skal de

ansvar for dem for eksempel for at de ikke bliver snydt for løn og snydt for

vi stiller spørgsmål til hvad det hvis liberal alliance får

vil gøre herre lars løkke rasmussen til statsminister så er for skatter og afgifter

bare i den her tale har det handlet om bilafgifter topskat selskabsskattelettelser bundfradrag

nævnt fordi det gik så stærkt så hvis man nu står

forhandlingslederen og skal bede om en skattelettelse eller en afgiftslettelse

vi kommer med vores krav vi fremlægger vores politik og vi vil arbejde for

så meget som muligt af liberal alliances politik gennemført og vi skal have indrømmelser på både lavere skat

mere personlig frihed på mere vækst og på en mere effektiv offentlig sektor

klar til at fravige det som herre anders samuelsen har sagt altså at at hvis herre

forsøgt at holde sammen de seneste par år med skiftende

at liberal alliance selvfølgelig vil arbejde for lavere topskat og andre af de skattelettelser jeg har nævnt her

løftebrud man

mindre erhvervsstøtte herudover er der også en række andre og mindre finansieringsforslag på mellem et par hundrede millioner og fem milliard

kan finansiere både

finansministeriets egne tal og ser på hvad der sker efter tilbageløb så er der stadig væk en ubetalt regning på små ti milliard

kan vi ikke med al respekt må jeg

er mig der har ordet og retten til at stille spørgsmål

at julemand fordi jeg vil lave nulvækst

har råd til at få ordentlige uddannelser

det ville jo være rart hvis debatten handlede om

eller kan man bare diskutere petitesser i liberal alliances

lige præcis et bestemt antal

en fuldstændig surrealistisk diskussion at sige der er x antal offentligt ansatte der skal være tyvetusind

lommerne på hårdt arbejdende danskere

skal tage hånd om de gamle og i det hele taget nogle

i børneinstitutioner altså er jo ligesom grænser for hvor meget man kan effektivisere der må da være

antal mennesker som man ikke kan effektivisere bort

færre lærere pædagoger og den type offentligt ansatte skal der være i den offentlige sektor

to tusind og tyve hvis liberal alliances effektiviseringer

sjovt når fru lone loklindt siger at det er meget imponerende så meget vi kan effektivisere og så videre

effektivisere lige så meget som den her regering ønsker at gøre

som regeringen vil på sundhedsområdet

er for høj så vi godt kan effektivisere mere jeg kunne godt tænke mig alligevel at få et svar fra liberal

hvordan man vil holde kvaliteten

sektorer som for eksempel folkeskolen

børneinstitutioner hvis der skal effektiviseres

mere for vores offentlige sektor end man gør i resten af nordvesteuropa

så synes jeg der er grund til at glæde sig

spilde så mange penge på noget der ikke er den bedste kvalitet at de måske kunne droppe en masse af bureaukratiet at de

kan gøre herre simon emil ammitzbøll virkelig ked af det

de meget sådan konkrete spørgsmål at mere overordnet om

vil bekræfte at man mener at stigende ulighed er et

så et problem at vi øger velstanden gør danmark rigere kan hjælpe flere til at få en god tilværelse og til at udleve deres drømme

det handler om at familierne skal kunne bestemme over deres tid

en lille indtægt jeg synes

ikke komme ind og få de samme muligheder de skal rammes af afgifterne

jeg at det er et sundhedstegn med stigende ulighed

jeg bare nødt til at få bekræftet om det stadig væk er opfattelsen eller om man mener det ikke er et sundhedstegn

år ud og år ind på passiv forsørgelse

fleksjob kontanthjælp og sygedagpenge med den her regering

flere der får en større gevinst ved at være på arbejdsmarkedet at nogle mennesker en chance

få adgang til arbejdsmarkedet jeg synes faktisk at det

at vi politisk har besluttet

få en chance og det vil vi gerne være med til

alt sammen ting der var med til at gøre at flere danskere var hensat i fattigdom at flere børn voksede op i familier der var ramt af

det har liberal alliance ment lidt forskellige ting om og jeg tænkte

få et meget klart bud på hvad

genindføre

at tjene penge ved at arbejde selv samtidig

to af de konkrete spørgsmål der blev stillet kunne man have set

fem og tyve timersreglen

der giver svaret jo sig selv læs vedtagelsen

at tjene deres egne penge hvis de

at hjælpe dem der virkelig har brug for det

som man nu har gjort i to en halv år

karavanen drager videre og socialisterne brokker sig herfra

til hamlet og horatius

marcellus her taler om rigets tilstand

taler om den nye ledelse af landet

ved at slå den gamle konge ihjel eller medvirke til det eller om marcellus taler om hamlet

ikke kunne sige mere om men hvis man nu forestillede sig

der var noget mærkeligt i danmark og at det ikke var kronborg men christiansborg de stod på

er der vel alligevel mange som kan genkende

er det sådan at der sker mange mærkelige ting i danmark under denne

folketingssamling hvor socialistisk folkeparti har forladt regeringen på grund af nogle beslutninger i regeringen som sfs ministre ellers var fuldstændig enige i vi har en regering der gennemfører de fleste økonomisk politiske aftaler senest også en finanslov her i efteråret med oppositionen mens regeringens støtteparti overhovedet ikke deltager i de ting så har vi en regering som konsekvent nægter at gennemføre sin egen politik som den ellers gik til valg på vi har en regering der afviser at sætte væksten i den offentlige sektor på nul i nogle år selv om vi har den største offentlige sektor i hele verden

deraf følgende tårnhøjt skattetryk som begrænser mulighederne for at skabe arbejdspladser i virksomhederne

vi har også en regering som har fremsat det helt mærkværdige lovforslag om i sundhedsloven at erstatte ordet kvinde med ordene en person med en livmoder og ordet mand

så man selv kan angive hvilket køn man synes man er uafhængigt

er indrettet det er jo begyndelsen til et værdiskred uden lige det et meget mærkeligt lovforslag

i hvert fald har ét regeringsparti som har fået den tanke at unge som har

skal have positiv særbehandling i form af adgang til uddannelser på bekostning af andre unge vi har en regering der har sparet på de midler der skal sikre vores kulturarv og som ikke tager sig af at dele af vores kulturarv er ved at blive ødelagt og forfalde vi har en regering der passivt ser

at unge mennesker tager fra danmark for at gå i krig i syrien med fare for at de vender hjem som fundamentalister og terrorister vi har en regering som sammen med venstre og dansk folkeparti vil tvinge børn ind i en heldagsskole hvor de ikke må gå hjem og lave lektier sammen med deres forældre og søskende men

så har vi en regering der for et år siden med statsministeren for bordenden lagde op til at nu skulle vi have en bred europapolitisk aftale der var møder det hen over sommeren vi var tæt på at blive færdige men så fortrød regeringen

projektet blev skrinlagt og siden har vi intet hørt til det for at citere fra filmen den eneste ene

men i virkeligheden dækker tallene jo over nogle politiske synspunkter og holdninger og værdier i det konservative folkeparti har vi det sådan at vi gerne vil give borgerne mere frihed og mere ansvar og vi ønsker også et samfund hvor der er større respekt for de fælles værdier som vi har i

handler økonomisk politik jo blandt andet om for når vi diskuterer økonomisk politik hvad er det så vi taler om dybest set taler vi jo om at mennesker gerne skulle være mere trygge på deres job have et job hvis de er ledige være mere trygge ved at beholde deres job hvis de har et job det handler også om at folk skal være trygge ved deres bolig og derfor er der altså behov for at vi gør en indsats i danmark for at skabe flere jobs danmark skal være et land hvor det bedre kan betale sig at arbejde og investere og spare op for det skaber et samfund hvor der bliver mere velstand hvor virksomhederne kan investere i arbejdspladser og hvor mennesker så er mere trygge i jobbet vi har også brug for at skabe mere tryghed om boligen i danmark

at vi skal stoppe den automatiske stigning i grundskylden fordi det skaber stor utryghed for mange at der er den bombe under deres boligøkonomi

det er vigtigt at vi sikrer tryghed om folks bolig

noget handler økonomi i virkeligheden om

også vigtigt og det synes jeg også skal med i debatten i dag at vi gør mere ved vores uddannelser vi er glade for at fået en aftale om en reform af erhvervsuddannelserne

så følger vi jo med interesse den diskussion der i øjeblikket er om vores folkeskole vi skal styrke fagligheden i alle vores uddannelser vi mener også

har en del kritisk at sige om men hvor vi har styrket

dansk og matematik men vi skal tage forældrenes og lærernes og elevernes bekymringer ad notam vi skal interessere os for de kritiske bekymrede bemærkninger vi har hørt om for meget inklusion i skolen til skade for alle vi skal tage os af den bekymring det kan rejse når

i skolen ligefrem bliver mobbet hvis de er for dygtige og derfor nærmest gør sig umage med ikke at være for dygtige fordi de så bliver mobbet

vi skal fremme et system hvor vi understøtter både den dygtige og den svagere elev

men der er behov for at vi tager fat i resten af uddannelsessystemet for at sikre fagligheden overalt

er også behov for at vi får et danmark hvor der er større respekt for vores fælles værdier

gælder ikke mindst større respekt for lov og ret vi er slet ikke kommet langt nok i danmark med at bekæmpe indbrud der er over fyrretusind indbrud om året i danmark flere og flere af de indbrud bliver begået af udlændinge som kommer hertil fra andre europæiske lande det skal vi gøre mere ved det er fuldstændig uacceptabelt og som det også var meget fremme i valgkampen til europa parlamentet og den debat håber jeg ikke størkner nu hvor vi

skal vi gøre mere i fællesskab i eu for at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet men vi skal også herhjemme stramme kursen

indføre endnu strengere straffe over for indbrud og bekæmpe rockerkriminaliteten endnu mere herunder sikre politiet flere ressourcer der er mange udfordringer vi skal tage fat i som jeg sagde handler det selvfølgelig meget om økonomi vi skal have et effektivt samfund i danmark men vi skal huske at vi også skal have et menneskeligt samfund det er den balance vi hele tiden skal finde det konservative folkeparti

til hvordan vi kan udvikle den offentlige økonomi frem

vi kan omfordele og omprioritere til fordel for

der trænger mest samtidig med at vi kan sætte skatten ned for det er det der er brug for i danmark der er nemlig ikke kun behov for at spare for at sætte skatten

der er også behov for at bruge flere ressourcer nogle steder ikke mindst i vores sundhedsvæsen hvor der er alt for mange som ikke føler de får tilstrækkelig god behandling

foreslår at der bliver afsat over elleve milliard kroner ekstra til indsatsen på

sundhed og ældre i årene frem til to tusind og tyve for det er muligt både at have nulvækst spare penge nogle steder sætte skatten ned samtidig sætte mere ind de steder hvor

som er udsat ikke mindst syge medborgere jeg synes vi

men det er jo også godt at få vendt de kendte synspunkter som en afslutning på

håber stadig væk at det lykkes regeringen at komme i arbejdstøjet igen inden sommeren så vi kan forhandle en

vækstpolitik færdig så vi kan lave en reform af vores arbejdsmarkedspolitik der er brug for at de ting kommer på plads inden sommeren jeg synes det er ærgerligt at regeringen har stoppet arbejdet gennem flere uger jeg jeg håber at der nu bliver forhandlinger om hvordan vi kan få en vækstpakke

gerne slå sig op som det borgerlige grønne parti

vi sikrer vores forsyningssikkerhed ved at basere os på andre

end de traditionelle energikilder kul olie og så videre jeg synes ikke mindst

den russiske leder putin i den grad ført en aggressiv politik over for dele af de

lande som ligger op ad rusland vidner om at vi skal gøre os uafhængige så meget som muligt af andre lande når det gælder olie gas og kul

jamen

nærmere om regeringens position og regeringen ville vel også høre vores position og siden har vi simpelt hen beholdt arbejdstøjet på vi har nærmest sovet med støvlerne på om natten for at være klar hvis regeringen skulle kalde os til yderligere forhandlinger vi har ikke hørt ét ord om den sag fra regeringen i flere uger regeringen har lagt hele sagen på is

åbenbart har taget arbejdstøjet af og er trukket i nattøjet

har siddet der med arbejdstøjet på og været parat til at gå i aktion så jeg håber at regeringen nu får smidt nattøjet og kommer i arbejdstøjet så vi får nogle forhandlinger og så vi kan få en aftale

vk regeringen havde nogle meget ambitiøse klimamål og nogle meget ambitiøse mål om at gøre os

mere uafhængige af fossile brændstoffer

yderligere skal udvikle de mål

det kommer jo også meget an på hvad der med tiden bliver aftalt

hele taget taget skal man overholde danske love i forhold til ansættelse af medarbejdere

siden af det et fagretligt system der så skal have plads til at

skal så i øvrigt have lov til at fungere ved siden af det vi gør rent lovgivningsmæssigt men vi vil altid bakke op om at sætte ind

folkeparti og jeg tror jeg kan tage venstre med men

er det sådan at naturligvis skal folk have kurser målrettede kortvarige uddannelser hvis det er sådan at man kan se at man kan flytte folk fra ledighed til et konkret job

får et kursus eller en kortvarig uddannelse det som vi i det konservative folkeparti ikke vil være med til er noget der nærmer sig en uddannelsesorlovslignende foranstaltning af en to årig varighed hvor man parkerer folk på uddannelse selv om de i virkeligheden meget hurtigt ville have fået et job

hvis de havde fået en effektiv arbejdsformidling og måske et kursus der kunne guide dem ind på den rigtige arbejdsplads derfor vil vi ikke lave sådan en uddannelsesorlovslignende foranstaltning af to årig varighed og det er noget af det vi kommer til at forhandle

nemlig at der er markante stigninger i pso afgiften energiafgiften som ligger ud over det vi forventede i to tusind og tolv nye tal fra energinetdk

milliard kroner i såkaldt pso afgift

mere end sidste år og en stigning på fire og fyrre procent siden to tusind og tolv skriver jyllands posten således ifølge dansk energi betaler virksomhederne omkring seks og tres procent af den grønne afgiftsregning svarer til at store og små virksomheder i dag betaler en milliard

nærmest spist den lettelse op som de fik med vækstplanen fra sidste år herre lars barfoed enig i at det selvfølgelig grundlæggende er et problem i forhold til virksomhedernes omkostninger og dermed også

der skal gøres noget ved de energiafgifter der er alt for høje det vi diskuterede før var

de ambitioner der er på klimaområdet

at vi skal have sat afgifter ned af hensyn til de virksomheder som bliver udsat for det der blandt andet står om i jyllands posten i dag og som man jo

sådan som virksomheder i udlandet gør når de ikke skal betale den afgift og det er er problemstillingen i en nøddeskal

dahl fuldstændig ret i og det er jo det vi har bedt om

samtidig med at i hvert fald det konservative folkeparti siger

der hævder men det har vi så ikke turdet regne

vækstfremgangen vil være så stor at der vil komme så store provenuindtægter andre steder fra at det nærmest er gratis

i england har man jo sænket marginalskatten og tjent penge på det men lad bare det være det er den samlede vækst i danmark som følge af topskattefjernelsen der betyder en samlet velstandsfremgang

hvor alle har glæde af det er jo at hvis vi får en vækst

det må gavne rigtig mange især dem der er ledige men også dem der har job som kan

plads til lønfremgang så alle vil få glæde af at vi fjerner topskatten det er en meget billig måde at få vækst og flere arbejdspladser på i danmark først og fremmest vil det være gavn til gavn for de ledige

ikke sige men regnestykket er sådan

indtægter som får et job fordi det giver vækst i samfundet så må det vel være bedre end hvis man ikke fjernede topskatten så den lille stigning i uligheden er da fuldstændig ligegyldig hvis dem som tjener mindst kommer til at tjene mindre men herre jesper petersen vil nok gerne fastholde dem som tjener mindst på en lav indkomst

nødig vil have at dem som tjener meget kommer til at få endnu mere ud af det det er jo socialisme jeg er ikke socialist jeg er konservativ jeg er interesseret i et samfund hvor de som tjener mindst får det bedre og så er det da helt fint

nogle af dem der tjener mest som kommer til at tjene lidt mere

i danmark der bliver en velstandsstigning på tolv til fjorten milliard kr og

det synes jeg er godt forskellen er at herre jesper petersen hellere

som tjener mindst på en lav indtægt fordi han ikke vil give skattelettelser hvor man kunne risikere at nogle af dem der tjener meget

sænker skatten på den sidst tjente krone for vi mener i hvert

mere end halvdelen af en indtægtsfremgang i skat man må dog have lov

at beholde i hvert fald halvdelen

regering har det med i sit regeringsprogram og at det kan gennemføres i folketinget det vil socialdemokratiet nok ikke medvirke til

ud af det når der har været drøftet et regeringsprogram for sådan

vi interesserede i at det samlet set rykker i den rigtige retning i den vurdering indgår det at sænke skatten på den sidst tjente krone med stor vægt men det er for eksempel også meget betydningsfuldt for os

så boligejerne ikke længere skal leve med

bombe i deres økonomi fordi grundskylden mange steder stiger eksplosivt i de kommende år hvis ikke vi fra folketingets side griber ind over for det det vil også være et vigtigt krav

interesserede i både at skabe tryghed om boligen og tryghed om jobbet

for

finansieringen af det på det tidspunkt hvor man ikke vidste

hvordan man derovre besluttede sig til at finansiere det

er interessant i sammenhæng med hvad vi drøfter i danmark er

eksempler på at det faktisk

hænge sammen økonomisk man kan endda tjene penge på det hvis man er heldig og dygtig nok når man sætter topskatten eller marginalskatten

jeg er ansvarlig for hvordan det konservative folkeparti foreslår sådan en finansiering det jeg så bare siger

vi sætter cirka syv milliard kroner af til det i vores plan for det er det skatteministeriet siger det koster så tilføjer jeg bare

topskattelettelser

er det også sådan det kan jeg bekræfte

at vi kommer til at diskutere topskat for det er ganske afgørende og det er en meget effektiv måde at skabe vækst på i danmark

er en meget effektiv måde at skabe vækst

er bare ærgerligt at socialdemokratiet så ikke er så interesseret i at finde effektive måder at skabe arbejdspladser på

har en forstenet religion om

hvis det er ensbetydende med at dem der tjener mest

en halv million danskere femhundredetusind danskere som betaler topskat jeg har ikke det nøjagtige tal men

men det som også er interessant ved det er

er mange flere som kan have et ønske og en ambition om at komme til at tjene flere penge så de kommer op og tjener penge

betaler topskat og deres tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats måske investere tage en uddannelse

påtage sig mere ansvar vil jo være større hvis de ikke bliver mødt med den mur i form af en skattestigning når de når grænsen for at betale topskat og ja helt almindelige lønmodtagere har gavn af det især har ledige gavn af det for det vil skabe vækst

langhoff nu henviser til så alle får gavn

skattelettelser som vi foreslår i vores samlede

tyve plan som indebærer at vi omfordeler

er milliard kroner skatte

to og tyve milliard kroner tilbage som vi vil bruge til at prioritere nogle velfærdsområder blandt andet sundhedssektoren højere i den offentlige sektor så vi vil også omprioritere og bruge flere penge til at styrke den

jeg nævnte sundhedssektoren og jeg kunne også nævne politiet

glade for at have direkte indflydelse på dette vigtige parlamentariske samarbejde på tværs af arktis i morgen nedsætter folketinget sin egen arktiske arbejdsgruppe

for inatsisartut

kommer til at arbejde med arktis jeg håber at alle danske partier fortsat vil engagere sig aktivt i det arktiske rigsfællesskabet har brug for en

og vi skal øge vores daglige dialog og samarbejde om arktis

dette forår arbejdet med en række ændringer af den grønlandske retsplejelov i processen har det stået lysende klart for mig at vi skal

lovændringer der skal gennem både inatsisartut og folketinget vi er i inuit ataqatigiit tilfredse med at der nu endelig gøres en særlig indsats for at komme de mange sagsbunker i de grønlandske kredsretter til livs de tyve million kr der ekstraordinært blev afsat på den danske finanslov til dette arbejde falder på et tørt sted

med stor undren at jeg har kunnet konstatere at der ikke fra dansk side synes at være den store vilje til at tage det lange seje træk

forsømmelser der er af det grønlandske retsvæsen vi ser lappeløsning

det er en situation grønland ikke kan være tjent med grønland ønsker et stærkt retssamfund som borgere og erhvervsliv med ro i sindet kan engagere sig i realiteten er i

sagsområderne langtfra varetages på en tilfredsstillende måde med flytningen af en række civile sager fra kredsretterne

retten i grønland udhules ideen med kredsretterne hvor det er nærhedsprincippet der er omdrejningspunktet samtidig stiller det den nye kredsdommeruddannelse i et underligt vakuum hvor der skal uddannes kredsdommere til en uvis fremtid jeg vil stærkt appellere til at den danske regering i samarbejde med grønland tager og får løst de mange problemer på retsområdet

siden retsvæsenskommissionen afgav sin betænkning det kan ikke passe at der efter så mange år fortsat er en så høj grad af famlen efter løsninger

og sikre dem bedre udstyr heriblandt en tjenestetelefon

der ingen kommunefoged er det er ikke tilfredsstillende ligesom det heller ikke er tilfredsstillende at der i

det betyder at hvis nogen tilbageholdes må kommunefogeden huse den tilbageholdte i sit eget hus eller selv finde en anden løsning jeg vil opfordre justitsministeren til i samarbejde med naalakkersuisut og de grønlandske kommuner snarest at finde en løsning på denne uholdbare situation vi må i fællesskab arbejde hårdt for at retsvæsenet kommer på fode igen alt andet er uansvarligt fra inuit ataqatigiits

vi frem til fortsat dialog og særlig til efterårets finanslovsforhandlinger hvor vi fortsat vil kæmpe for især retsvæsenet i morgen tredjebehandles den omstridte udlændingelov som er en direkte opfølgning på den grønlandske storskalalov igen må jeg desværre konstatere at processen har været noget rodet alene dele af betænkningen afspejler hvor lidt gensidig information

storskalaloven er en grønlandsk lov vedtaget af det grønlandske parlament grønland har den lovgivende og udøvende magt på råstofområdet alligevel anser den danske regering

at bruge en udlændingelov om opholds og arbejdstilladelser

klausuler ind om sjældne jordarter jeg spørger stadig mig selv hvordan regeringen har tænkt sig at agere når eller hvis

opstartes sjældne jordartsprojekter med anlægsomkostninger på under de fem milliard kr som definerer et storskalaprojekt storskalaloven som denne ændring af udlændingeloven omhandler gælder jo kun for de store projekter og ikke de mindre projekter

og resultatet som et flertal nu trods alt ser ud til at blive enige om skaber en uklarhed om hvem der har kompetencen det er usundt for investeringsmiljøet og det er usundt at vi ikke kan henholde os fuldt ud til selvstyreloven det bedste ville have været at lave en samarbejdsaftale om det der skal samarbejdes om frem for at famle rundt og indsætte klausuler i tilfældige love

er vi fuldstændig enige i at der skal samarbejdes

at rammelovgivningen vedrørende potentielle storskalaprojekter nu kommer på plads det er en vigtig milepæl i de lovgivningsmæssige forberedelser til udviklingen af nye erhverv i grønland

jeg håber at vi oftere vil opleve møder mellem inatsisartut og folketingets udvalg lad os nu få nytænkning på banen frem for fordomme og vanetænkning vi skal kunne tale sammen være ærlige og kunne gå i kødet på de mange udfordringer

inatsisartut der skal praktiske og strukturelle løsninger til ligesom begge regeringer skal være mere klare i mælet om

afslutningsvis vil jeg

lejligheden til at sige en stor tak til alle partier i folketinget og til regeringen for tre spændende år på christiansborg til september trækker jeg mig fra arbejdet her og helliger mig min nye post som formand for inuit ataqatigiit

der er sket meget på tre år til tider

det som om nogle danske partier først nu har opdaget hvad selvstyreaftalen indebærer netop nu hvor vi er midt i en implementering af selvstyreloven er det utrolig vigtigt med de grønlandske og de færøske mandater i folketinget

og vi skal have grønland på sporet igen inuit ataqatigiit er klar til at

for at udvikle grønland og rigsfællesskabet på en ansvarlig åben gensidig og solidarisk måde

i vores fællesskab så den handske vil

havde ønsket en kort bemærkning var

overskriften til gavn for grønland

har været i gang med at finde ud af hvordan økonomien er i forhold til det grønlandske samfund fremadrettet

kroner i gennemsnit over fem og tyve år jeg kunne godt tænke mig at

er enig i i den fremstilling der er i rapporten om de ubalancer der er i den grønlandske

taget imod rapporten fra de to universiteter med kyshånd vi synes det er utrolig vigtigt at vi får den

baggrundsviden som rapporten leverer

også enige i som rapporten konkluderer at grønland skal have udviklet en mere flerstrenget erhvervsstruktur det er ikke nok med fiskeriet og vi skal heller ikke sætte vores lid til mineindustrien det kan ikke løse vores økonomiske problemer på sigt

dele af det som vi ikke er helt enige i men der er rigtig meget af det som vi synes er meget konstruktivt og nødvendigt i den fremadrettede debat om

grønlands erhvervsudvikling desværre har vi nu set at naalakkersuisut har fremlagt en

strategi vedrørende råstoffer og olie og strategien er efter vores mening netop urealistisk særlig set i lyset af den information vi har fået fået i til gavn for grønland

været med til at lave en mere balanceret og

en størrelsesorden som den der er skitseret men det var mere for

få synet på det også i forhold til om det ikke

en mere grundlæggende diskussion om hvordan

landbrugserhvervet hvis man hele tiden går og tror at der måske lige om lidt åbner en stor mine lige ved siden af så vi er meget

for eksempel at se på en meget mere overordnet debat om

skal med det grønlandske territorium vi skal med landet hvad

vi ellers lagt op til men desværre ikke med flertal i inatsisartut så vi arbejder hårdt videre for at

jeg mener på en eller måde delvis er gået fløjten

om hvornår der ville ske noget med de her lossepladser

grønlands landsstyre landsstyre med den slags

mit spørgsmål til ordføreren er nu vil ia være med til

at vi kunne lave en ordning sådan at vi i de tre parlamenter i rigsfællesskabet kunne

de tre ledelser til de tre regeringer

af forholdet i rigsfællesskabet henholder os til selvstyreloven det bliver noget rod hvis vi skal til at gå ind over ansvarsområder som grønland har hjemtaget eller som færøerne har hjemtaget

synes jeg egentlig at muligheden for at stille spørgsmål som det er i dag er i orden det jeg synes der skal være mere af er at udvalgene i inatsisartut og i folketinget og gerne i lagtinget har en meget mere daglig kontakt i forhold til de sagsområder som er fælles ansvar

når vi har lavet ændringer i retsplejeloven at de høringssvar vi modtager hernede har vi ikke modtaget oppe i inatsisartut og når de kommer op til

foreligger de kun på dansk så der går en masse tid med at få dem oversat til grønlandsk

dem deroppe og den slags strukturelle ting er vi nødt til at få styr på så vi kan lave

et simpelt svar på noget som i det her tilfælde var var lossepladser faktisk skal ringe til en

for at få at vide hvordan det er fat med de her lossepladser hvorfor skal jeg gå den omvej hvorfor kan vi ikke finde ud af det sammen og dermed skabe en fornyet fælles interesse for vore tre

har den udøvende og lovgivende magt der skal være meget mere gennemsigtighed i den måde vi laver de her love og den måde vi arbejder og jeg er bange for at hvis vi begynder at blande tingene sammen

ser det også for rodet ud udefra

jo læse og se på hvordan vi arbejder og der kan der opstå tvivl om hvem der egentlig har ansvaret

og lige så snart vi taler sikkerhedspolitik og dermed er

det er uklarheden i den måde vi laver

bemærkninger til lovene på som jeg kritiserer jeg synes ikke det er hensigtsmæssigt når vi samtidig gerne vil skabe et system som er gennemsigtigt og forståeligt for dem der kommer udefra

men hvorfor kan vi ikke på det område ligesom vi gør med uran lave en samarbejdsaftale først som som

overordnet i forhold til området i stedet for at vi skal lægge en særlig tekst ind i bemærkningerne til loven som gør det

kan afholde nogle fra at ville investere i

og at en sådan samarbejdsaftale

i forhold til råstoffer i stedet for at skrive det ind i bemærkningerne til til en tilfældig lov som jeg kalder den for det er

hvad så med de projekter der koster fire

informationsudveksling hvis ikke det skal ind i nye betænkninger eller nye bemærkninger eller love fremadrettet så en meget bedre og gennemtænkt måde at arbejde med de her sagsområder

jeg synes at den dialog der har været omkring den her udlændingelov har været for lukket vi er blevet involveret alt for sent i oppositionen i grønland og sådan set

indsats at vi har fået en langt mere konkret og målrettet debat her i folketinget om den lovgivning vi vedtager her

også at vi faktisk har fået en mere fri og direkte debat om

vores indbyrdes forhold i rigsfællesskabet jeg deler

faktisk ordførerens synspunkter

som de blev fremlagt i talen på nær et enkelt punkt

har været noget af en øjenåbner for mig at at forstå at vi har en forpligtelse her fordi det er et område vi har ansvaret for jeg har kun en bemærkning

vores uenighed i forhold til storskalaloven om de her ilo konventioner nu bliver

havde det måske været en god idé at lade lovens

ikrafttrædelse være betinget af at det forhold var bragt i orden tak

fortsat skal arbejdes med i har vi hele tiden sagt at vi vil sikre at ilo konventionerne

god og retfærdig løsning som også tilgodeser at der kan komme gang i de investeringer

træder vi ind med det samme vores interesse er at få rammelovgivningen på plads så man både internt i rigsfællesskabet i grønland og set udefra ved hvad

til investeringer og igangsættelse af nye erhverv

tre lande danmark grønland og færøerne der sker spændende ting det er konklusionen her ved afslutningen af den politiske sæson

der er vigtigt for vores fællesskab som folketinget har gennemført

og fjerne og forhindre grænsehindringer inden for

slags der kan gøre en stor forskel

medlemmerne af tinget er ved at overvinde berøringsangsten

og jeg vil gerne kvittere for at folketinget i enighed har pålagt regeringen

at vi i tinget må holde regeringen

sporet økonomi og indenrigsministeriet har nemlig så sent som i dag

negativ holdning til at fjerne den måske vigtigste grænsehindring

besværlige adgang til cpr numre og nemid

oplyser skriftligt at der generelt vil blive tildelt flere

men at de ikke giver adgang til nemid det ved

systemer og det er

statsborgerne

har brug for så jeg må spørge økonomi og

indenrigsministeren direkte hvad vil ministeren gøre for at løse problemet

det er

bekæmpelsen af grænsehindringer ikkeløsninger er der nok af

i ministeriets notat desværre anføres

færøerne sidestilles med andre danske

hvorfor sidestilles færøerne

erindre om at færøerne er en del af den danske stat

her er der noget man må ændre på

blandt andet på boykotten som eu indførte mod færøerne for snart ti måneder siden

eu udviser en arrogance som kun stormagter lægger for

civiliserede storbysamfund i europa stiller sig truende over for

det er derfor fuldt forståeligt at landsstyret har anlagt to sager mod eu både ved ved fn

er staten på kanten af grundloven med sin boykot af egne statsborgere

politiske signaler fra færøernes landsstyre om at en afslutning på konflikten nærmer sig

regeringen og landsstyret nu evaluerer forløbet og gør alt for at forhindre at lignende situationer opstår fremover

fra sambandspartiets side har vi gang på gang forsøgt at få svar på et centralt spørgsmål nemlig færøske og grønlandske bankers stilling hvis danmark tilslutter sig det

banktilsyn regeringen har en forpligtelse

at bringe klarhed over dette spørgsmål

erhvervsministeren har her

tingets talerstol sagt at tilsynet med færøske og grønlandske banker vil blive

der vil blive fundet tilfredsstillende løsninger på spørgsmålet

alligevel savner jeg fortsat et mere konkret svar og det vil jeg høre om statsministeren vil afgive her i dag

i sin tale her til morgen sagde statsministeren at i rigsfællesskabet finder vi fælles løsninger i den forbindelse vil jeg minde om at der stadig mangler en løsning på sagen om

femte marts

han sagde at han ville se på hvordan regeringen kan rette op på det urimelige i

to tusind og tolv måtte undvære disse ydelser nu må vi høre hvad løsningen er

vil statsministeren orientere folketinget om løsningen

jeg håber at regeringen vil iværksætte

end eu borgere når det for eksempel

som nævnt er de lyse nætters årstid over os

på et nyt udfordrende folketingsår hvor fælles resultater skal

udvalget skal sammentræde og drøfte hvad der kan gøres eventuelt ved at skrive en beretning eller andet der måske kan sætte lidt skub i sagen så bemærkede jeg mig

ordføreren ligesom har skærpet tonen lidt i forhold til danmarks deltagelse i den her eu boykot på fiskeriområdet er det sådan at der er stor utilfredshed i færøerne med at danmark har stillet sig

jeg starte med at huske regeringen og ministrene

besluttet at vi skal bekæmpe grænsehindringer så

forhandlinger for øjeblikket og jeg kan se

portalerne og aviserne at landsstyret og eu er

nødvendigt er hvis der kommer en løsning på sagen men det gør vel ikke noget om jeg husker regeringen

vi kommer i disse situationer det var altså meningen med mit

det en ting man har tænkt sig at forfølge

kan komme i en situation hvor vi mener at nogle bryder grundloven så jeg vil da gerne høre om det er noget ordføreren ligesom vil forfølge videre eller om det er sådan at hvis der kommer en aftale hvad vi alle håber

det allervigtigste er at man undgår den slags konflikter i fremtiden og så gør

som skal løses så det er mere et signal til regeringen om at det er et enigt ting og det må man respektere og arbejde

hvilken indsats regeringen har gjort her

og jeg kan godt sige med det samme

er det sådan at det er landsstyret og regeringen der taler sammen

vække interessen for dette forfatterskab er der noget som europa har brug for i disse dage er det den gamle wienerforfatters tankegods efter at set filmen genlæste jeg zweigs mesterværk verden af i går

siden hvordan alt det han værdsætte blev knust i første verdenskrig derefter glæden ved den materielle

åndelige genrejsning

sidst hvordan hans genbo igennem en periode

hitler fik støtte til at knuse

inflation og terror epidemier og emigration

fascismen i italien nationalsocialismen i tyskland bolsjevismen i rusland

som har forgiftet vor europæiske kulturs blomsterfylde det blev min lod at stå som værgeløst og magtesløst vidne til menneskehedens ufattelige tilbagefald til det man forlængst troede glemt barbariet med antihumanitet som bevidst og programmatisk dogme zweigs erklærede formål med tilværelsen var at aflokke livets grove materie det fineste det blideste det subtileste det har gennem kunst og kærlighed krigens formål eller i hvert fald krigens konsekvens er jo det modsatte og det der gør det så urovækkende at læse hans beretning er at ingen så de to krige komme

lade sig gøre det kunne ikke lade sig gøre men det skete alligevel og en fællesnævner for

den vulgære nationalisme stefan zweig

hele taget være varsom med at drage politiske

kunstnere til indtægt for politiske holdninger men en drivkraft i hele hans virke var ideen om det åndeligt forenede europa og forudsætningen for det åndeligt forenede europa

er vel den politiske og økonomiske forening derfor tror jeg at stefan

princippet om det tætte samarbejde

områder også integration der gør os så afhængige af hinanden at nationalismen ikke kan blusse

op igen uden også at ramme dem som tænder dens fakkel at de kræfter i europa først og fremmest front national og

der ønsker at genrejse grænserne og trække store lande ud af eu fik så stor opbakning ved europaparlamentsvalget viser at de erfaringer vores verdensdel gjorde i sidste århundrede allerede er ved at fordampe ud af den kollektive bevidsthed det er i sig selv sundt at de etablerede partier og strukturer bliver udfordret

videreformidle ånden bag the grand budapest hotel og andre klarsynede røster men selv om eu er nødvendigt

i øjeblikket forvalter eus magt

tog sig ret til at iværksætte sanktionerne mod færøerne den danske regering har efter omstændighederne forsøgt at

men det var også forkert af regeringen ikke at stemme nej

undlade at stemme da eu tilvejebragte det instrument som gav unionen en hjemmel til denne form for folkeretligt mere end tvivlsomme magtanvendelse efter en lang og sej kamp ophæves sanktionerne formentlig i denne uge og jeg er lidt stolt af at man fra færøsk side for det første havde nerverne til at holde fast og ikke lod sig bøje selv om presset var enormt og prisen meget høj og for

det andet havde modet til at rejse to internationale sager imod eu der uden tvivl har været med til at

kommissionen i knæ det er jeg lidt stolt af fordi færøerne ikke kun har kæmpet for sig selv det må jo ikke blive således i europa

som den europæiske union skal forebygge når unionens ledere selv lader retssikkerheden og argumenternes kraft vige og den politiske og økonomiske magt vinde så forbryder de sig selv imod eus idé og legitimitet i dette tilfælde har færøerne der står uden for eu været i bedre samklang med stefan zweigs ånd og målet om et forenet europa end selve kommissionen i bruxelles

er i virkeligheden i hvert fald i visse tilfælde de centrale regeringer der kan kaldes nationalistiske i ordets negative forstand det er for eksempel

i catalonien der repræsenterer den vulgære nationalisme men regeringen i madrid når den nægter at anerkende catalanernes ret til at vælge

egen kurs og i det omfang europa kommissionen i dette spørgsmål støtter den spanske regering er også den skyldig i antieuropæisk virksomhed hvis vi med europæisk altså forstår det som stefan zweig talte om

stand til at håndtere balancegangen mellem fællesskab og selvbestemmelse man må i sin higen efter bedre integration ikke overse at trangen til at være sin egen herre og repræsentere sig selv er dybtfølt den er i sit udgangspunkt en positiv følelse og kraft og mennesker er villige til

rigtig meget på at realisere den som eneboeren bjartur siger i

laxness store roman frie mænd det er bedre at sætte fødder under eget bord end at spise kød spørgsmålet er altså ikke kun

der sidder ved bordet det er også væsentligt hvem der ejer bordet hvis denne trang til selvbestemmelse undertrykkes fra eus side kan det gå gruelig galt i unionen derfor burde alle eu venlige regeringer sige fra over for for eksempel spaniens trang til at gøre netop dette for eu bør være folkenes fællesskab ikke kun staternes fællesskab en undersøgelse jeg for nylig fik foretaget viser at et flertal af den færøske befolkning ikke ønsker en tættere tilknytning til eu én grund er naturligvis at unionen i så høj grad er en klub for stater og det har desuden uden tvivl påvirket resultatet at undersøgelsen blev lavet i skyggen af sanktionerne

det er i øjeblikket ikke denne vej færøerne ønsker at gå jeg er ikke enig med flertallet i dette spørgsmål men sådan er

også rette ind over for befolkningens flertal på den anden side finder et klart flertal det vigtigt at færøerne forbliver i rigsfællesskabet og derfor bør vi sørge for at fællesskabet fungerer så godt som muligt i praksis diskussionen om fællesskabet bør ikke kun være en tenniskamp mellem dem som siger ja og dem som siger nej til selve fællesskabet

også bestræbe bestræbe os på at gøre det der er så optimalt som muligt det er grunden til at jeg sammen med

fremsatte forslaget om at vi systematisk skal gå i gang med at fjerne hæmmende grænsehindringer i rigsfællesskabet jeg vil på det kraftigste anmode regeringen om at gå i gang med dette arbejde hvis første resultater både virksomheder og enkeltpersoner venter meget spændt på i forhold til andre lande har danmark vist stor forståelse for færøernes ønske om endda meget vidtgående selvstyre denne politiske forståelse er meget afgørende men et klart flertal af de færinger der har taget stilling mener at færøerne skal have sin egen grundlov eller lad os kalde det en styrelsesordning hvor man netop definerer sig selv både indadtil og udadtil blandt andet i

og hvor man også får en mere tryg grund at stå på end kun den politiske forståelse det bør den danske regering og dets embedsværk være imødekommende over for når sagen igen bliver aktuel det er undskyld udtrykket for dumt at sige at den danske grundlov allerede sætter grænserne for forholdet mellem danmark og færøerne således som det bliver sagt af alle danske regeringer uanset om de er røde eller blå ikke en eneste stats eller folkeretskyndig der ikke arbejder i et ministerium siger andet end at dette simpelt hen er forkert der er tale om et politisk statement som er en klar fornægtelse af virkeligheden der er for meget newspeak over det når man taler om ligestillede parter i rigsfællesskabet og samtidig siger at grundloven udgør rammen for grundloven siger intet om færøerne og intet om rigsfællesskabet

i forbindelse med at finde løsninger på de ikke så få sager som befinder sig i grænselandet mellem danmark og

holde sig fra det der eu og jeg synes netop at det nys overståede

at eu ikke er noget værn imod nationalisme tværtimod netop den centralisme det bureaukrati og magtarrogance som også det færøske folk har mødt

noget der avler nationalisme

jeg ved at statsministeren skal til færøerne i næste uge

nogen kunstnere der vil underholde i forbindelse med det

statsministeren skal deltage i nu håber jeg sandelig ikke det er som en protest imod

på færøerne at i snart to år har kunstnere boykottet alle offentlige arrangementer fordi man protesterer mod nedskæringer

på færøerne derfor var der ikke nogen

sidste gang hun var på færøerne og det bliver der heller ikke denne gang sidste gang mødtes alle kunstnerne nede på en strand ved thorshavn for at grille pølser over et bål mens statsministeren var sammen

enige om målene

en tusind en hundrede dage fandt herre lars løkke rasmussen vej til talerstolen her som ordfører for venstre

del af venstres formandskab

tja hvad skal man sige

hvert år venstre derimod vil nulvækst

over venstre og konservative til dansk folkeparti herre lars løkke rasmussen

at det er nuancer

vil oppositionen skære

op liberal

vil have minusvækst venstre og konservative vil have

kø når det handler om skat reformtempo og en vision for danmark

den eneste der har meget

hvis oppositionen skulle få regeringsansvaret

vil gå i gang med at eksperimentere

tydeligt for enhver

det seneste år er otteogtyvetusind flere kommet i arbejde

boligmarkedet har det bedre danmark er i fremgang

en europæisk patentdomstol

med næsten halvfems nye forslag regeringen fortsætter en sikker kurs med en ansvarlig økonomisk politik og fremsynede reformer en politik

regeringen har derimod mere end tre milliard kroner ekstra hvert år

i danmark igennem mange år men det er penge som vi har brug for når vi skal sende flere ældre til

når vi skal uddanne flere unge

unge skal have en god uddannelse at han ønsker at udvikle vores velfærd

og det er lige lovlig fiffigt

og nulvækst som tres øre for hver hundrede kroner lige lovlig fiffigt noget firkantet sagt

seks milliard kroner det næste år ni milliard kroner året efter det bliver så til tolv milliard kr og jeg skal spare forsamlingen for at gå hele vejen op til

det første år hvis de virkelig vil skære kraftigt på udviklingsbistanden og beskæftigelsesområdet

for slet ikke at tale om de efterfølgende år

er en grænse for hvor mange gange man kan klippe håret af en skaldet og venstre skylder

hvor hård en prioritering deres nulvækst egentlig er

fremlægge en flerårig plan for

forundring og bekymring lige dele vil jeg sige set den ene venstremand efter den anden

give udtryk for at kommunerne har

at det ganske enkelt ikke er korrekt kommunerne kan bruge godt tre hundrede million kroner mere næste år de får nye

manglede kommunerne sidste år tyve milliard kroner

og bedt ham om at fikse det

ikke er nogen eksakt videnskab

fejlskud fra folk som ellers siger at

jo er vokset med nul procent i to tusind og tolv med nul procent i tretten

og tyve så skulle det vist være helt

halvdel af venstres formandskab så åbenbart slet ikke er klar over er blevet skrevet

for målrettede skattelettelser i bunden

forvirring om venstres skattepolitik

i folketingssalen det kunne vi ikke få svar på i dag

end venstre konservative og dansk folkepartis skattereform fra to tusind

da han tidligere i dag gav udtryk for at de to skattereformer sådan nogenlunde trak i samme retning

samme som at sige

frugter det jo rigtigt nok men det betyder ikke

samme frugt herre lars løkke rasmussen

som gav den største sænkning af skatten på den sidst tjente krone siden indkomstskatten blev indført i nitten hundrede og tre

venstres

mange mange år

reduceres antallet af personer

og halvtredstusind til ethundredetusind personer altså med en tredjedel

kan lære af at krydse øresund

man fundet ud af at danmark har tohundrede og halvtredstusind for mange

vi har gennemført en række reformer

i beskæftigelse

som vi kan være stolte af

at ledige hurtigere i varig beskæftigelse

og vi håber selvfølgelig at de her forhandlinger resulterer i nogle løsninger der gavner de ledige

vi kan lære men det ville

man ikke bare slyngede nogle tal ud i debatten

i forhold til hvilke reformer man vil gennemføre for eksempel for at nedbringe antallet af mennesker der får en overførselsindkomst

skattekroner var med til at finansiere at nogle kunne hoppe over køen hos lægen

kroner til de allerrigeste danskere

at halvere dagpengeperioden

at gå op imod social dumping

én mærkesag og det

at de peger på venstre fordi man i nullerne havde et så fint samarbejde

jo mere jeg hjælpe mig selv

samarbejde som venstre

nu vil fortsætte nu skal liberal alliance

også være med det skal nok blive kønt

endnu en gang vi har ikke ændret på reglerne for at kunne få asyl overhovedet og i forhold til familiesammenføring

hvor de var i to tusind og ti

at udlændingepolitikken som blev ført i to tusind og ti af venstre og konservative og dansk folkeparti var en slap udlændingepolitik nej regeringen fører en udlændinge og integrationspolitik som

er robust og retfærdig

nogle prioriteringer som vi finder er

da afskaffede vi venstre konservative og dansk folkepartis fattigdomsydelser

liberal alliance om øget fokus på udrejse

fokus på det her med at rejse ud af landet hvis man ikke kan opnå asyl

som vi har afsat penge til det er aktive valg som vi har truffet fordi vi gerne ville forbedre vilkårene for mennesker her står regeringen

hvad vil oppositionen vil liberal alliance ikke stå

med børn vil det konservative folkeparti endnu en gang lade

pointsystem som bygger på et eller andet uddannelsessnobberi som jeg egentlig troede vi havde lagt

regeringen i mange ting

med regeringen i at danmark skal være et engageret medlemsland i eu et

for borgere og virksomheder i danmark så meget står efterhånden klart efter al den snak vi har haft

danskerne et ærligt svar på når regeringen og i øvrigt tror jeg et stort flertal her i folketinget ønsker at være så tæt på kernen som muligt

mener vi er i danmarks interesse

hvis venstre og dansk folkeparti kommer til magten

fra det skylder de at fortælle os

alt det vi har prøvet at skabe i forhold til at gå op imod social dumping

lønninger der er under pres det er jo bare sund konkurrence ifølge la

at det konservative folkeparti siger det som venstre tænker og det er egentlig meget befriende at høre det når herre lars barfoed siger topskattelettelser

er det fordi han mener topskattelettelser og ikke nogen skjulte dagsordener for nylig udtalte herre lars barfoed

jeg mig ud som socialdemokrat

lars barfoed er herre lars barfoed

egentlig nemmere at samarbejde regeringen har

gode beslutninger sammen med sf og enhedslisten

skår i vores solidaritet og vores fællesskab fru pia olsen dyhr og

dagpenge lad mig minde om at regeringen for et år

aftalte i to tusind og

at vi forhåbentlig står sammen om en løsning der giver mulighed for en uddannelsesydelse og en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for nylig har regeringen så præsenteret et ambitiøst udspil til en reform af beskæftigelsesindsatsen vi vil sætte den

særlig til dem har fået mindst

skabe flere arbejdspladser med historisk høje offentlige investeringer

jeg synes vi kan se tilbage på et folketingsår hvor vi har fået løst nogle vigtige sager i rigsfællesskabet vi har sikret at de juridisk faderløse nu kan få at vide

deres far

spørgsmålet om at sjældne jordarter nævnes i bemærkningerne til følgelovforslaget til storskalaloven

andre sammenhænge

udviklingsprojekter i grønland som vedrører uran eller sjældne jordarter rejse spørgsmål af udenrigs forsvars eller sikkerhedspolitisk karakter og til

følgeforslaget til storskalaloven

om lovforslaget her i danmark og i de drøftelser

at her er noget vi skal være enige om inden der gennemføres projekter der vedrører uran og sjældne jordarter og her

som landstinget har tilsluttet sig og som folketinget også kan bakke op om fru sara olsvig nævner at det vil være mere hensigtsmæssigt med en med en generel samarbejdsaftale om udenrigs og sikkerhedspolitikken en aftale som så

at regeringen er enig

har arbejdet for og det vil regeringen fortsætte med at arbejde for nu er vi så i en konstruktiv dialog med grønland om de overvejelser som vi fra dansk side gør os om de udenrigs

aspekter der er vedrørende sjældne jordarter

fru sara olsvig for samarbejdet her i folketinget og selvfølgelig også ønske held og lykke i hvervet som partiformand herre edmund joensen har som sædvanlig

drøfte grænsehindringer

om og det håber jeg munder ud i at vi kan komme af med grænsehindringer

det betyder noget for os alle sammen de sanktioner

er indført fra eus side i forhold til

nu er en aftale om makrelfiskeriet mellem eu norge og færøerne det er godt og jeg håber også at det kan føre til at vi får en løsning hvad angår sildefiskeriet

men både færøerne og danmark

skulle slå skår i vores forhold og landsstyret har som jeg opfatter det

for danmarks situation som medlem af både eu og rigsfællesskabet det giver herre sjúrður

også udtryk for i dag og det synes jeg er meget meget vigtigt at få

europa

jo ikke er sådan at danmark har stemt for sanktionerne vi stemte faktisk imod og man skal også huske om dette

at vi jo har tilbudt færøerne at danmark

sanktionerne foruden og det har vi ment i ret lang tid og regeringen er fortsat

skal nås ved forhandlingsbordet og ikke i støvede retslokaler det mener vi

det her folketingsår har vi opnået gode resultater her i folketinget

det går fremad

nu skal vi holde kursen og jeg vil sige det helt klart

hverken med ufinansierede skattelettelser eller med ufinansieret velfærd

og sikker kurs hvor vi holder sammen på danmark

noget mere om nu bliver vi for eksempel skoset for skattereformen i to tusind og ni og de alt for mange skattelettelser vi åbenbart gav til de velstillede

de ikke rullet tilbage hvorfor har regeringen fundet det nødvendigt at give endnu flere topskattelettelser dagpengereformen hvorfor er den ikke rullet tilbage jeg forstår det ikke

bare gerne bede statsministeren om at bekræfte eller at afkræfte at den samlede serviceramme til kommunerne i to tusind og femten i medfør af den kommuneaftale der blev indgået i sidste uge

er mindre end den ville have været hvis der havde været fuld

eller afkræfte

hen forsynet med nogle forkerte oplysninger for efter alt hvad jeg ved er det sådan at den samlede serviceramme hvis man ellers ville have korrigeret for fuld pris og

ville have været en halv milliard større end

kritiserer herre lars løkke rasmussen mig for at stille spørgsmål

venstres skattepolitik jeg tror

engang selv og han

venstres formandskab hvad er venstres skattepolitik man vil sænke alle mulige skatter men vi har stadig ikke set en samlet plan fra

men i årene frem når der er mange spørgsmål

år færre penge når der tages højde for pris og lønfremskrivning end de har i år en halv milliard mindre

et faktum fra en statsminister som står og skoser os andre for udgiftsstop så kan

forstå at det er fordi man har noget i baghånden

til finansloven nuvel det har vi jo ikke set endnu jeg mangler simpelt hen et svar på om det kan bekræftes eller ikke bekræftes at den samlede serviceramme der er aftalt for kommunerne er udtryk for realvækst

må jeg sige til alt det her med at vi ikke giver svar på noget at vi jo giver masser

regeringen har ligesom gennemført alt det man skal

bare sætte sig og vente toget er på sporet vi andre har godt nok lagt sporet ud og nu kører det der er ikke i dag én eneste ambition udtrykt på danmarks vegne

korrekt kommunerne har mulighed for at bruge tre hundrede million kroner mere næste år end de havde i år og

vi løfter sundheden og vi løfter folkeskolen

bedre kommuneaftale

for eksempel kræftbehandling så venstre skylder stadig at fremlægge en samlet plan for deres skattepolitik for deres beskæftigelsespolitik for deres nulvækstpolitik vi har endnu ikke fået

det bliver også interessant

gentog hvem der er tysklands bud på en kommissionsformand

og ideen i den her omgang er jo at man

en mere demokratisk proces hvor man diskuterer tingene

jeg gerne spørge statsministeren hvem danmarks bud på en kommissionsformand

dengang vi blev afkrævet svar

hvad der skulle ske hvis oppositionen

den nuværende opposition

småting man er uenige om udlændingepolitikken den økonomiske politik og som jeg også sagde selve fortegnet for om man skal have minusvækst

plusvækst i den offentlige sektor så det spænder altså ganske vidt og det vi mangler er

svar fra nogle af partierne på hvordan de egentlig vil gøre det selvfølgelig også

man går i gang med hvis man beder de fire partier om at

kan få at vide af danmarks statsminister hvem danmark peger på som kommissionsformand så det er mit ønske at vi får

at vide hvad det er for nogle kvalifikationer man tillægger værdi når man

så skal finde den endelige men altså hvem er det danmark peger på

sådan at man sikrer at eurolandene ikke stikker af men at man holder sammen på de otte og tyve medlemslandene også i sager som vedrører os alle sammen

at vi har vores nærhedsprincip

traktaten i alle afkroge for at finde nye initiativer der skal man bruge nærhedsprincippet

en række ting som vi går ind i de her diskussioner med og som ikke handler om navne men som handler om prioriteter for

enig med statsministeren i at vi i sommeren to tusind og tolv

mennesker der har mistet deres økonomiske sikkerhedsnet og som

enten i arbejde eller tilbage på en eller anden form for ordentlig ydelse

at kigge på genoptjeningsretten så

dengang men det passer jo ikke så det står stadig

hvorfor dansk folkeparti egentlig gik med til en så brutal indfasning af dagpengesystemet

udbedre igennem mange forsøg

hurtige indfasning får ret til en uddannelsesydelse og en midlertidig arbejdsmarkedsydelse

for eksempel kigger på arbejdsmarkedsydelsen

at den jo er fjortentusind

selv om man er gift og

vi jo en meget fornuftig løsning for de mennesker som

fireogtredivetusind mennesker

komme tilbage på dagpenge hvis man nu er bygningsarbejder

men

det kræver for at komme tilbage i dagpengesystemet

mere end noget andet mere end nogen regler mere end beskæftigelsesplaner

flere kommet i beskæftigelse det er jo lige præcis det de arbejdsløse har brug for og jeg tror altså at det er den vej

er de arbejdsløse og de langtidssyge og mennesker med handicap der kommer til at betale prisen det forstår jeg man kan være stolt over men det jeg ville spørge ind til

det her med beskæftigelsen

en kendsgerning at beskæftigelsen i dag er væsentlig lavere end den var på noget tidspunkt i to tusind og ni da det gik rigtig godt i to tusind og ni var den oppe at ringe med små tre millioner beskæftigede så falder den drastisk i løbet af det år og siden da har den ligget omkring de to

millioner beskæftigede plus minus i øjeblikket er den minus altså under to

og så er mit spørgsmål bare om ikke det kunne give anledning til overvejelser over om den økonomiske politik nu også er

hvad vil statsministeren gøre for at skabe nogle rigtige arbejdspladser og ikke bare

kan skabes arbejdspladser i danmark

som ordføreren siger at krisen

hård ved danmark og ikke mindst de mennesker som sidder yderst på arbejdsmarkedet men så meget mere grund er der til at glæde sig

det seneste år sikret at otteogtyvetusind flere er kommet i beskæftigelse

noget for de mennesker vi snakker om her at de rent faktisk har fået et job

statistikken og den er jo heller ikke opmuntrende hvis vi tager

faldet med fireogtyvetusind personer der er blevet femtentusind færre heltidsbeskæftigede og ni tusind færre deltidsbeskæftigede og arbejdsstyrken er også faldet

slås om tallene hvad vil statsministeren gøre

har taget lidt mere ansvar end andre og sådan er

en situation hvor der er otteogtyvetusind flere der er kommet i beskæftigelse

ordføreren specifikt om den grønne investeringsfond og igen vil jeg sige at det synes jeg lyder som et spændende

at gennemføre det radikale venstres partiprogram

på den måde men så må jeg sige om hvad socialdemokraterne regeringen har lagt frem

i løbet af de seneste tre år vi ser også resultatet af det nu det går bedre i danmark vi har den laveste arbejdsløshed i fire år vi har

i en situation hvor otteogtyvetusind flere er kommet i beskæftigelse vi har netop lagt en beskæftigelsesreform frem som vi gerne vil forhandle med folketingets partier vi har lagt en vækstplan frem som indeholder næsten halvfems forslag til at forbedre rammerne for virksomhederne

udmærket er klar over

hvilken vej danmark skal udvikle sig

vi jo et helt almindeligt lovprogram når vi mødes i oktober igen

vi give udtryk for hvad regeringen gerne vil

og nogen misforståelser

hundrede tyve procent inde

beskæftigelsesreform jeg tror ikke er så mange der

men vi har altså i ti år fra to tusind og et til

holde sammen om en borgerligt ledet regering

lade sig gøre igen jeg synes hellere at statsministeren skulle drage

helt på linje med det herre simon emil ammitzbøll netop sagde

at socialistisk folkeparti

som statsministeren egentlig gik til valg med har forladt regeringen fordi sfs folketingsgruppe var uenig i det sfs ministre gjorde i regeringen og enhedslisten kan statsministeren jo aldrig

med til økonomisk politiske aftaler så sent som i finansloven måtte vk jo hjælpe statsministeren med at få en finanslovsaftale i hus så at drage omsorg for sine egne tror jeg er

som vi forhandler vi forhandler om en vækstplan med næsten halvfems initiativer

efter sommerferien ligesom vi har lagt en

at regeringen ikke lægger sin politik frem det tror jeg

også henvise til den publikation vi har lavet som hedder regeringens resultater

kan man se det hele i en helhed og det er jo noget vi

arbejdstøjet eller en regering som lægger ting frem

kommer bag på mig det er bare sådan at man

syn for sagen

på at sige at der er to og tyve milliard kroner mere i to tusind og tyve hvis vi ikke laver nulvækst i den offentlige sektor

skulle diskutere andet end kvantitet

velfærd i danmark på hvor mange penge der kan postes ind i den offentlige sektor velfærd måles blandt andet på hvor mange mennesker der har et job og kan klare sig selv uden at få hjælp fra det offentlige se

velfærd det er virkelig frihed til folk at de kan tage ansvar for deres eget liv og det er det vi skal satse på der er så det gode ved det at hvis vi kan føre en erhvervsvenlig politik som gør at

job i en privat virksomhed så bliver de offentlige udgifter lavere

det er den måde regeringen skulle prioritere på i stedet for

det som en succes i sig selv

der var det konservative folkeparti jo med

på arbejdsmarkedet det vil sige at det bedre kan betale sig økonomisk for den enkelte at påtage sig et arbejde

at man har et arbejde

på god og forsvarlig vis

om man kan få den behandling man skal have når man er syg

at der i den her regerings tid er blevet syttentusind færre kommunalt

der er blevet færre offentligt ansatte jeg tør ikke stå på mål

er selvfølgelig færre offentligt ansatte fordi vi har haft den økonomiske krise

sektor og egentlig ikke havde styr på budgettet

hører statsministeren og andre socialdemokrater tale

sommer sol og søndag hver eneste dag

vi nu kan få bekræftet at der er syttentusind færre ansatte i kommunerne og det er der blevet i den tid hvor

gjort og derfor er vi nu i en situation hvor vi

der er kommet færre ansatte end dengang hvor venstre og konservative lod budgetterne løbe løbsk og nu har vi så fået styr på tingene

nu kan fru inger støjberg jo ikke få ordet igen

klart i dag at hvis man havde kørt med venstres nulvækst i alle årene

ansatte i den offentlige sektor

være rigtig rart hvis venstre efterhånden ville bekræfte

genindføre den optjeningsordning som jo var noget dansk folkeparti lavede sammen med den tidligere regering den gjorde at vi i hvert fald i en to årig periode

haft et kortvarigt ophold i danmark men efterfølgende

opholdt sig i et andet land for eksempel et østeuropæisk land

regeringen med på men vi har trods alt formået

nævnte statsministeren også i sin tale her i dag så langt så godt nu står landene jo over for at skulle vælge en kommissionsformand for den kommission som regeringen er i dialog

statsministeren om den danske regering vil stille som betingelse for at støtte en fremtidig kommissionsformand at man får løst det her spørgsmål en gang

få og skal ikke rejse derhen hvor velfærdsydelserne er

man gerne vil have dem eu skal ikke være én stor velfærdsstat hvor vi udligner på tværs af grænserne nej eu skal være et sted hvor man har mulighed for at rejse for at tage arbejde i et andet

og med forskellig betoning i andre eu lande

den her problemstilling det er noget vi drøfter bredt

drøftet det med de nordiske statsministre da jeg var sammen med dem for nylig jeg har taget

kansler merkel med premierminister cameron med den tidligere franske statsminister

forrige tirsdag

rigtig mange danskere er rigtig trætte af at det er sådan

vi spørger fra dansk folkepartis side og

var det så ikke en idé at man fra dansk side stillede som krav for støtte til den kommissionsformand

der tager udgangspunkt i at vi jo i danmark og i

de nordeuropæiske lande har nogle klart mere favorable velfærdsordninger end man kender andre steder

hvis man fortsat skal udbetale dansk børnecheck

bulgarer eller polakker der har været her i en kort periode jeg kunne

tilføje at hvis det nu er statsministeren selv der bliver kommissionsformand man ved det jo ikke

jo være at statsministeren her i folketinget kunne love

skal gå ned og gøre vores indflydelse gældende

og stadig en stemme der bliver hørt i europa

vil have det præcis på vores måde får langt mere indflydelse ved bare at

som også vil afspejle de danske prioriteter det er sådan vi arbejder og vi kan sagtens få indflydelse på de her ting

men den er netop midlertidig

og vi står ikke bare med et indfasningsproblem

også behov for en permanent løsning

hen behov for at vi ændrer dagpengesystemet sørger for at det bliver mere

kommissioner der nedsættes af regeringen mener socialdemokratiet

acceptabelt at fjortentusind ryger ud af dagpengesystemet

men at vi tværtimod har sikret et forsørgelsesgrundlag

så fru johanne schmidt nielsen til at fjortentusind personer vil falde ud

holdning er klar jeg synes det er åbenlyst at når fireogtredivetusind falder ud

socialdemokratiet mener at det dagpengesystem vi har

udfald skal vi bare være ligeglad med

som skal ændres og der får vi en dagpengekommission som

vores generelle økonomiske situation

økonomiske redegørelse som økonomiministeren har sendt ud

i to tusind og femten med et minus på otte og halvtreds milliard kroner hvis man skal fjerne det minus

det undrer mig stadig at man kunne finde på at synes at det var en fair skattereform

med for eksempel at afskaffe topskatten som liberal

mange penge og det er jo penge man så ikke kan bruge andre steder

fjerne topskatten at sige klart og åbent til de danske borgere at det selvfølgelig vil have indflydelse på

virkeliggøres og sagen er jo den at liberal

så er vi alle sammen enige om at det

og regeringen i den offentlige sektor

få del i deres egne penge

det ikke også velfærd for en almindelig familie

mere om året til sig selv og kunne bruge dem til en lidt bedre bil en ekstra ferie

måske lidt ekstra feriedage hvorfor er det kun velfærd hvis

tre millioner danskere og en særlig skattelettelse

problem med skattelettelser

de skal være finaniseret

at man afgiver muligheden for rent faktisk

service til borgerne

som mange mange danskere

et pressemøde for nylig

ikke størrelsen der er vigtig

at det ikke er størrelsen men effekten

effektivisere i den offentlige sektor det vil regeringen også gerne vi vil gerne effektivisere for tolv milliard

at have en vis udvikling i den offentlige sektor

mere behov for medicin og sundhedsbehandling og andre ting så

den enkelte borger og

altså antallet af offentligt ansatte for vi er i venstre helt enige i at man skal effektivisere for tolv milliard kroner de tolv milliard

når flere ældre får brug for hjælp fra den offentlige sektor

vi kan opretholde det serviceniveau vi har i dag

hvor meget man bruger i den offentlige sektor for man kan få den samme effekt ud

fiffigt med tres øre

øre om tre milliard kroner hvert eneste år

gør det en forskel jeg skal bare

og tyve publikationer beskrev hvordan nulvækst ville blive

jeg citerer det ikke helt korrekt for jeg har det ikke foran mig men venstre

statsministeren som en mulighed

at statsministeren i europa fremstår en lille smule skeptisk altså ligesom er med på den her skeptiske bølge og det bekymrer mig jo lidt når jeg ved at statsministeren så indgående har forklaret os at hun gerne vil tæt på kernen i eu hvordan kan sådan en skrækkelig fejl opstå hvordan kan david cameron

er perfekt til engelsk så det kan ikke

snakket om der kan være blevet misforstået men der

blevet sagt et eller andet der gjorde

bliver skoset af herre kristian thulesen dahl fordi nogle tidligere elever på den skole jeg har gået på i

en pris det er meget meget forkert og jeg bliver skældt ud for

sådan lidt for skeptisk eller det er måske den måde det er opfattet på det

at jeg siger præcis det samme her i folketingssalen når jeg deltager i debatter som jeg siger i europæisk sammenhæng

skal stå til regnskab for hvad der står i de britiske aviser

når situationen kan være opstået at david cameron har tænkt som han har og de britiske aviser

en leder af et eu skeptisk folk det er det indtryk man har af danmark

modvægt til de der betonføderalister

i eu som er blevet nævnt blandt andet juncker så fremstår statsministeren som en der muligvis er en lille smule på den rigtige kurs

dansk folkeparti jo af gud ved hvilke grunde havde anbefalet danskerne at stemme imod patentet vi blev aldrig helt klar over hvorfor

og det tager jeg som udtryk for at når samarbejdet giver konkret

forhold til at skabe danske arbejdspladser så

helt parate til at støtte

skulle placeres som et særlig eu skeptisk land

stemmer på partier som er ganske positive over for

ikke blev til noget på trods af at dagpengereformen og efterlønsreformen og alt det andet der skulle rulles tilbage ikke er blevet til noget på trods af at

i den offentlige transport ikke er blevet til noget og på trods af

at over de seneste to år er kommet syttentusind færre kommunalt ansatte i danmark

år når vi nu ved at der er blevet syttentusind

store år som venstre og konservative stod for i to tusind og ni

fået færre offentligt ansatte

budgetterne skride sådan som de gjorde under venstre og konservative

mangler svar på i dag er hvordan tingene havde været med venstres nulvækst venstre forsøger i ramme alvor at bilde danskerne ind

flere offentligt ansatte

end man kan få med en sr regering

til alt det her der foregår i datid og som statsministeren har brugt hele sin taletid på i dag

i stedet for at fortælle om hvad det er regeringen vil

at borgerne kan blive tilfredse med den offentlige service

at man de kommende år vil have guld og grønne skove i den offentlige sektor men jeg tror de forventer at man stille og roligt kan løse de udfordringer der er og det vil vores to og tyve milliard give en mulighed for

stadig mangler at give svar på helt basale ting

en år men i mange år fremadrettet og hvordan

spørgsmål

som jeg sammen med en række gode partifæller har stået bag vi har nemlig udnyttet vores demokratiske ret til at anvende de

systemer til at bede om at få lavet beregninger af hvad politiske forslag vil koste

almindeligt for os folketingsmedlemmer at benytte de her parlamentariske redskaber

hver eneste dag alligevel

særlig meget opmærksomhed i det folketingsår der er gået skræmmekampagne vissevasse og latterligt at bruge skattepenge på kommentarerne til denne bunke bilag var mange når jeg sådan dagligt læser udvalgsbilagene igennem

det så vi spurgte om det var såmænd bare helt stille og roligt en systematisk gennemgang

dansk folkeparti har fremsat enten i den offentlige debat eller på anden vis siden sidste folketingsvalg jeg skal gerne være helt ærlig vi har ganske givet ikke fået alting med vi har regnet meget konservativt det vil glæde herre lars barfoed vi har faktisk

den måde der på jysk hedder et håndværkeroverslag altså sådan godt og vel i underkanten af hvad det i virkeligheden koster

alligevel nåede frem til at denne samling bilag repræsenterer en samlet omkostning på en hundrede og fem og halvtreds milliard

kan enhver regne ud at det er fuldstændig skingrende urealistisk derfor synes jeg det var

her fra folketingets talerstol

at forklare hvad der egentlig er dansk folkepartis politik

der blot er en del af partiets overbudspolitik

lægge tingene frem men det forhindrer jo så ikke partiets ordførere i at skrive læserbreve om det eller trykke brochurer hvor forslagene er hovedbudskabet herre kristian thulesen dahl kom ellers i et af sine indlæg med et meget klogt ræsonnement da han sagde

for den politik vi lægger frem den politik vi forfægter derfor er det blot helt naturligt at vi beder dansk folkeparti ligesom alle andre partier i det her folketing om at forklare

det helt konkret er for en politik partiet lægger frem og ikke mindst hvad den koster som sagt

hundrede og fem og halvtreds milliard kroner det er ikke noget retvisende tal det er det næppe det skyldes bla

at det kan være meget vanskeligt at regne på dansk folkepartis mange løse forslag

også fordi der hele tiden kommer nyt til næppe var blækket tørt på vores beregninger før dansk folkepartis

øge det danske forsvarsbudget og det kostede så lige på den gode side af ti milliard kroner bum ja det kan i sandhed være svært at følge med når tulliarderne

min ret til at tage ordet i dag som privatist med en klar opfordring til dansk folkepartis formand

talerstolen og forklare os i folketinget og ikke mindst befolkningen præcis hvilke af disse mange forslag danskerne kan forvente rent faktisk er noget man vil arbejde for når jeg ser på dansk folkepartis optræden i medierne

ikke et billede af et ansvarligt ansvarligt parti det

hver en øre nej det billede jeg ser for mig er den lille dreng

af far til at købe bum for og som nu står henne i slikbutikken og taler om at købe hele butikken ja faktisk allerhelst hele chokoladefabrikken selv om pengene højst rækker til et hold kæft bolsje nu brugte jeg ordet bum

nok lige forklare at det er sønderjysk for slik det har altså ikke noget med grænsebomme at gøre

jeg har noteret mig at selv dansk folkepartis ellers meget tavse bagland har udtalt sig kritisk om den her overbudspolitik mon ikke også de savner et svar

det som dansk folkeparti siger lyder som piatisk men hvem vil for eksempel

have et bedre kloaknet problemet er bare at det hele ikke nytter noget hvis der alligevel aldrig bliver råd til det tidligere i dag kunne man høre herre lars løkke rasmussen sige at der ikke bliver råd

hvad er prioriteterne og i betragtning af de få

der plejer at være tilbage når herre lars

burde den liste som skulle præsenteres nærmest kunne klares med en kort bemærkning

bekræfte at hvis man slår op i kommuneaftalen for to tusind og fjorten på side tre

pris og lønudvikling

i serviceramme i kommuneaftalen gældende for to tusind og fjorten altså to hundrede og fem og tredive

fjorten hvis man så slår op i kommuneaftalen som netop er indgået

som gælder for to tusind og femten kan privatisten så bekræfte at der står at kommunerne har en serviceramme på to hundrede og fire og tredive

som jo altså er sammenlignelige fordi de gælder i to tusind og femten tal så får man en negativ udvikling i kommunernes serviceramme på

fem hundrede og tre og tyve million

nogle andre der har lidt svært ved at regne som jeg er heroppe for at tale om nemlig dansk folkeparti og deres en hundrede og fem og halvtreds milliard

respekt for at man måske ikke lige hørte detaljerne i statsministerens

at kommunerne har en serviceramme på to hundrede

den her kloakrydning derfor skal min simple

iblandt de mange bilag det ligger nemlig offentligt tilgængeligt og det gør samtlige

idé at gøre sit arbejde selv

et fantastisk flot stykke arbejde for virkelig at se på hvad partierne

er i orden det tror jeg ikke

ønsker kloaknet hvor der er huller og hvor rotterne kan komme op til overfladen og så

ligesom alle mulige andre partier herinde mener at vi i danmark skal

milliard kroner komme fra er det stadig væk dansk folkepartis politik at al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis og hvor kommer de en

er det stadig væk dansk folkepartis politik at førstehjælpskurser skal gives til alle offentligt ansatte der arbejder med børn og unge og hvor skal de fem hundrede million kroner komme fra skal der stadig væk oprettes et turistministerium og hvor skal de otte og halvfjerds million kroner komme fra skal vikingeskibsmuseet i roskilde stadig væk renoveres og hvor skal de fem og

komme fra skal det stadig væk være obligatorisk for alle elever i sjette klasse at få tysk i folkeskolen og hvor skal de tre og halvtreds million kroner komme fra skal der stadig væk gives mere i løn til fængselsfunktionærerne og hvor skal de tre og halvtreds million kroner komme fra

være vi ikke er enige i måden pengene frembringes på

på en lidt syret måde men de gør det dog

hundrede og fem og halvtreds milliard kroner

lade sig gøre hvis man er ligeglad med om der faktisk kan findes en

at man griner på forreste række men jeg mener faktisk

vi bør se hinanden i øjnene og sige at alle partier i dette folketing bør behandles ens

hvor man bare nøgternt må konstatere at alt

dagpengereform og en efterlønsreform

forsvandt til forskel fra

kørt kommunerne i stramme tøjler

selv om man var fuldt oplyst om hvad det var for en situation danmark var i

det var vist på tolv minutter

takst altså

der må jo være en eller anden

i den politiske debat det synes jeg bare jeg kunne

modtage et antal spørgsmål men det er

i orden når virksomhederne ansætter østeuropæere for at overleve altså virksomhederne jeg undrede mig jo lidt over den formulering det tror jeg også at der er rigtig mange arbejdsløse bygningsarbejdere og chauffører og mange andre som undrer sig over og derfor må jeg jo høre ordføreren hvad mener ordføreren egentlig med den formulering mener ordføreren at virksomhederne ikke kan overleve hvis de ansætter danskere ligger der i den formulering at danskerne er dovne eller at de stiller for store krav til løn og ansættelsesvilkår og at det derfor er helt i orden at virksomheder i byggeri transport og andre udsatte brancher

fyrer danskere i tusindvis for i stedet at importere billig østeuropæisk arbejdskraft er det det

set ikke laves mere politik statsministeren præsenterer ikke en eneste vision for fremtiden ud over det man har gjort og det der står i lovkataloget men vi har nogle udfordringer og vi har blandt andet den udfordring at vi har virksomheder der flytter ud af danmark fordi de ikke kan gøre det rationelt at drive virksomhed i danmark og vi har også den udfordring at en række virksomheder tyr til

ansætte blandt andet østeuropæisk arbejdskraft i en situation hvor vi sådan set har ledige danske hænder

eksempler på at det er svært at rekruttere

undskyld udtrykket lavlønsjob og hvor man derfor tyr til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i stedet for det er vi da nødt til at gøre noget ved og det er jo derfor at venstre peger på at vi bør lave nogle målrettede skattelettelser for folk på små indkomster sådan at det også bliver økonomisk attraktivt at tage et arbejde til overenskomstmæssig løn men i bunden af indkomstskalaen det var

som systematisk

for i stedet at importere billig arbejdskraft fra østeuropa sat i system af mere eller mindre lyssky vikarbureauer og andre bagmandsfirmaer det er jo dokumenteret og det bliver det stort set hver eneste dag tallene viser at det er den vej rundt det vender så spørger jeg herre lars løkke rasmussen synes herre lars løkke rasmussen at det er i orden at danske virksomheder fyrer og hyrer

tredive timersstilling helårsstilling på overenskomstmæssige vilkår på et hotel der i øvrigt arbejdsmiljømæssigt og på anden vis er i orden og efter to uger kun har én ansøgning fra en arbejdsløs jeg taler om de situationer jeg oplever når jeg tager rundt og besøger ganske almindelige virksomheder hvor man kan berette om at de stillinger der udbydes overenskomstmæssigt dækket ind ikke fremstår tilstrækkelig attraktive for dansk arbejdskraft for når man regner på hvad man ligesom taber

offentlige ydelser og andet så er gevinsten for lille

set en positiv dagsorden jeg sætter jeg vil gerne være med til at bekæmpe social dumping og der er jo ligesom to metoder

er jo at åbne det her arbejdsmarked

ikke at enhedslisten ikke siger hurra er jo ved at sørge for at folk med små indkomster har en større gevinst ud af at passe deres arbejde end de har i dag

jeg citerer

skal de tres øre bruges til frem til 2020 er det ti øre til børnepasning

til forskning er det seksten øre til sygehusvæsenet eller skal sygehusvæsenet holdes i de samme stramme tøjler som i den aftale man lavede med regionerne her den anden dag hvor man har squeezet dem hårdt

hvor stor en del af de tres øre skal bruges til kommunerne hvis overhovedet nogen eller er det ligesom den aftale man lavede den anden dag hvor de får mindre næste år end i år altså hvorfor skal jeg svare på hundrede kr når regeringen ikke selv kan svare

regeringen bruger hundrede kroner og tres øre

så spurgt om hvordan jeg vil disponere mine hundrede kroner af nogle der ikke vil give nogen svar på hvordan de vil bruge de sidste tres øre det er jo helt absurd at vi skal stå og fortælle om hvad vi ikke vil bruge penge på når dem der har lidt flere end os ikke vil give noget bud på hvordan pengene skal bruges

godt forklare hvorfor det er jo fordi regeringen gerne vil skabe et indtryk af at med seks

realvækst bliver det her landet med mælk og honning der kan man tage ud og føre valgkamp og uanset om man møder en folkepensionist en børnefamilie en arbejdsløs en kunstner en forsker en skoleelev en entreprenør så kan man sige

vi står for velfærd og de andre står for nulvækst

får i alle sammen det i ønsker derfor vil danskerne opleve det samme som sidst nemlig at man bunker en ønskeseddel op som man så ikke kan levere på bagefter vi vil prioritere en stor del af de penge vi kan frigøre til at lette byrderne for ganske almindelige danskere der går på arbejde

kommende år kræver det en vækst på cirka halvdelen af de

og derudover finde penge andre steder på budgettet og der er udviklingsbistanden som herre lars løkke rasmussen så gerne vil skære på langtfra nok så det er jo udfordringen er det ikke rigtigt herre lars løkke rasmussen at alene for at følge med de stigende behov som den ældre befolkning vil have

for at vi tager os ordentligt af dem de har slidt og slæbt kræver vi tredive øre om året ekstra

det demografiske pres

stod heroppe tidligere i dag og sagde at regeringen vil finde tolv milliard effektiviseringer og

da nødt til at ælte dejen om hvis vi skal sørge for at

et udgiftsbehov det vil der være når der bliver flere ældre det vil der være

ælte dejen om effektivisere

det er derfor vi helt åbent har sagt at vi synes at vi skal reducere ulandsbistanden vi synes vi skal finde nogle penge i beskæftigelsespolitikken vi synes

vi skal genskabe en ordentlig udlændingepolitik så man kan trække den milliard som den her regering foreløbig bruger ekstra på udlændingepolitikken end vi gjorde ind og bruge

gerne hvis man hellere vil bruge otte hundrede million kroner på udviklingsbistand end på for eksempel at gøre noget mere for danske ældre eller noget mere på

stillet et forslag om at alle frie satspuljemidler bruges i psykiatrien det vil regeringen desværre ikke være med til så vi kan ikke få helt den oprustning på en

der siger jeg bare og det siger vi i mit parti at møde en fn målsætning på nul

christian friis bach har en større paratviden end jeg har på det her felt det medgiver jeg gerne så jeg ville være glad for et nik

vi være i et eksklusivt selskab af kun fem lande i hele verden der nikkes

det synes vi godt vi kan være bekendt i en situation hvor vi også har andre udfordringer at håndtere

der er i dansk økonomi skal fordeles mellem ældreområdet sundhedsområdet forskning infrastruktur overhovedet det er jo fordi regeringen ønsker at der skal være konstruktiv uklarhed hvor alle vælgere når vi rammer valget kan sidde tilbage med følelsen af at den

til at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed og gå på arbejde er det kun den hundredkroneseddel nej det er da forhåbentlig mere når vi for

den der hundredkroneseddel kan sættes ind og gives i skattelettelser det er et udtryk for en politisk prioritering så siges der

tyve altså mig bekendt og det

christian friis bach fra før er det jo sådan at vi nu har fået en budgetlov hvor vi laver økonomi for en fireårig

set godt give håndslag på at hvis vi måtte vinde næste valg

i første række kun være for en fireårig periode så skal vi så møde vælgerne igen

jeg kan egentlig ikke forstå at socialistisk folkeparti ikke deler den

en prioritering om at føre en en skattepolitik hvor det næste målrettede skridt vi tager i forhold til at bringe indkomstskatterne ned er noget der virker

med små indkomster som er i den situation at gevinsten ved at stå op om morgenen smøre madpakker tage på arbejde arbejde en hel dag lang er forsvindende lille i forhold til at lade være

er et udtryk for vores politiske prioritering

vi har hørt en statsminister her ligesom skabe et indtryk af at nu er danmark på sporet det hele er færdigt det synes vi

en fuld pris og lønregulering havde der bare været nulvækst så ville der til næste år være flere penge i kommunerne end der er med den aftale regeringen har lavet med kommunerne

de korrektioner der er lavet i forbindelse med

er der netto de tre hundrede million kroner mere som statsministeren har omtalt flere gange i dag

minus i forhold til det der ville være med venstres politik det

så enkelt at sige at man har måttet lade tage sig i skole fra bageste række og erkende at man har taget fejl og at det regnestykke venstre har lavet i dag ikke passer for eksempel det herre lars løkke rasmussen selv

aftalen for næste år end hvis venstre havde gennemført sin nulvækst og det siger jo sig selv at hvis der ikke er nulvækst i den offentlige sektor men tværtimod er brugt otte milliard kroner mere i

er der ligesom mere at arbejde med og venstre kan ikke få held til at lave det regnestykke de har forsøgt

i aftalen for to tusind og fjorten

kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering inden for sundhedsvæsenet er flyttet fra serviceudgifterne til at stå som sin egen post det svarer til nitten milliard kroner det er de nitten ud af de fem og tyve venstre siger vi bruger mindre i kommunerne

de samme penge der bliver brugt de står bare på linjen lige nedenunder altså man skulle

man set hvordan man kunne lave en fejl på tyve milliard kroner nu forstår jeg bedre hvorfor det er så svært tak at få venstre til at lave en konkret plan når man

når man et tal som er fem hundrede og tre og tyve million kroner højere end det der er udtrykt i den kommune og økonomiaftale man lavede

begynder alle de finurlige forklaringer må jeg forstå om at det slet ikke af de samme opgaver og de samme kommuner og

jamen tag ud og forklar borgmestrene det alle de borgmestre der jo jo sådan set

at der jo nærmest ville flyve en flyver hen over deres kommune der ville kaste pengesække ud

hvad var det for en regering der kom til det var en regering der sagde vi har brug for en realvækst i danmark på en

daværende parti turnerede rundt i land og rige

pengene kom jo aldrig og det hænger jo sammen med at den her regering har holdt kommunerne i et jerngreb og kommuneøkonomiaftalen er også udtryk for et jerngreb

muligt man har reserveret et eller andet til efteråret fordi det ser sådan lidt finere ud når man kommer med sit eget finanslovsforslag at man kan strø lidt sukker på men hvis man kigger i kommuneøkonomiaftalen

når man korrigerer for pl er fem hundrede og tre og tyve million kroner

ikke kommet videre i prioriteringsrækkefølgen for

vide i

olsen dyhr lidt tidligere i dag

af nulvækstråderummet venstre vil bruge til skattelettelser i bunden

hvor mange penge skal så bruges til at lette skatten i toppen

for at sikre sammenhængskraften i vores samfund og det sted der har vores prioritet med de penge jeg kan se vi har til rådighed inden for en kortere årrække er i bunden af indkomstskalaen det er der vi har brug for at gøre noget for at gøre det attraktivt at være i job

for danskere i jobfunktioner

arbejde i jobfunktioner hvor man ikke får mange penge for det og hvor man ligesom må tåle at man i virkeligheden når det hele er regnet sammen ikke får meget mere

kan man så udtrykke forudsætningsvis på mange måder jeg tror at tallet er at hvis man

i hele det råderum alle de hundredkronesedler der blev viftet med før

en lo familie have en gevinst på seks tusind kroner

jeg husker det med det lille forbehold at jeg står her helt uden papirer men det har åbenbart ingen interesse for folkesocialisterne det har en kæmpe interesse for os vi synes det er et problem at vi siden krisen ramte os har oplevet et stigende antal østeuropæere lave arbejde i danmark i funktioner som ikke kalder på den store uddannelse samtidig med at vi har set et stigende antal danske arbejdsløse der burde udfylde de jobfunktioner og vi kan jo få øje på at et af instrumenterne til at bryde det paradoks

give nogle målrettede skattelettelser til folk med små

jeg i første gang herre lars løkke rasmussen optrådte med at man på ruths hotel ikke kunne få dansk arbejdskraft

i to tretten kunne vi så læse i de nordjyske medier og se i nordjysk tv at ruths hotel nu var i den situation at de takket være herre lars løkke rasmussens reklamekampagne væltede sig i ansøgere fra danskere der gerne ville arbejde på ruths hotel

og tretten gjorde det noget indtryk

han fik det nok ikke med i sine bilag

rasmussen igen den her vandrehistorie om forholdene på ruths hotel så henvendte 3f sig til ruths hotels ejer for at høre om man manglede arbejdskraft

arbejde for nylig og det var man lidt ked af men

set ikke arbejdskraft men det var da også sådan at 3f kunne skaffe alle de medarbejdere man ønskede på ruths hotel så kendsgerningen er at herre lars løkke rasmussen for at dække over venstres forsvar for social dumping ikke bare bagtaler arbejdsløse nordjyder ved at hævde at de ikke er villige til at arbejde også bagtaler en hotelejer i skagen som anklages for at ikke at ville ansætte disse danskere der gerne vil arbejde hvad de gerne vil men også ser bort fra det nyttige arbejde som 3f udfører ved at sikre at mennesker udfører arbejdet også til en lav løn også til en lav løn hvor der ikke bliver råd til ret mange sko i løbet af ti år hvis man skal op i herre lars løkke rasmussens standard kendsgerningen er bare at herre

rasmussen selv uden papirer selv uden dokumenter er i stand til at bevæge sig uendelig langt væk fra virkeligheden og fra sandheden og det

som passer det herre lars løkke rasmussen kører rundt med eller

væltede sig i dansk arbejdskraft i år har der været omtale af det rigtige i

har fået oplyst har man været i stand til at fremskaffe den arbejdskraft der er brug for men der arbejder både danskere og

har aldrig oplevet situationer med arbejdsgivere der har følt at

de der er det otteogtredivetusind østeuropæere der arbejder i jobfunktioner i danmark som ikke kalder på de store uddannelsesmæssige kvalifikationer er der bare eller hvad

eller hvad altså jeg synes bare når jeg tager rundt i landet møder jeg eksempler på det her problem den her udfordring der handler om at det for bestemte danskere af kød og blod i forhold til bestemte jobfunktioner ikke er forbundet med nogen nævneværdig gevinst at få det job og jeg synes da vi skal holde op med på den måde

folk om at udfylde nogle funktioner hvor de

ikke forstå at enhedslisten ikke melder sig som de

bag mig i ønsket om at få sat skatten

få de medarbejdere de gerne ville have

de også fået dem men der er nogle der hellere vil have at herre lars løkke rasmussen skal optræde i tv og afsløre at han udtaler sig i strid med kendsgerningerne

en diskussion om det her der tager afsæt i virkeligheden men i herre lars løkke rasmussens

afstemningen er

vedtaget herefter er forslag til vedtagelse